der er ikke stillet ændringsforslag

efter blot en enkelt henvendelse fra

kommissionen og uden at sikre sig nogen parlamentarisk opbakning der blev annonceret lovgivning til oktober sidste år det skete ikke og er stadig ikke sket så i øjeblikket administrerer den danske regering i strid med den danske lovgivning vedtaget i folketinget om børnechecken og har snart gjort

det er en helt absurd situation for venstre drejer sagen sig om hvorvidt udlændinge skal oparbejde ret til den danske børnecheck fra den første arbejdstime på det danske arbejdsmarked er det rimeligt eller er det ikke rimeligt vi mener ikke at det er rimeligt at adgangen til børnechecken skal være så let

det er rimeligt at man skal have bidraget i en periode for at man kan trække på en velfærdsydelse som børnechecken

netop derfor at vk regeringen indførte et optjeningsprincip så man først efter to års ophold i danmark havde ret til den fulde børnecheck det værn og den lovgivning som er vedtaget af et flertal i folketinget har regeringen valgt

efter at regeringen administrativt har valgt at ændre reglerne er der sket noget der minder om en kortlægning af hvordan andre lande håndterer lignende nationale ordninger og det burde regeringen hvis den da havde haft et forsvar for optjeningsprincippet på hjertet gjort for over et år siden andre lande har ved flere lejligheder været klar i mælet om at eu ikke skal være en social union at der skal være plads til forskellige måder at indrette sine velfærdssystemer på og den danske regering har desværre forholdt sig tavs i den debat statsministeren greb greb ikke opfordringen fra venstres formand da han for et par måneder siden skrev at hun skulle sætte sig for bordenden i forhandlingerne i stedet har vi forhandlet med skatteministeren og oplevet at alle forslag er blevet afvist optjeningsprincip omlægning til fradrag indeksering i forhold til

der hvor børnene opholder sig flytte børnechecken fra skattesystemet over til socialsystemet og så videre for for venstre er det afgørende at vi fastholder en hjælp til børnefamilierne men vi vil også have en rimelighed i hvad der skal til for at man får adgang til børnechecken regeringens tilgang er åbenbart at der alene er tale om et juridisk problem og ikke et politisk problem

man er på det danske arbejdsmarked så støtter venstre det foreliggende beslutningsforslag for det er en helt uholdbar situation at regeringen i snart et år har administreret udbetaling i strid med vedtaget dansk lovgivning regeringen har

og dermed administreret i strid med den lovgivning der er vedtaget i folketinget det er grotesk og derfor støtter venstre

partier der har godkendt de eu regler som griber ind i den danske lovgivning og for eksempel dikterer os at sende børnechecken ud af landet dikterer os

optjeningsprincippet skal foregå på en ganske bestemt måde så det i praksis bliver sat ud af kraft er ordføreren ikke enig i at det ansvar

på de principper som folketinget har vedtaget man står ikke

på at sikre en rimelighed i tildelingen af sociale ydelser det har regeringen valgt ikke at gøre og det må regeringen jo stå til ansvar

at hvis der er et optjeningsprincip

skal man medregne de perioder som eu borgeren har opholdt sig i andre eu lande

i så meget tvivl dengang man vedtog vkos

var noget som sandsynligvis ville være i strid med eu retten

hvem har ansvaret for den rodede situation vi er i det må da være de partier der har godkendt de eu

man det er rimeligt nu

det radikale venstre var imod da vk regeringen indførte optjeningsprincippet og derfor er det jo også belejligt for det radikale venstre at kunne sige

få den politik gennemført som vi inderst inde gerne

juridiske vurdering som regeringen har foretaget fra april sidste år til juni sidste år den kan folketinget ikke få udleveret vi kan få lidt brudstykker og

de her baggrunde der lå bag men den samlede juridiske vurdering fra regeringen i forhold til henvendelsen fra

var lovligt

og da kommissionen så retter henvendelse til regeringen vælger regeringen at lægge sig

andre sager som eksempelvis

folkepension derfor er det jo en politisk afgørelse om man vil stå op for de principper eller ej og det må jeg bare konstatere

eksempel på at det ikke er ligegyldigt

har så spurgt de fremmeste jurister i det her land

ved eu domstolen jeg har ikke hørt én jurist

og nu skal vi så høre venstre sige

juridiske område skal man forstå venstres holdning sådan

danmark burde tage den her sag og køre til eu domstolen med og sige

vi have prøvet hele vejen igennem og nærmest gøre os til grin

give et forsvar for de danske principper det har regeringen så valgt

gøre og så må jeg sige at i en

forstå at statsministeren mener at hvis der bliver tale om

for venstre drejer det her sig om rimelighed synes vi det er rimeligt at man fra den første time man arbejder på det danske arbejdsmarked optjener ret det mener vi ikke og jeg kan forstå at statsministeren

oplysning gav man ikke videre til folketinget dengang

fra den første time man arbejder skal have adgang til at trække på

også langt ind i socialdemokratiets rækker diskussion om hvorvidt det var rimeligt og om ikke den danske regering skulle have ageret anderledes i den her sag så kan man godt tage mange lange juridiske diskussioner det drejer sig om politik og den

at kronjuristerne i justitsministeriet underkendte det her optjeningsprincip få dage før det blev aftalt

er en politisk diskussion der handler om nogle prioriteringer

også nødt til at forholde sig til at der nu ligger nogle oplysninger der viser at regeringens egne jurister underkendte det her princip havde det været den omvendte situation

det over på det juridiske for det radikale venstre har jo været imod optjeningsprincippet og derfor er det jo belejligt for de radikale

nu kommer der en henvendelse fra eu kommissionen så kan man få noget man har været imod til at gå væk uden at skulle gå ud og tage det i en åben

og sige vi er grundlæggende imod optjeningsprincippet og

udtryk for at regeringspartierne åbenbart synes at

juridiske diskussion er mere interessant

har været afgørende når vi har hørt at der er tale om et juridisk problem men ikke et politisk problem

åbenbart har en forskellig opfattelse af hvornår man skal

reissmann kan kan nikke genkendende til

have leveret i en periode inden man kan få lov til at trække fuldt ud på ydelserne det synes vi faktisk er rimeligt det har jeg da i al stilfærdighed også bemærket at en del socialdemokrater synes

det hele drejer sig om her det er det som den socialdemokratiske formand for europa parlamentet jo siger nemlig at det er helt rimeligt at landene skal have værnsmekanismer

inden for

er det åbenbart ikke for man har ikke villet stå op for

fra venstre som ville kunne garantere

tydeligvis ikke

er et problem at man skal have adgang til børnefamilieydelsen til

optjene ret efter den første time

blevet affærdiget med juridiske diskussioner for venstre handler det her om politik og det kan jeg så forstå

er et problem for socialdemokratiet man synes ikke det her er et problem

udlægning som jeg her bliver præsenteret for jo nødvendigvis ikke

problem i forhold til regeringens fortolkning af eu retten og den danske lovgivning men jo ikke en klar stillingtagen til

det politisk er et problem at med den måde

har kronjurister i justitsministeriet til at vurdere det derfor er en ekstremt relevant diskussion jeg kan godt forstå hvis den er ubelejlig for venstres ordfører og

den kurs venstre slår ind på her når nu det åbenbart er så fuldstændig uproblematisk

hele den her diskussion understreger jo med al tydelighed hvor stort et svigt der skete fra april til juni måned

sidste år hvor regeringen får henvendelsen hvor man ikke foretager sig noget hvor man ikke har en dialog hvor man ikke drøfter noget med folketingets partier til at man så bare meddeler at man

vil administrere i modstrid med den lovgivning der er vedtaget i folketinget

set det det drejer sig om i min optik nemlig den pligtforsømmelse som regeringen har

for det lovgrundlag der var vedtaget i folketinget men i stedet for belejligt med hvad regeringspartierne stemte da optjeningsprincippet blev vedtaget og så ændrede

til venstres ordfører det er så ikke så meget et spørgsmål at jeg synes at det er kloge bekymringer man har kunnet læse om i pressen der har været internt i venstres folketingsgruppe

jeg tror altså at venstre får nogle gevaldige problemer

må den juridiske afgørelse den juridiske tolkning af en uenighed

det tør jeg ikke sige men i den sidste ende

altså eu domstolen der afgør rækkevidden af eus

regler der er det bare påfaldende at det er belejligt for regeringen fordi regeringen har været imod optjeningsprincippet da det blev indført

ændre praksis uden

derfor er det også afgørende det tror jeg også

forståelsen for det europæiske projekt at det ikke

forholde sig påfaldende tavs og ikke engagere sig i en debat som foregår i nogle af de lande vi normalt

sammenligner os med som den

socialdemokratiske formand for europa parlament siger skal der naturligvis være mulighed for at der er nationale værnsregler

venstres holdning at regeringen skal tage den her sag til eu domstolen

hver gang var der ikke noget svar overhovedet

for lang tid så nu er det også et problem at regeringen var grundig da vi fik en henvendelse fra

svaret var alle steder nøjagtig det samme her er vi imod eu retten

hvis den kom til eu domstolen vi ville blive til grin hvis vi gjorde det det er måske derfor venstre i virkeligheden ikke vil have at vi skal have den her sag til eu domstolen

at venstres ordfører konstant løb rundt om det spørgsmål som blev stillet meget klart flere gange

fakta er at vi ved fra juristerne at det her forslag er imod eu retten vi ved også fra herre lars løkke rasmussen formanden for venstre at han har samme vurdering og at det her mere er en politisk sag end det er et spørgsmål om at danmark skal leve op til de internationale forpligtelser vi alle sammen her i salen har besluttet at vi vil leve op til

europa parlamentet den femogtyvende maj altså den her måned

et spørgsmål om at danmark

indtil valget fordi man mener at man har en folkelig opbakning til et noget besynderligt standpunkt nemlig

så længe det tjener venstres interesser

når man ser på fakta i den her sag

sådan at danmark på de mennesker der modtager den såkaldte børnecheck

arbejder i danmark men bor i udlandet har

på to hundrede og fyrre million kroner om året det koster femten million

vi ikke kan opretholde det optjeningsprincip som v og k indførte i to tusind og ti vistnok imod anbefalinger

egne jurister det er i hvert fald det berlingske

beløbsmæssigt noget der kan give anledning

den store bekymring tværtimod har vi et klækkeligt overskud på det tilbage til den sag vi behandler

som i virkeligheden

at man alene på

baggrund ikke kan stemme for

samfundskontrakt i danmark som betyder at man bor arbejder og betaler skat i danmark før man optjener retten til offentlige ydelser så til socialdemokraterne er man egentlig for eller imod et optjeningsprincip er man egentlig for eller imod

vi har forsøgt er jo i de her forhandlinger at finde

forelagt et udkast til en aftale der indeholder tolv forskellige punkter hvor vi forsøger at finde en anden vej

jeg har ikke hørt venstre og konservative være imod det jeg har kun hørt venstre og konservative

et eller andet tåget om at det her skulle vi føre til eu retten og forsøge at få en dom vil vidende at alle jurister i danmark siger at den

så det her er et spørgsmål om hvorvidt vi vil overholde de internationale forpligtelser vi har og der er vores svar ja det er også et spørgsmål om

føre en sag som vi ikke kan vinde til eu domstolen og blive til grin og der er vores svar

det er slået udtrykkelig fast i edinburgh aftalen at det enkelte land helt bestemmer sin sociallovgivning

mener ordføreren at det det løfte eller det udsagn holdt vand når man kigger på hele forløbet omkring børnechecken og de andre velfærdsydelser

ville få nogen konsekvenser for vores velfærdsmodel og vores arbejdsmarkedsmodel nu har vi inden for det sidste års tid fået det ene eksempel efter det andet på at vi ikke bestemmer selv vi bestemmer ikke selv hvem der har adgang til de velfærdsydelser som det danske folketing beslutter og det er vel en del af sociallovgivningen at man selv bestemmer det så jeg vil gerne bede ordføreren forholde sig

sådan at ordførerens parti sådan set har bildt befolkningen noget ind som ikke passer

rammer så er regeringen faktisk forpligtet til at holde sig inden for de juridiske rammer og kan ikke følge det flertal det er sådan nogle lidt spegede regler og jeg forstår jo udmærket bekymringen på det her område men når det her forslag er fremsat som et beslutningsforslag så kan regeringen faktisk ikke gøre andet end at holde sig inden for

det juridiske rum vurderes jo af juridiske eksperter

juridiske eksperter i danmark siger er imod eu retten jeg har ikke fundet en eneste

ekspert der siger at det her kan vi godt opretholde så alle er enige om at det

så kunne man jo hvis man gerne ville opretholde en eller anden form for

en anden vej vi har bare ikke hørt noget som helst forslag

de juridiske rammer til hvordan vi kunne løse det her problem det er derfor vi er havnet i den besynderlige situation jeg er helt enig med ordføreren

lidt svær at forklare men grunden til det er jo altså at vi ikke har set noget konstruktivt forslag fra dem der gerne vil have at vi opretholder

ok at man optjener ret til en børnecheck fra første dag eller fra første time

rimelighed

at sikre den rimelighed

schack pedersen jo udmærket godt at der ligger et udkast til en aftale

at indeksere børnechecken i forhold til der hvor børnene bor som vi vil forsøge at få igennem i eu og en lang række andre tiltag nogle af dem har venstre selv foreslået

ikke fordi regeringen ikke har forsøgt at få en aftale med venstre tværtimod jeg synes at skatteministeren har

meget meget langt og været meget forhandlingsvillig også meget kreativ med

en aftale kunne indeholde og så skal jeg høre herre torsten schack pedersen stå her på talerstolen og sige

venstre sige jamen så må regeringen finde på et eller andet venstre er

kommet med noget forslag der ligesom gjaldt fra dag et vi har hørt en lang

i det det udkast til aftale som vi begge to har set men jeg har ikke hørt at venstre

for vandrende arbejdstagere selvstændige og

europa parlamentet og rådet vedtager efter den almindelige lovgivningsprocedure de foranstaltninger vedrørende social tryghed der er nødvendige for at gennemføre arbejdskraftens frie bevægelighed især ved at indføre en ordning som gør det muligt at sikre vandrende arbejdstagere og selvstændige samt deres ydelsesberettigede

mener ordføreren stadig væk at vi selv bestemmer vores socialpolitik med

nedbryde af eu systemernes fejlagtige opfattelse af hvordan et samfund skal være

det der er det grundlæggende for der er ikke meget solidaritet tilbage hvis vi fuldstændig smadrer samtlige velfærdssystemer

er derfor jeg mener at når der står en velfærdssystemsnedbrydende ting

direkte dikterer at velfærdssystemet skal nedbrydes her så skal vi vil følge det så længe vi er medlem af eu eller hvad og dermed har vi jo ikke

om om den socialdemokratiske ordfører og

så vi skal være opmærksomme på det her når det er sagt

også sige at lige nøjagtig her område må vi bare konstatere at de skattebetalinger som de mennesker vi her snakker om lægger i danmark overstiger de sociale ydelser herunder børnechecken de får med to hundrede og halvtreds million kr altså en kvart milliard om året

man egentlig gerne ville have lukket en aftale der havde gjort noget ved det for længere tid siden som debatten har vist har vi jo foreslået flere løsningsmodeller men er blevet afvist og ifølge sådan parlamentarisk tradition kunne man

sig at regeringen fremlagde et løsningsforslag en model som vi sammen kunne være enige om det er ikke sket og det er jo derfor vi er nået hertil i dag

end blot at vende udbetalingen om for at undgå misbrug i stedet for at kritisere oppositionen for ikke at komme med levedygtige

det udkast vi har fremlagt men men det bliver jo indtil videre inde i forhandlingslokalet jeg er da ærgerlig over at vi ikke har kunnet nå en aftale på det

men men lad os nu se om vi ikke kan nå det engang det bliver måske nok først efter ep valget men men lad os

i forhold til at de bliver lavere lønnet

synes jeg ville være meget meget underligt derfor kan man jo ikke gå ind og sige at

eventuelt måtte være givet til vedkommende

får i danmark efter skat for vedkommende betaler

vedkommende altså arbejder her i danmark tjener penge her i danmark betaler skat her i danmark og også har ret

forsørge sin familie fordi familien bor i et andet land

at nogen arbejdsgiver bruger børnechecken som en del af social dumping nemlig

og det kan man sagtens forestille sig og det er jeg imod

det her beslutningsforslag det bekæmper vi med en indsats mod social dumping og

så som udgangspunkt vil jeg spørge hvorfor

sige at man kan tjene penge her

lønnen og dermed social dumping ja det kan man som jeg sagde før godt forestille sig og det er

det løser det her beslutningsforslag fra de konservative

indføre de her regler det samme gælder i øvrigt enhedslistens forslag om

et flertal i folketinget der har vedtaget de gældende regler om børne og ungeydelsen men

efter henvendelse fra en eu embedsmænd valgt at administrere anderledes

den situation at vi her senere i dag skal stemme om et beslutningsforslag der pålægger regeringen at administrere efter den gældende lovgivning hvilket jo igen burde være det mest naturlige men vi kommer så i den groteske situation at regeringen

en opfordring fra et stort flertal i folketinget det gør at vi står

efter de gældende regler

vi sådan set det er godt at vi har et optjeningsprincip det er kun rimeligt

kan komme her til landet og optjene retten til børnecheck men også til en hundrede og to og tyve andre ydelser

dag et med en meget minimal indsats på ni timer om ugen

avisrute at plukke nogle jordbær at

er rimeligt at man kan få del i danske ydelser

set håbet på at regeringen ville ville følge det folketinget havde vedtaget så vi kunne holde

tage kampen op med eu eventuelt i samarbejde med andre lande som england tyskland holland eller østrig som har valgt at tage kampen op med

der har regeringen valgt at være meget passiv og det synes vi

utrolig ærgerligt så vi står i den mærkværdige situation at man

administrerer i strid med gældende lovgivning vi har et klart flertal som

efter den gældende lovgivning og det vælger

se stort på og det synes jeg ganske enkelt er uhørt men

i loven fra to tusind og ti samtidig har ordføreren ved behandlingen af enhedslistens lovforslag l en hundrede og tres sagt at man ville støtte enhedslistens lovforslag men det lovforslag gør jo op med optjeningsprincippet

det vil jeg gerne have at ordføreren forholder sig til

hvis ordføreren fastholder at man støtter

det ikke er en klart diskriminerende lovgivning fordi

at mennesker der betaler skat her i landet en stor gruppe af danske og udenlandske statsborgere bliver diskrimineret

så man både gør det som enhedslistens siger

vi selvfølgelig tilbage med herre finn sørensens forslag

man kalde det lovmæssig praksis

modstander af men man synes principielt at regeringen altså skal overholde det som folketinget nu engang har vedtaget så det er faktisk den samme

man vender tilbage til retstilstanden som den var før vko loven så jeg er da glad for at dansk folkeparti vil støtte det og forholder sig pragmatisk til det jeg spurgte bare ind til det principielle og det synes jeg ikke jeg fik noget svar på

en diskriminerende lovgivning at nogle mennesker skal betale det samme i skat som alle andre men de har ikke adgang til de samme

ti tyve eller tredive år og bidraget

så kan se at der kan komme folk ind og optjene ret til blandt

og tyve andre ydelser med en minimal indsats på på ni timer om ugen ved at arbejde

til det

rimeligt at man

som forventet men på grund af venstre et parti der har stået helt forrest i at opbygge det europæiske samarbejde et parti der har kæmpet imod danske eu forbehold fordi vi skulle være helt og fuldt med til at sikre sikre freden og fremgangen i europa et parti der gik forrest i hele europa for at sikre at landene i østeuropa kom med i det europæiske samarbejde og det parti stemmer sig

venstre gør i dag eu samarbejdet til et politisk og juridisk tag selv bord men det er det ikke eu er et forpligtende samarbejde med grundlæggende rettigheder og regler som vi selv har forhandlet som vi selv har tilsluttet os som vi har lovet at vi ville overholde og man skal som bekendt holde det man lover og man skal gøre det man skriver under på ellers ødelægger vi eu samarbejdet og danmarks deltagelse i eu samarbejdet og det er præcis det jeg frygter at venstre

for børnechecken der er lige så god socialt ansvarlig og lovlig vi har ikke fået et eneste forslag der kan

vi har bedste børnecheck vi kan få

og en børnecheck der er ulovlig udgør under tyve million kroner ud af fjorten

at danskere der rejser ud i europa med deres familier også kan få børnecheck og social sikring der hvor de slår sig ned og sikrer at eu borgere der kommer til danmark og skaber nye ideer produkter vækst og arbejdspladser i de danske virksomheder og i dansk landbrug også bliver ved med at gøre netop det det er alle pengene værd vi kan sagtens stå vagt om den frie bevægelighed og velfærdsstaten på samme tid venstre har ganske vist understreget at en løsning skal være lovlig men stemmer i dag for præcis det modsatte venstres ordfører bekræftede her fra talerstolen

for et forslag hvor der er tvivl om lovligheden

af to klare eu domme klare advarsler fra juristerne i justitsministeriet skatteministeriet socialministeriet

kommissionen og et hav af juridiske eksperter det sker

klare advarsler allerede dengang ordningen blev indført advarsler som vk regeringen ikke fortalte folketinget om advarsler som vk regeringen valgte at overhøre der blev konstrueret en juridisk

traktaten og behændigt undgik at vurdere optjeningsprincippet i forhold til den gældende

folkeparti men det bevirkede at eu borgere mistede deres klare ret til at få børnecheck når de arbejder og betaler skat i danmark det er alvorligt vi kan ikke bygge vores europapolitik på juridiske finter og bortforklaringer den skal bygges på lederskab den skal bygges på politikere der tør gå foran fortælle danskerne at det europæiske samarbejde er vigtigt nødvendigt og skaber solide og positive resultater for danmark at vores suverænitet ikke trues af eu men tværtimod styrkes af eu fordi vi kun sammen kan stå op mod konflikt og krig klimaforandringer og flygtningestrømme at velfærdsstaten kun kan bevares og udbygges hvis vi arbejder sammen i europa og at vi kun kan påvirke verden i den rigtige retning hvis vi står sammen i europa og kæmper for netop det og her har vi brug for alle gode kræfter her har vi brug for venstre

må vi jo så tage og den må radikale venstre så selv stå til ansvar for i forhold til

men det der leder mig til spørgsmål til ordføreren er

det danske samfund at man optjener retten til velfærdsydelser fra dag et derfor ville det jo være relevant

mig og sikkert også for mange andre der lytter med at høre om radikale venstre er enig i at man fra dag et skal optjene retten til at få offentlige ydelser i danmark uden at bidrage

fælles løsninger som det europæiske samarbejde

derfor skal vi stå ved hvad vi skriver under på

det er præcis det debatten i dag handler om og der plejer man jo at kunne stole på det konservative folkeparti ret er ret regel er regel ret skal holdes det kan vi ikke i dag

som dagens afstemning vil vise ja hvis man kommer til danmark betaler skat og bidrager

til det danske velfærdssamfund så skal man også have ret til den sociale sikring der gør at man kan flytte sig på tværs af europa der gør at man får lyst til at bidrage til det danske

derfor er optjeningsprincippet som det er udformet en god

kan føle at de har ret til at der er en velfærdsstat dér der passer på dem og sociale sikringsydelser de kan få

bliver svært og det er et afgørende princip for den frie bevægelighed det er til gavn for europa og det er ikke i modstrid med velfærdsstaten det er en forudsætning

vi mener der er en sammenhængskraft og en legitimitet i et samfund ved at man har bidraget

det er derfor at vi jo er havnet i en situation hvor vi har en regering som ikke rigtig kan finde ud af hvad den mener vi har radikale venstre som mener at man skal give ydelserne med det samme og vi har et socialdemokrati som ikke mener det og som er mere enig med k og v i den sag

indtil flere tilfælde hvor man klart markerede i salen at eu reglerne skal holdes men hvor man konstruerede en juridisk finte for at undgå netop det da man af hensyn til dansk

advarsler fra adskillige ministerier om at vurderet i forhold til

ulovligt men lavede man en finte og vurderede den i forhold til traktaten

man snige den igennem det er ikke anstændigt det er ikke ordentlig lovforberedelse og det er også uanstændigt i forhold til at informere folketinget om de faktiske konsekvenser af det man gjorde

fordel for danmark og danskerne og derfor har vi stået i første linje helt tilbage fra den første diskussion om dansk engagement men jeg må sige at den radikale ordfører jo kommer med svaret på hvorfor vi ikke har været i stand til at finde en løsning

radikale venstre og det er

men så er det jo altså også vanskeligt at se muligheden for at finde en løsning

venstre og konservative og langt ind

rækker siger ahr man skal altså lige have bidraget inden man kan få det står jo i skærende kontrast

på arbejdsmarkedet og bidrager skal du ikke have haft noget optjeningsprincip så er det fra den første dag og det understreger med al tydelighed hvorfor fronterne er så langt fra hinanden i den her sag det understreger den radikale ordfører

ikke et venstre som for alvor står vagt om det europæiske samarbejde og står vagt om at fortælle

for danmark at være med i et stærkt og forpligtende europæisk samarbejde ja vi mener at den frie bevægelighed er en god idé

de grundlæggende principper den bygger bygger på nemlig at hvis man bidrager til et samfund og betaler skat til det

skal man også få del i de ydelser som det land tilbyder det er et godt og solidt politisk princip og det står vi

stod vagt om det da man stemte for forordningen i sin tid

tilsyneladende nu har glemt men vi vil gerne også stå vagt om den velfærdsstat vi har

og sikre at det ikke bliver en socialunion men et arbejdsfællesskab

travlt med at nævne interne dokumenter under den tidligere regering som den nuværende regering beredvilligt har givet aktindsigt i jeg vil så bare spørge om den

dokumenter som den nuværende regering har brugt i

svar på gentagne spørgsmål så kan vi få de samme

som den nuværende regering har lagt frem i forhold til den tidligere regerings

derfor behandles de forskelligt og derfor er regeringens tilgange til dem forskellige

vi må fra sag til sag se på hvordan ydelserne skal udformes i respekt for den frie bevægelighed

og med et stærkt fundament for at det enkelte land kan udvikle velfærdsstaten

vurderinger og det er der al den stund eu domstolen har afsagt klare domme som tilsiger at det optjeningsprincip

det tredje betaler skat det gør man når man tjener penge i danmark og arbejder

så vil jeg gerne høre når den frie bevægelighed som tilsyneladende efter herre christian friis bachs mening er en forudsætning for velfærdsstaten tørner sammen med dansk sociallovgivning

den frie bevægelighed der har forrang eller er det den danske lovgivning eller hvordan

christian friis bachs mening er det altid den frie bevægelighed der har forrang i herre

den frie bevægelighed er en forudsætning for den danske velfærdsstat på sigt fordi vi får dygtige mennesker herop der bidrager til at skabe ideer i medicinalindustrien eller i vindmøllebranchen

arbejdere fra resten af europa der kommer op og knokler løs i de danske svinestalde og skaber arbejdspladser i i slagterier og i hele

er til gavn for danmark det skaber arbejdspladser at at europæiske borgere

gør os den tjeneste at komme op og bidrage

til vækst og velfærd i danmark

har vi fundet en løsning på

formulering om i forordningen og den forordning skal vi respektere og den forordning skal

når man snakker fri bevægelighed efter min mening er fri bevægelighed en garanti for at det er godt for

så længe er adgang til ordentlige overenskomster så er den frie bevægelighed retten til at stå i kø til et underbetalt arbejde og det er vel ikke det samfund som

jeg er enig med ordføreren i at vi skal bekæmpe social dumping jeg er enig i at vi ikke skal acceptere at eu borgere kommer herop og arbejder under elendige forhold og dårligt arbejdsmiljø det skal vi stå sammen om

bekæmpe og den invitation har vi givet enhedslisten utallige gange lad os stå sammen om børnechecken og stå sammen om

er vendt tilbage til danmark inden de tre måneder er gået

mister du din dagpengeret

og der er ikke nogen bagkant på det det er faktisk

at det er en forudsætning for at få udbetalt børnechecken at barnet opholder sig her i landet så spørger jeg ordføreren ikke være med til at kæmpe for

været meningen med børnechecken altså at den var forbeholdt børn der opholdt sig her i landet hvorfor vil ordføreren ikke være med til at slås

også kan sende børnecheck hjem til de børn

eksportabilitetsprincippet

og derfor giver det også mening i forhold til

retten men det glæder mig at

hvis man søger arbejde i et andet land fordi man ikke kan finde et i danmark

er en ramme som vi sagtens kan stå ved

for når man er på dagpenge

den forordning og derfor er der ingen over

som vi nu agter at overholde i

for at få endnu mere suverænitet tilbage nemlig evnen til at handle i fællesskab og stå vagt om

kun dermed kan vi netop beskytte velfærdsstaten

var i arbejde eller ej og så var det princip som herre

det radikale venstre mener det radikale venstre

hvis man som eu borger kommer til danmark

får betalt en og halvfjerds procent af omkostningen ved at gå på en privatskole i polen

eller accepterer det radikale venstre her at det ikke er noget som den danske stat skal betale for selv om

kan vi jo heller ikke komme med ét svar men vi må hele tiden se på de ydelser vi har og stå vagt om det velfærdssamfund som vi sætter stor pris på og samtidig beskytte den frie

hvis man arbejder i danmark

det er jo det vi har fastlagt fra sag til sag fra ydelse til ydelse i det europæiske samarbejde som vi sætter stor pris

ja der kan være forskelle der kan være argumenter for og imod men vi må samarbejde om det og det er præcis det

anderledes forholder det sig med en friskoleplads og derfor kan man ikke når man er i danmark og arbejder

så der er jo grundlæggende principper som

af et undervisningssystem

der er forskel på ydelserne og der er ikke enkle svar eller opskrifter men vi fastlægger det i fællesskab

hvor der ville være et bredt flertal i folketinget som kunne bakke op om

og som samtidig ville betyde at vi kunne leve op til de forpligtelser som vi selvfølgelig skal leve

men regeringen ser stort på det og siger vi har vores løsning det er sådan det er sådan er det jo var jeg lige ved at sige

hvordan har den radikale ordfører det egentlig med det

sikringsydelser i lyset af den frie bevægelighed og derfor er det jo med et folketings

den forordning man selv har været med til at forhandle

og og klart vedtager et princip om at vi ikke skal overholde de regler

skal overholde reglerne og eu retten når

adskillige gange kan i

lige så effektivt og enkelt som børnechecken og i overensstemmelse med eu lovgivningen

en formulering kan man da kun stemme for hvis man tager det danske demokrati alvorligt hvis det bliver vedtaget

det betyde at regeringen skal administrere i overensstemmelse med den lov om børnecheck og børnetilskud som vko vedtog i to tusind og ti enhedslistens holdning til den lov er uændret vi mener det er en diskriminerende lovgivning hvilket vi i øvrigt var enige med den øvrige opposition om dengang fordi budskabet

vi vil have jeres skattekroner i skal betale det samme i skat som alle mulige andre skattepligtige her i landet men i kan ikke få adgang til de samme ydelser som os andre førend i har været her i to

ud af ti år

vko loven løser jo heller ikke det største problem set fra enhedslistens side nemlig

eu reglerne skal udbetales selv om børnene opholder sig i udlandet det er jo stik imod hvad der altid har stået i lovens § to stykke to nemlig at det er en forudsætning at barnet opholder sig her i landet så når vi

eller efter frokost

stemmer vi for det men det skyldes altså udelukkende respekt for det folketingsflertal som har vedtaget den gældende lov og indtil der er vedtaget noget andet burde regeringen også respektere det men vi stemmer også for for at understrege at det er det danske folketing og ikke eu der skal bestemme reglerne for vores velfærdsydelser nøjagtig som venstre konservative socialdemokraterne

og sf har lovet os gang på gang

ville være selv om vi blev medlem

ef og selv om vi stemte for den ene traktat efter den anden der udvidede eus beføjelser

men problemet er jo at vedtagelsen af b tres ikke har nogen praktisk betydning den har en politisk betydning helt klart men en praktisk betydning har den desværre ikke skatteministeren har sagt

følge sådan et beslutningsforslag da det er i strid med eu retten det synspunkt er han blevet bakket op i af en række statsretseksperter som jo i øvrigt

ikke er blevet modsagt af nogen heller ikke i folketinget heller ikke af konservative eller venstre det vil sige at det er en præmis vi er nødt til at forholde os til til gengæld har skatteministeren sagt og det synes jeg er meget positivt at han vil følge et egentligt lovforslag også selv om det skulle være i strid med eu retten det sagde han klart og tydeligt under førstebehandlingen af enhedslistens lovforslag l en hundrede og tres

det er jo derfor at enhedslisten har fremsat

handle i overensstemmelse med hvad et flertal i folketinget beslutter men her skal vi jo så opleve det underlige at det vil konservative og venstre ikke stemme for

tydelige begrundelse

at vi har skrevet i bemærkningerne til lovforslaget

så er det jo man bliver helt rundtosset venstre og konservative er de eneste der ikke mener måske er der kun ordførerne tilbage og måske tror de heller ikke selv på det at deres lov er i strid med eu retten

i øvrigt har de også selv sagt gang på gang at det kun er eu domstolen der kan afgøre det spørgsmål om noget er i strid med eu retten så hvordan kan det

være et argument for at stemme imod enhedslistens lovforslag det kunne jo så afklares senere hen

udfordre eu når det kommer til stykket nu må jeg

kalde herre brian mikkelsen for en tøsedreng jeg håber ikke det er forretningsordenen der forhindrer mig i det men fordi det er sådan et sexistisk udtryk som jeg ikke vil bruge så jeg vil nøjes med at kalde herre brian mikkelsen og herre claus hjort frederiksen for nogle kyllinger

at vi lever op til gældende lov hvor der står at det er en forudsætning for at få børnecheck at børnene opholder sig her i landet og så tør de ikke det viser jo blot at al deres snak om at velfærdsydelser er national kompetence og at eu skal blande sig udenom

mundsvejr der nok mest af alt er dikteret af at der er valg til

parlamentet den femogtyvende maj sandheden er jo også at venstre og konservative udmærket kender de eu regler som gør op med deres eget optjeningsprincip og som dikterer os at sende checken ud af landet

det mest gådefulde i den her debat er dog regeringspartierne og sf

desværre fraværende i den her debat regeringen har valgt at lægge sig fladt ned for kommissionen og lavet et lovudkast der retter ind efter eu reglerne et

derfor er regeringen kommet i den situation at de administrerer i strid med gældende dansk lov og det må da alt andet lige være en pinlig situation fordi regeringen umiddelbart ikke har kunnet få flertal for

men der har enhedslisten altså givet regeringen et godt tilbud vi har sagt at vi kan stemme for regeringens lovforslag i den form det har hvis vi samtidig kan få en massiv styrkelse af kampen mod social dumping og det

diskutere i denne forbindelse fordi regeringens lovforslag jo øger faren for at kyniske arbejdsgivere kan spekulere i at en dansk børnecheck svarer til en månedsløn eller mere i flere af de østeuropæiske lande regeringen har sagt nej til vores tilbud grunden er åbenbart at det indeholder et pålæg til regioner og kommuner om at de skal følge de samme regler som staten med hensyn til ordentlige løn og ansættelsesvilkår når de skriver kontrakt med private virksomheder

at stille krav om såkaldte arbejdsklausuler vi forstår det simpelt hen ikke en regering der snakker meget om kamp mod social dumping og som vi også har lavet nogle gode resultater sammen med på det område siger nej til noget så indlysende det burde da være klart for enhver at folketinget har pligt til at sikre at skattekroner ikke kan misbruges til social dumping men regeringen synes åbenbart det er vigtigere at forhandle med venstre og konservative om alle mulige modeller der enten skaber mere ulighed eller er i strid med eu retten eller begge dele men skatteministeren skal ikke være i tvivl enhedslistens tilbud står ved magt så regeringen er jo velkommen til at tage imod det ligesom venstre og konservative

være gået op for dem hvis det ikke allerede er gået op for dem nu at vedtagelsen af b tres kun har en politisk betydning og den synes enhedslisten er vigtig det er derfor vi stemmer for det

nu går jeg faktisk principielt ind for at man skal tiltale folk med

finn sørensen forklare mig når han nu kaster sig ud i statsretlige betragtninger

henholdsvis at følge et lovforslag indstillet til ministerens underskrift

i statsretlige studier men det kunne være interessant at høre enhedslistens betragtning om det her meget specielle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

af det lovforslag skal fremgå at folketinget hvis det vedtager det godt er klar over at det kan være i strid med eu retten der har vi bare sagt at det er regeringens argumentation det vigtigste for os i denne sag er at få en politisk løsning på al den her ballade om børnechecken

det lovforslag og der er jeg glad for at skatteministeren ved førstebehandlingen bekræftede at hvis det bliver vedtaget vil skatteministeren respektere det og føre det ud i livet med al den konflikt det så eventuelt kan give

regeringen på ordet og sagt okay så laver vi et lovforslag og der må jeg jo bare gentage hvad jeg sagde i min ordførertale nu har venstre og konservative jo muligheden for rent praktisk at gennemføre også de intentioner de selv har haft for vi har jo flere gange hørt repræsentanter for de konservative sige

været intentionen at børnechecken skal kunne sendes ud af landet nej men så må de da stemme for enhedslistens

at regeringen ikke retter sig efter den gældende lovgivning på det her område som et flertal i folketinget allerede har vedtaget det har regeringen ikke gjort efter den i april to tusind og tretten fik en henvendelse fra eu om at den danske praksis med udbetaling af børnechecks ikke er i overensstemmelse med i eus regler for det indre marked derfor har regeringen på egen hånd ændret praksis for udbetaling af børnepenge til borgere

andre eu lande selv om den nye praksis er i strid med den lovgivning som er vedtaget her i folketinget regeringen har altså valgt at ignorere en af folketingets vedtagne love og vi ved at regeringen heller ikke vil rette sig efter det her beslutningsforslag selv om et flertal i folketinget i dag stemmer for regeringen har forklaret at den ikke kan rette sig efter det her forslag fordi det er ulovligt ifølge eus regler

til at udbetaling af børne og ungeydelser og børnetilskud skal ske i overensstemmelse med den af folketinget vedtagne lovgivning og regeringen kan derfor bare ændre lovgivning

og de forhandlinger endte med at regeringen kun ville gå med til det som den selv har

det seneste har inviteret venstre og konservative til en række forhandlinger som resten af folketinget ikke har været en del af det har heller ikke ført til nogen løsning lige nu står vi derfor i den situation at vi har et problem men ingen løsning og når det her forslag snart bliver vedtaget har vi samme problem og stadig ingen løsning

handlemuligheder for at komme oppositionen i møde uden at bryde eu reglerne

at de enkelte medlemslande selv kan opstille regler for på hvilke vilkår det eksempelvis skal være muligt at få udbetalt en børnecheck der er heldigvis statsledere i andre eu lande som ikke mener at eu skal være en social union men et fællesskab så det er ikke en kamp danmark vil komme til at kæmpe alene i bruxelles alligevel har regeringen ikke gjort noget for at påvirke eu i den retning og selv om det vil være fornuftigt at prøve må vi jo også være realistiske og sige at det under alle omstændigheder vil være en lang proces der vil strække sig over mange år eksempelvis tog det seks år at lave den nugældende ordning som blot var en koordinering samtidig kan man meget vel forestille sig at det vil være vanskeligt at samle flertal i

kommissionen for at en sådan ændring overhovedet vil blive

skal der derfor ske noget andet i liberal alliance har vi

der regulerer adgangen til danske velfærdsydelser skal vedtages i folketinget

vil skulle stemme om et egentlig velfærdsforbehold som vil kunne bringe beslutningskompetencen tilbage til det danske folketing

at regeringen får en frist på tolv måneder til at forhandle en løsning med de andre eu medlemslande

ikke kan overholdes skal den danske regering gennem en ensidig erklæring meddele eu partnerne at eu rettens forrang på dette område ikke længere er gældende for danmark et folkeligt ja til et velfærdsforbehold vil gøre det umuligt for de andre landes regeringer at ignorere denne beslutning også selv om

hvordan internationalt samarbejde organiseres

forpligtet indtil traktaten siges op der er ikke nogen lande der vil lide skade ved at danmark tager suveræniteten tilbage på dette område når regeringen allerede nu har gjort

vil jeg opfordre regeringen til at tage initiativ til en folkeafstemning om et velfærdsforbehold kun ved at spørge befolkningen opnår folketingets flertal nemlig legitimitet i forhold til parterne i eu samarbejdet og dermed kan

og en kommende regering opnå et mandat til selv at beslutte hvilke velfærdsydelser

for de love og regler som man ønsker skal gælde og i den forbindelse vil liberal alliance arbejde for

og folk fra lande uden for eu skal optjene ret til sociale ydelser fordi vi ikke ønsker at folk skal kunne flytte verden rundt for at få ydelser uden også at have bidraget igennem en længere periode efter fem år mener vi at man skal have ret til fulde sociale ydelser i danmark og det princip vil vi gerne gennemføre

vil jeg gerne understrege at vi mener det er udemokratisk at ignorere en dansk lov sådan som regeringen gør derfor stemmer vi også ja til dette

om et velfærdsforbehold

ønsker en anden retsorden end den der gælder i eu

alle andre skatteydere her i landet

først efter fem år at man har ret til de ydelser som man betaler skat for at få det var da en klar melding

over ordførerens udmelding om en folkeafstemning der ligesom skulle slå fast

suveræniteten tilbage i det her spørgsmål jeg troede at ordføreren havde den opfattelse at danmark allerede har den suverænitet jeg vil gerne citere fra forslaget til

hvor ordføreren er medforslagsstiller af et forslag der siger folketinget konstaterer at indretningen af de danske velfærdsydelser er national kompetence hvis det er sådan det forholder sig hvorfor bestemmer eu så alting og hvorfor skulle det så også være nødvendigt

er af den opfattelse at indretningen af de danske velfærdsydelser

national kompetence

jeg tror at herre ole birk olesen godt er klar over at det forholder sig sådan

er ikke helt sikker på at herre brian mikkelsen det kan spørge ham om

at fortolkningen er rigtig

national kompetence det er jo det der står i den sætning så tak

til at beslutte at vi skal uddele børnecheck til eu borgere der arbejder i danmark og andre mener noget andet herre lars løkke rasmussen

andet så

så vi fik et system baseret på folketingets flertal det blev nedskrevet i grundloven

ingen over og ingen ved siden af folketinget nu oplever vi så den noget aparte situation at en regering vil sidde et flertal fra folketinget overhørig med en minister som ellers er sympatisk og dygtig men fra det radikale venstre som selv blev etableret i

på basis af noget splittelse i forhold til

men på baggrund af et opgør imod

love og mod den enevældige magt som højre sad på frem til nitten

vælger bevidst at ignorere et flertal i folketinget for hvad er situationen situationen er jo den at der blev indgået en politisk aftale

i november to tusind og ti som blev vedtaget i folketinget og som trådte i kraft den første januar to tusind og tolv om et optjeningsprincip for at sikre et værn for offentlige ydelser i danmark for at man skulle optjene retten

ved at bo og arbejde og betale skat i danmark et fornuftigt optjeningsprincip som betyder at man skal arbejde

for at få den fulde børnecheck vi mener nemlig ikke grundlæggende

rimeligt at man fra første dag i danmark får adgang til at optjene velfærdsydelser som det har taget generationer at bygge op vi har jo en noget særegen samfundskonstruktion i danmark hvor vi har et skatteyderfinansieret system de fleste andre lande som vi normalt sammenligner os med er bygget op på en finansiering bestående af skat

forsikringsprincipper vores er næsten udelukkende finansieret og bundet op på et skatteyderfinansieret system det gør det meget sårbart i en international verden

mest mulig fri bevægelighed

vigtigt når vi gerne vil

at man sikrer nogle værnsregler for at bevare den konstruktion med et skatteyderfinansieret system hvor vi har gratis uddannelse og gratis sundhedssystem og generøst deler ud af forskellige offentlige

der er det altså ikke grundlæggende rimeligt at man bryder den samfundskontrakt den legitimitet der ligger i at vi har bygget vores samfund op ved at man er her arbejder her betaler skat her og på den måde er med til at finansiere samfundet derfor indførte vi et optjeningsprincip som jo indtil nu har sikret at modtagere af børnefamilieydelser og børnetilskud har en reel tilknytning til det danske samfund vi var dengang naturligvis opmærksom på at der afhængigt af hvilken model der blev valgt kunne være problemer i forhold til eu retten i forbindelse med begrænsninger i andre eu borgeres ret til velfærdsydelser derfor blev der også nedsat et udvalg i regeringen som kiggede på de her ting

og vi kom frem til det forslag som blev vedtaget i folketinget optjeningsprincippet indførelsen af optjeningsprincippet blev således vurderet i forhold til eu retten og udformet på en sådan måde at den var juridisk holdbar konkret skulle ydelsesmodtagerne have bopæl eller beskæftigelse i danmark i to år inden for de seneste ti år for at få fuld ydelse

nuværende regering modtager en skrivelse fra en embedsmand i bruxelles i april to tusind og tretten

at optjeningsprincippet er i strid med eu retten forskellige former for aktindsigt og spørgsmål til regeringen har jo ligesom sandsynliggjort og åbenbaret at regeringen intet intet overhovedet gjorde for at udfordre det eller søge fælles fodslag med vore nabolande som har tilsvarende udfordringer

endvidere har vi jo ikke oplevet at regeringen op til tidspunktet hvor man traf beslutningen

internt i regeringen

at vi har fået det svar at man ikke har været i dialog med kommissionen om det

vi taget forskellige tiltag

første har vi opfordret regeringen til at prøve sagen i bruxelles tage en dialog med kommissionen og i sidste ende

dialogen i bruxelles kunne passende foretages i samarbejde med lande som tyskland frankrig sverige østrig holland og finland som har den samme tilgang som danmark til at

og jeg citerer angela merkel hvis den frie bevægelighed vil have som konsekvens at alle og enhver der søger arbejde i europa har mulighed for at komme til tyskland og

ydelse som den der længe har været gældende i tyskland efter tyve tredive fyrre års arbejde

angela merkel siger videre ingen af vores lande vil kunne holde til det pres fordi vi er ikke nogen social union så der er altså en koalition ikke af villige parter som i en anden stor international sag for nogle år siden men her en koalition af interesserede meget eu konstruktive og positive lande toneangivende lande som er interesseret i at sikre nogle værnsregler så

det er det hele diskussionen jo handler om i dag det handler om at for at bevare

er det nødvendigt at man får set på nogle værnsregler som både giver legitimitet i forhold til skatteborgerne

at eu er til kæmpefordel for det danske samfund på de fleste leder og kanter

eu til fordel for det danske samfund og så er en diskussion om et hullet velfærdssystem hvor der ikke er tilstrækkelige velfærdsregler til skade for den diskussion

diskussionen om eu op i gear for ligesom at se alle de positive fordele der er ved at være i eu men vi har også en interesse i

det politiske flertal at der kommer nogle fornuftige værnsregler som betyder at man ikke bare har adgang til at optjene retten til offentlige ydelser i danmark fra den dag man kommer

det er det den grundlæggende diskussion handler om vi har været

ministeren har også bevæget sig og det er nogle ganske fornuftige snakke vi har men vi er jo ikke kommet ud af stedet vi har ikke fået løst det grundlæggende problem der er i at sikre nogle vandtætte værnsregler som betyder at der for det første er legitimitet i vores samfund til den måde vi har indrettet vores samfund på

at man ikke bare kan komme til danmark og modtage offentlige ydelser uden at have bidraget til den konstruktion som vi nu engang har finansieret gennem generationer derfor er det en grundlæggende

har i dag både om selve respekten for folketinget men også

lavet en fremtidssikring som værner og beskytter det velfærdssamfund som et meget stort flertal i folketinget også gerne vil forsvare og også have som konstruktion

været diskuteret her i dag og uden at virke alt for

at når man træffer en beslutning får man en masse vurderinger af det konkrete forslag man arbejder med det kan være pro et contra det

også af justitsministeriet og den siger ja eller nej til det og i den endelige vurdering sagde man ja til at

end de

fanden på væggen hver eneste gang man prøver at tænke nyt

offentlig vækst og skattestigninger holder jo ikke

jeg går ud fra at herre john dyrby paulsen godt kan forsvare det

været fløjtende hamrende ligegyldigt hvad et flertal i folketinget besluttede hvis eu havde besluttet noget andet

fordi eu overruler det der står i loven nemlig at børnechecken er forbeholdt børn

eu overruler det optjeningsprincip som vko indførte begge dele er åbenbart i strid med eu retten

brian mikkelsen for at finde ud af hvad der mentes med det her forslag til vedtagelse v fem og tyve hvor i skrev folketinget konstaterer at indretningen af de danske velfærdsydelser er national kompetence spørgsmålet er hvad betyder den sætning og hvad mener herre brian mikkelsen

skal være et nationalt anliggende det vi så siger

at regeringen bør tilslutte sig den klub som argumenterer for at eu er en forsamling af otte og tyve selvstændige lande hvor der er størst muligt og mest muligt samarbejde

eksempelvis sociallovgivningen er national og der synes vi ikke at regeringen har gjort nok i den her sag

for sådan er den processuelle arbejdsgang i et ministerium

sager hvor der både er pro et con

mange forskellige vurderinger af forslaget det skulle undre

jo ikke siddet der mens fru ida auken var minister men der skete jo rigtig mange

en juridisk vurdering som i sidste ende bliver foretaget af justitsministeriets lovkontor og så er den sag ikke længere justitsministeriets lovkontor vurderede at optjeningsprincippet var foreneligt med gældende dansk lov og med

at hvis der blev søgt aktindsigt i beslutninger fra miljøministeriet ville det være tilfældet der vil

beslutningsprocesser

det er foreneligt med gældende dansk lov og foreneligt med traktaten

belyse alle aspekter i en sag men i sidste ende og sådan har det været siden arilds tid og sådan er det i den nuværende regering

det gjorde justitsministeriets lovkontor

tilfælde så der er ikke nogen sag i det her den er ikke så lang vi kan godt

konklusionen i en hvilken regering at så spørger man justitsministeriets lovkontor og justitsministeriets lovkontor siger

det her

med forskellige vurderinger af det det kommer der mange notater ud af i sidste ende træffer man så en politisk beslutning om

en god idé at gå videre med det projekt eller ej og i allersidste ende spørger man justitsministeriets lovkontor

har erfaring med det men men det gør man altså ikke de sidder uafhængigt og autonomt med integritet og så er det justitsministeriets lovkontor der i sidste ende vurderer om det er foreneligt med eu retten eller ej så er

embedsmand og politiker det er altså politikere der afgør hvad der er politikken i

et optjeningsprincip

jo i det pågældende ressortministerium hvor jeg ikke selv var

ud fra at det har den tidligere

komme med en ny vurdering

optjeningsperioden til at være længere udgangspunktet er at v og k vil have

dansk folkeparti vil have at være længere end

vi finder frem til hvad der kan lade sig gøre i den proces

interesseret i

under en finanslovsdrøftelse er der et ønske fra dansk folkeparti om at man forlænger den optjeningsperiode vi finder ud af hvad der kan lade sig gøre inden for lovens rammer og så lang er den sag så er der en masse processer om og tilbage og som der har været begæret aktindsigt i men i sidste ende er konklusionen den at det

er foreneligt med gældende dansk lov

egentligt lovforslag er kommer ud fra en regering uden at det har været igennem justitsministeriets lovkontor og det er den

til høring og som lovforslag er foreneligt

det er sådan set den port den sluse som alle regeringer har og det er også den sluse vi har brugt i forbindelse

den stillingtagen som vi har skullet forholde os til i den daværende regering

at justitsministeriets lovkontor sagde god

så derfor var det afgørende vigtigt at justitsministeriets lovkontor sagde ok for det det gjorde de så

det der er sagens kerne hvad der har været af processer

involveret i så det ved jeg ikke noget om men jeg konstaterer at at resultatet var at justitsministeriet lovkontor sagde ok for det lovforslag som blev vedtaget

til og det må man jo så tage en diskussion af også i den nuværende regering hvis man betvivler om de kan udsættes for pres eller ej

træffer justitsministeriets lovkontor den konklusion at det er foreneligt

og den juridiske del det var så i det departement jeg nu engang var

lovkontor sådan er processer det er demokratisk det er en god proces for det betyder at man når frem til de rigtigste resultater når der kommer forskellige meninger ind

og dermed har han kendskab fra regeringens centrale udvalg til de notater

der lå et notat til allersidst som sagde at man forhold til traktaten vurderede at det måske kunne overholde eu retten men der lå jo ikke i det notat en klar vurdering af forholdet til

at herre brian mikkelsen udmærket kendte til de klare juridiske notater der sagde at det var i strid med forordningen og det vil

den vurdering blev endda fastholdt til allersidste

et lovforslag hvis det er godkendt af justitsministeriets lovkontor

alt andet ville jo være fuldstændig håbløst

jeg er helt sikker på at den nuværende regering har den samme opfattelse

samme system det er præcis det samme system vi havde i vk regeringen gennem ti år som den nuværende regering har haft

og der er jo ikke ændret ved det så der er altså samme processer samme formalia og det er samme konklusion hvis man politisk har truffet beslutning om at man vil gennemføre et lovforslag og det så bliver godkendt af justitsministeriets lovkontor så er det

til grund for den vurdering der gør at man dropper optjeningsprincippet i sommeren

der har vi ikke fået de notater vi har ikke fået at vide hvilke overvejelser man har haft i de forskellige ministerier som har kigget på det her vi har åbent og redeligt sagt at jamen der har været forskellige meninger om det i processen i november to tusind og ti

var at det var foreneligt med eu retten og med gældende dansk lov

processer normalt foregår i regeringer i den nuværende og

domme ved eu domstolen er nået til den glasklare konklusion at den danske administration er i strid med eus såkaldte sammenlægningsprincip det er der mig bekendt ingen jurister bortset fra herre lars løkke rasmussen

ved også i dag har vi lige hørt herre brian mikkelsen gentage igen og igen at justitsministeriets juridiske vurderinger ikke kan påvirkes politisk og dem må enhver regering følge men det gælder så tilsyneladende ikke når det konservative folkeparti i dag

beslutningsforslag så står de samme juristers juridiske vurderinger ikke længere til troende det er heller ikke lykkedes at mønstre juridiske eksperter uden for regeringskontorerne og uden for folketinget som er uenige med den vurdering som regeringens jurister har

har regeringen pligt til at administrere efter den heller ikke det har jeg hørt juristerne herre lars løkke rasmussen

opponere imod det ville også være mærkeligt al den stund at vk regeringen præcis som sr regeringen i alle sager anerkendte eu forordningers forrang for dansk lov desto mere mærkværdigt er det derfor at man man insisterer på et beslutningsforslag som ifølge de danske kronjurister opfordrer regeringen til at nægte borgerne de rettigheder de har fået som følge af vores eu medlemskab regeringen har ikke heller ikke selv om

vedtaget mulighed for med åbne øjne at nægte borgerne rettigheder som et flertal i folketinget har givet dem ved at tilslutte sig en eu forordning det ville være direkte ulovligt jeg erindrer da også om at

lars barfoed som minister på et tidspunkt var i

til folketinget at han ikke havde mulighed for

flertallet og det er altså ikke en unik eller historisk situation medmindre herre brian mikkelsen også mener at parlamentarismen var sat ud af spil i to tusind og fem under vk regeringen

konstatere at herre lars løkke rasmussen jo har anerkendt

at der er problemer

det man opfordres til i beslutningsforslaget fordi det fremgår af brevet til statsministeren

beslutningsforslag efterlader en vis tvivl om hvorvidt det er i overensstemmelse med eu rettens grundlæggende principper så meget desto mere kan det jo undre at venstre vil stemme for regeringen er derimod nødt til at anerkende fakta overholde regler og respektere juridiske vurderinger og agter derfor ikke at tilslutte sig beslutningsforslag b tres ligesom vi ikke har mulighed for at opretholde den oprindelige administration af optjeningsprincippet på baggrund af beslutningsforslaget regeringen har til gengæld gennem de seneste måneder søgt folketingets opbakning til en lang række initiativer som efter regeringens opfattelse vil udgøre et både lovligt og mere relevant værn om de danske velfærdsydelser end optjeningsprincippet vi støtter at eu borgere har ret til at flytte sig efter arbejde men ikke at eu borgere flytter for at opnå offentlig forsørgelse beklageligvis er det jo ikke lykkedes at samle opbakning om eksempelvis en omlægning til en bagudrettet børnecheck der vil fremtidssikre børnechecken mod uberettiget udbetaling

børnechecken efter det bopælsland hvor børnene opholder sig når den relevante forordning skal genforhandles men jeg håber at på trods af dagens beslutningsforslag

vil de traditionelle japartier være villige til at fortsætte

ikke fremstår decideret enige på den ene side har vi vi venstre som anerkender at

at blive klog på men vi forstår i hvert fald at herre brian mikkelsen mener at

af optjeningsprincippet er fuldt lovlig over for det står dansk folkeparti og liberal alliance som ønsker sig et velfærdsforbehold et klart opgør med det indre marked og de forpligtelser danmark har

stiller op med et beslutningsforslag i dag på vidt forskellige baggrunde og det må man sige

både har sikret velstand og fred i europa danmark har stor fordel af den frie bevægelighed som bidrager til vækst og arbejdspladser i danmark og vi mener ikke det står i modsætning til den danske velfærdsmodel tværtimod regeringen drøfter som nævnt meget gerne alternativer til optjeningsprincippet men vi vil ikke være med til at bruge eu som en undskyldning for at snige velfærdsforringelser ind ad bagdøren ligesom det selvfølgelig er en forudsætning at løsningerne respekterer borgernes rettigheder også de rettigheder de har opnået gennem vores eu medlemskab

beslutningsforslag b tres vil umiddelbart føre til en administration af optjeningsprincippet som ikke respekterer de rettigheder som et flertal i folketinget har givet borgerne og på den baggrund kan regeringen ikke støtte

det er regler som skal ændres det er den ene del af spørgsmålet den anden del er et helt konkret spørgsmål

hvor en regering har siddet et flertal i folketingssalen overhørig

parti som bryster sig meget af god regeringsførelse

hvornår

har været et tilfælde som ministeren kan huske hvor

regering bevidst har tilsidesat et flertal i folketingssalen sådan inden for

løsninger men det vi så til gengæld nu har forhandlet igennem måneder er jo

venstre og konservative ud af busken til konkret at sige

være med til noget så naturligt som at sikre at dansk lovgivning er i overensstemmelse med eu retten vi har kigget på det her spørgsmål om man skulle indeksere efter købekraften i de lande hvor børnene opholder sig det synes vi i regeringen

er det overraskende jo at man i den her sag

vores reaktion må jo blive den samme som den var da herre lars barfoed modtog en tilsvarende

har mulighed for at følge opfordringen vi kan ikke begå ulovligheder

multivitaminjuice og det er en fuldstændig parallel sag der er ingen statsretlig uenighed om at hverken beretninger eller beslutningsforslag binder regeringen eller fritager regeringen for vores ansvar til at sikre borgerne deres

spørgsmål om hvad man vil det her er et spørgsmål om at regeringen ikke kan følge beslutningsforslaget fordi vi ikke kan begå ulovligheder

radikale ordfører giver udtryk for nemlig at det er rimeligt at man fra første time får adgang til en fuld børnecheck ikke det juridiske det tror jeg vi har hørt så meget om

hvis ministeren mener at det er rimeligt så forstår jeg jo godt regeringens handling i den her sag så forstår jeg godt hvorfor man ikke tog dialogen

kommissionen så forstår jeg godt hvorfor regeringen ikke har undersøgt alternative modeller og hvorfor regeringen først på venstres opfordring undersøger muligheden for at kunne indeksere børnechecken i forhold til leveomkostningerne dér hvor børnene opholder sig

hvis ministeren ville sige jo vi synes faktisk at den måde som reglerne administreres på

sådan alting giver jo meget mere mening hvis ministeren klart ville sige det i dag så bunder det her jo grundlæggende i en politisk uenighed og det er jo til at forholde sig til jeg

en politisk diskussion end at fortsætte en en diskussion om jura og paragraffer

rart at vide for debatten

skaber en vis tvivl om de forpligtelser vi har i forhold til eu rettens grundlæggende principper derfor forstår jeg godt at man er træt af den juridiske diskussion for det må da være en ubehagelig position at være i der er ikke nogen der kan få børnecheck efter at have opholdt sig en time i danmark det er bekymrende og mærkværdigt at venstre vil blive ved

og det er belyst adskillige gange sådan at man skal

position var at kigge på at hvis børnechecken sendes ud af landet om den så skulle indekseres med købekraften i det land hvor den sendes hen

et eksempel på at vi har lyttet til nogle af de synspunkter der er kommet fra venstre

ikke nok til at få venstre til at gøre noget så naturligt som at bringe dansk lovgivning i overensstemmelse

regeringen anskuer det her problem

tretten måneder været bekendt med henvendelsen fra kommissionen man brugte så to tre måneder på at lave en grundig juridisk vurdering som folketinget i øvrigt ikke kan få indsigt i hvorefter man meddelte at man administrerer efter reglerne som kommissionen skrev men man har ikke selv taget initiativ til

det vil man måske godt alligevel kan ministeren så ikke godt forstå

da regeringen selv skulle håndtere det tog man ingen initiativer der kunne sikre et værn mod at man får børnechecken

se stort på juridiske vurderinger af

er lov og ret på det her område men at kalde det en bekvem position for regeringen synes jeg måske er

sådan lidt en en stramning og derfor

undrer det mig bare at man ikke i stedet for vælger en løsning hvor man går ind og forhandler konkret om hvad der kan nås inden for eu retten også for at blive enige om blandt partier der traditionelt i hvert fald

i et vist omfang har anskuet

skabe af muligheder når nu den berørte forordning skal revideres det var da en naturlig måde at gå til spørgsmålet på hvordan håndterer vi situationen under de nugældende regler og hvordan ønsker vi at arbejde for at reglerne skal være fremadrettet

dansk lovgivning i overensstemmelse med eu lovgivningen det ville da være det mest naturlige og det er det der er så mærkeligt at regeringen ikke

uden at gøre noget som helst

eller var det et halvt år nu kom jeg lige i tvivl

gør regeringen sig ikke anstrengelser for at finde et flertal i folketinget der vil vedtage en lovgivning som ifølge regeringen er i overensstemmelse med eu lovgivningen hvorfor sidder regeringen kun og forhandler med venstre og konservative samtidig med at regeringen skælder ud på venstre og konservative for ikke at være forhandlingsvillige

ikke muligheden for at lave en ny lovgivning sammen med liberal alliance og dansk

forhandlet med enhedslisten vi har haft alle partier inde og vi har også

så har hørt herre ole birk olesen i dag tale om at vi skal

sætte forordningen til folkeafstemning tror jeg

må man have os undskyldt hvis vi lige prøver med de partier der trods alt mener

og og det sætter selvfølgelig en

men jeg mener at man

fortsætte med men det ændrer ikke på at eu forordningen har direkte retsvirkning i danmark og

hvor de forsøger at bruge situationen som en murbrækker til at få brækket op i vores velfærdsydelser og skabe mere ulighed på det her område med børnechecken så

undrer mig hvorfor bruger ministeren så meget tid på at sidde og snakke med nogle partier der er så umulige hvorfor tager ministeren ikke imod enhedslistens tilbud som jo er at vi stemmer for regeringens lovforslag

hvis vi samtidig kan få en aftale om en massiv styrkelse af kampen mod social dumping fordi vi ser en sammenhæng på det her område en sammenhæng som ministeren heller ikke helt har afvist at der er

ganske lang tid på at se om vi kunne enes om en sådan massiv indsats mod social dumping

jeg er enig i ville være relevant i forlængelse af de andre initiativer regeringen og sf og enhedslisten i fællesskab har taget på det område

lykkedes jo ikke fordi enhedslisten så alligevel havde nogle helt ufravigelige krav der skulle imødekommes for at det kunne lade sig gøre og det beklager jeg selvfølgelig

i hvert fald af den klare opfattelse at det der lå på bordet og som

ville være en massiv indsats mod social dumping

til at enhedslisten hjalp lovforslaget igennem

sikre at der ikke er nogen offentlige myndigheder og skattekroner der bliver brugt til social dumping

faldt på det var jo det tilbud som regeringen ikke ville tage imod men jeg vil bede ministeren bekræfte at enhedslisten sagde

en lige så massiv indsats imod social dumping så enhedslisten har jo ikke smækket med døren

vi har ikke stillet os ultimativt an det korte af det lange er sådan må jeg konkludere at ministeren synes det er vigtigere at sidde og snakke ti gange længere

på forhånd havde ridset op men så var der et spørgsmål som herre finn sørensen også var inde på omkring arbejdsklausuler og det var så det

at arbejdsklausuler blev anvendt når det offentlige byggede

vi har stadig væk behov for at skaffe os et flertal

regeringen

af og det er jo en ærlig sag man var imod

at et flertal i folketinget under vk regeringen efter

det jeg sagde i min indledende besvarelser var at alle jo ved at eu forordninger har direkte retsvirkning det ved man også når man

jo man skulle rette kritikken mod vk regeringen der forhandlede den her forordning som man nu har travlt med

at få lavet om i den forordning som vk regeringen forhandlede

men som nu skal revideres så der er mange ting men

nogen over og ikke nogen ved siden af folketinget men som det også er fremgået af debatten tidligere

kan den konservative formand herre lars barfoed tale med om

og derfor kan vi ikke støtte det her beslutningsforslag

så

vilje til at tage ansvar for den forordning som man fra vks side selv var med til at forhandle på plads for det eu projekt som man i hvert fald hidtil har

tilhænger af og for det helt grundlæggende at borgere skal vide at de rettigheder

su området som i økonomisk omfang var

den vi diskuterer her på børnecheckområdet

hvad er der sket med venstre i de sidste tolv måneder siden man i dag vil stemme for et beslutningsforslag der opfordrer regeringen til at se stort på borgernes rettigheder

er foregået med åbne øjne og alle kender

vi vil da ufortrødent arbejde videre for at sikre at dansk lovgivning kommer i overensstemmelse med eu reglerne men det som herre dennis flydtkjær bare må anerkende er at et flertal som ikke indeholdt dansk folkeparti med åbne øjne har tiltrådt den forordning som nu fortolkes

og der er ingen jurister jurister der har

følge opfordringen fra folketinget selv om det her beslutningsforslag vedtages

meget tid på at diskutere hvordan især venstre og konservative har optrådt mens de var i regering og da de vedtog den her lov det er sådan set berettiget nok

befolkningen at vk regeringen vred armen om på kronjuristerne så de kunne få et forlig med dansk folkeparti mere er der sådan set ikke i det

kaste lidt smuds frem og tilbage inden for den blok der tidligere hed de forenede japartier

også meget rart for os andre

så diskuterer man jo ikke det væsentlige

debat om børnechecken og en række andre velfærdsydelser det er

men eu der bestemmer over reglerne for hvem der skal have adgang til børnecheck og børnebidrag og en lang række andre velfærdsydelser det er det grundlæggende problem og det er de gamle og tidligere så forenede japartier og kalde mig mads om ikke de bliver forenet igen efter den femogtyvende maj

danske folketing og den danske befolkning der kommer til at bestemme over disse ting og de har derfor heller ingen bud på hvordan de selv vil

at medlemskabet af eu og det indre marked ikke ville få konsekvenser for den danske arbejdsmarkeds og velfærdsmodel ikke ville få konsekvenser for det forhold at vi selv skal bestemme over de ting de tør ikke engang udfordre eu ved at vedtage eller administrere en lovgivning der eventuelt kunne være i strid med eu retten

hvis man vil kæmpe for folketingets ret til selv at bestemme jeg kan jo så bare konkludere at disse partier ikke ønsker at det danske folketing igen kommer til at bestemme over de spørgsmål de er godt tilfredse med at det er eu der bestemmer de er godt tilfredse med at den frie bevægelighed kan antaste vores arbejdsmarked og vores velfærdsregler det er jo værd at huske lige om lidt når vi skal hen at stemme

nogle jeg kan stemme på

det danske folketing selv bestemmer nemlig folkebevægelsen mod eu

med at sidde ved magten for enhedslisten bakker jo hundrede procent op om regeringen men alligevel accepterer

følge et flertal i folketinget

mærkelig fornemmelse at stå på talerstolen og

der vil antaste eus indgreb i den danske velfærds og arbejdsmarkedsmodel der er ikke nogen af dem der tør udfordre eu når det kommer til stykket det har vi også fået bekræftet og demonstreret

et egentligt lovforslag der kunne pålægge regeringen at administrere i overensstemmelse med folketingets flertal det har ministeren jo sagt

som ministeren ganske vist er uenig i men han har dog sagt at hvis det kunne samle flertal så ville han administrere i overensstemmelse med det fordi

opfylder de regler der nu engang åbenbart skal opfyldes for at man kan pålægge en regering at handle i strid med eu retten og så har vi jo set det forunderlige

og jeg giver først ordet til

transportministeren

men der er ingen jo vil transportministeren udtale sig om beslutningsforslag nummer 89

ulovlig cabotage og at man skal have styr på det imidlertid

en chance for at danske vognmænd og danske chauffører kan køre

til udlandet og derfor har vi eu der har regler på det område

af fjerde juli to tusind og tolv oplyst at hvis man

er man ikke i overensstemmelse med den

som også danmark er en del af det er hvad angår godsområdet det er anderledes på busområdet som forslaget også omhandler her er det faktisk sådan at buscabotagekørsel som udgangspunkt er omfattet af krav om registrering i rut registeret det er ikke som på godsområdet

stå og gætte på her men det har måske noget at gøre med omfanget af ulovlig buscabotagekørsel men det må vi så

jo kendt at selve rut registeret hører under beskæftigelsesministeriet og det er reguleret i lov om udstationering af lønmodtagere og den lov hører også under

vil jeg nu drøfte sagen med beskæftigelsesministeren og vende tilbage straks vi

hvad angår busserne når det så er sagt

er vigtigt for mig at understrege at selv om vi altså afviser det konkrete forslag her er

har kontrol og klare regler og indsats mod ulovlig cabotage så er det et stort problem

gods vi skal have klare regler og mangelen på klare regler mangelen på muligheden for effektiv håndhævelse er nogle af de største udfordringer vi skal have et dansk transporterhverv som vi kan være stolte af

en lang række tiltag som vi kan tage i anvendelse for at sikre det danske transporterhverv regeringen tage to nye midler i brug i kampen mod ulovlig cabotagekørsel på godsområdet det første er at opsætte kameraer med nummerpladekontrol ved grænseovergange det andet er skrappere politiefterforskning således at der bliver sat ind mod snyd og social dumping hvad angår det første altså kameraerne

i gang med et forprojekt med fotoudstyr til automatisk genkendelse af nummerplader og formålet er helt

om ikke det kan hjælpe i politiets efterforskning at få en systematisk registrering af lastbilers nummerplader ved ind og udkørsel af danmark så vil man jo vide

og man vil så kunne tjekke op på om de har ret til

punkt nummer to altså politiindsatsen

sikret ekstra tre million

til to af politiets tungvognscentre syd og øst til efterforskning og det er jo i tillæg til de tidligere forøgede bevillinger til kontrol

vi gør herhjemme men

at det også handler om at få klarere regler på eu

arbejdes på den front og derfor er indsatsen i

for at mødes med min franske ministerkollega og tale til en konference om social dumping i transporterhvervet

for at sikre en gennemslagskraft på europæisk plan i forhold til at få klarere regler og jeg aftalte med min franske kollega at vi nu vil forsøge at få de øvrige eu lande med på at lave sådanne klarere regler for branchen der ikke bare fungerer bag skrivebordet men også ude på vejene

konkret har danmark allerede tilbage i december to tusind og tretten i min forgængers tid sendt et brev sammen med en række lande og vi har altså alle tiders

vi har sådan set lavet en del af forarbejdet og det er det arbejde som nu skal udmønte sig i et klart og konkret signal til kommissionen om

ikke ønsker yderligere liberalisering på det område her vi ønsker til gengæld klarere regler så jeg

andre muligheder end det her konkrete forslag for at bekæmpe ulovlig cabotage

sammen beskæftigelsesministeren undersøge registrering i rut

meget ofte de samme

vil have styr på hvem det er der arbejder

på dansk jord hvem det er der kører i det her tilfælde gods på de danske landeveje og drøner rundt på de danske landeveje

ikke helt se hvorfor det skulle være så kontroversielt at bede om at vognmandsfirmaer lader

det skulle gøres noget ved og derfor er det vi

at få styr på hvem der så er i danmark for der skal jo være en del cabotagekørsel

i danmark og danske vognmænd skal kunne køre i udlandet det er en forudsætning for at vi har et effektivt transportsystem i europa

kameraer med nummerpladegengivelse kan jo netop give politiet det redskab at

at kommissionen i sit brev har sagt at det der står i forordningen er udtømmende

så kan man jo blive mødt af det samme i forhold til kameraerne

at det jo er kommissionens fortolkning men man kan sige

i rut strengt taget ikke har noget med det at gøre

som man stiller i forordningen til dokumentation af transporten

til registrering i rut så hvorfor det skulle være i strid med

tage et slagsmål i eu om ministeren har jo gjort sig til talsmand for

domstolen skal man slås om nogle af de her ting

er en sag der kan vindes det er vi klar til at tage på

to konkrete områder hvor vi har hørt fra eu at

klar til at tage retssagen hvis det kommer til det nu skal jeg lige se åbningsskrivelsen først men

når vi har et konkret brev fra eus side om at man ikke må kræve forudgående registrering så

er vi altså ude over det som man egentlig ville

mange tilhørere og da det er et lidt teknisk område

cabotagekørsel er indenrigstransport i et andet land

eller når en tysk vognmand transporterer gods imellem aarhus og slagelse cabotagekørsel reguleres på eu niveau af en eu forordning der tillader at en udenlandsk lastvogn kan udføre tre cabotagekørsler inden for syv dage uden at være omfattet af de danske krav i godskørselsloven om at ansatte chauffører skal have løn og arbejdsvilkår efter danske

meget cabotagekørsel er der så egentlig en gang imellem når man hører debatten

fra to tusind og tolv der var omfanget af cabotagekørsel godt og vel tre procent af det samlede danske transportmarkedet tre

relief dertil kan selvfølgelig komme noget ulovlig cabotage som man ikke har styr på og det

ønsker enhedslisten at cabotagekørsel skal registreres i det såkaldte rut register registeret for udenlandske tjenesteydere og det kan venstre ikke støtte for det rammer simpelt hen ikke skiven for det første

hvis man skal til at taste ind hver eneste gang en lastbil skal til danmark en tur måske bare i nogle få dage

er ingen der bliver rigere af meradministration tværtimod

i strid med eu forordningen for cabotagekørsel og danske vognmænd og chauffører får ikke gavn af at vi går dansk enegang hvis reglerne skal ændres skal det ske på eu niveau og ikke ensidigt i danmark for det er fællesregler der er tale om en grænseoverskridende aktivitet og derfor er det til gavn for en lille nation som danmark at vi har fælles regler ellers bliver vi trynet af de store i det lange løb

cabotagekørsel også foregår når danske lastbiler kører rundt i tyskland eller i andre lande og kører penge hjem ved at køre cabotagekørsel og slæber de penge hjem over landegrænsen

vigtigste argument er at hvis vi

skal ind i rut registeret styrker det jo ikke kontrollen

det fremgår jo tydeligt af et brev som transportministeriet sendte til beskæftigelsesministeriet

og den ansatte altså chaufføren hvorimod cabotagekørsel følger lastbilen

at der er taget en lang række initiativer til bekæmpelse af

vi har sammen styrket politiets indsats med vejkontroller så de nu er langt mere effektive der er en lang større risiko for at støde ind i en vejkontrol og det er begyndt at rygtes ude i europa vi har forhøjet bødetaksterne

er betalt senest har transportministeren og ros for det

kan styrke kontrollen med ulovlig cabotage

får vi sat en kæp i hjulet for at man glemmer at betale vejbenyttelsesafgiften for at køre på danske veje det er også noget der giver unfair konkurrence

en kæp i hjulet for det snyd der har fundet sted og som blev afsløret i tv forleden

og skriver at man skal en tur til hamborg i stedet for holstebro og så kan man få nogle skattefradrag og så videre det får vi også bremset med disse kameraer så

vi har gjort rigtig meget for at bekæmpe ulovlig cabotage

som forudsætning for vækst og jobskabelse vi kræver også at transport foregår på fair og lige vilkår så ingen skaffer sig fordele ved at snyde på vægten derfor skal vi have nedkæmpet ulovlig cabotage

ved at man kan få mindre tomgangskørsel og det

det er ikke nødvendigt man kan jo bare tage vognmandsfirmaet

registrere i rut registeret

man kan køre i henhold til forordningen det finder jo

kombitransporter skal lade sig registrere i rut registeret og

tro uden at jeg har statistik på det

fem og halvfems procent af de samme firmaer

at man ligger og kører national kørsel og

op og som vi har lavet sammen med regeringen

være i fred det er der nogle regler for og hvis reglerne

har forstået transportministeren har taget initiativ til så vi er på helt

skabe sammenhæng i kontrollen skabe konsistens i hele den indsats vi

henholdsvis og ulovlig cabotage piratkørsel

at det lige nøjagtig er den indsats som ordføreren

slet ikke nok men at det ikke skulle være et styrket element at vi får skabt den sammenhæng og konsistens i i kontrollen med hvad det er for nogle firmaer der ligger og kører rundt når vi nu har firmaer der registrerer sig for kombikørsel

nogle tilfælde køre lovlig cabotagekørsel i andre tilfælde

tilberede maden omme bag i lastbilen og leve under kummerlige vilkår

pludselig mister deres job fordi de bliver underbudt af chauffører fra andre lande så arbejdet med

det er noget vi virkelig er optaget af hvad vi også hørte vores minister give udtryk for før

allerøverst på dagsordenen

har vi sat ind med meget skrappere politiefterforskning på det her område nu vil enhedslisten

tjenesteudbydere skal registreres

et sympatisk forslag og noget der kan være med til

et område der ligger under beskæftigelsesministeren

hvis vi kigger på transportområdet

busområdet har mulighed for at registrere sig i rut registeret

godskørsel så det der

tanker der ligger bag ved det og vi vil gerne

haster et forslag igennem som betyder at vi så løber panden mod en mur og ikke kan få det gennemført

det gældende eu system og andet så er vi lige vidt

lave aftaler sikre alliancer og andet så det er altså en proces hvor

skal gøres på den rigtige måde i den rigtige rækkefølge

der kører cabotage på busområdet tilsyneladende skal registreres i rut

de skal lade sig registrere i rut er det så ikke efterhånden ganske mærkeligt at de vognmandsfirmaer der kører godstransport som cabotage i danmark ikke skal lade sig

ikke enig med mig i at det trods alt ville skabe en sammenhæng i den indsats i den kontrol der er med hvem der drøner rundt på de danske landeveje og

vi kan gennemføre det her uden at vi straks vi har gennemført det

bare løber panden mod en mur og løber ind i en masse problemer

det her vi hørte også ministeren før nævne hvor optaget han er af det og at han gerne vil rejse det over for sine europæiske kollegaer og

der er jo så tilsyneladende ikke nogen registreret i øjeblikket omvendt hører jeg fra blandt andet danske busvognmænd som jeg var sammen med her i weekenden til deres generalforsamling at der rent faktisk findes noget de opfatter som ulovlig cabotagekørsel på det her område

man på busområdet begynder at opleve flere og flere der kommer udefra og kører lufthavnskørsel kører

rundture i københavn og gør andre ting så vi har også et problem på busområdet

vi gerne arbejde i retning af at man måske kan gennemføre den her model men som det ligger nu kan vi ikke bare gennemføre

fremelsket den situation hvor vognmandsfirmaerne kan shoppe

det bliver umuligt for politiet at kontrollere for

at kontrollere og der bliver en mulighed for shopping det synes jeg da er et kæmpeproblem og al ære

at tingene skal foregå i eu men det her er efter min bedste overbevisning noget der godt kunne lade sig gøre i og med at vi trods alt kender det fra byggeområdet

hvor vi jo netop har det sigte som jeg er sikker på også enhedslisten er enig i

få mest muligt ud af lastbilen og at

muligt rundt med tomme lastbiler så skal vi passe på at vi ikke kommer til at begrænse det

så vi kommer til at have en masse lastbiler der kommer

og brænde diesel af uden at køre med noget gods

om balance her vi skal være helt sikre på hvad vi gør men vi er glade for

glade for det bliver taget op vi er meget optaget af det her

som er alle gerne vil tale om nu er det bare sådan

er så meget ulovlig cabotagekørsel

hvert fald den danske fortolkning af den så kan man køre cabotagekørsel fire og tyve timer i døgnet tre hundrede og fem og tres dage om året og når man kan

at ligge og begå ulovligheder derfor er omfanget af ulovlig cabotagekørsel

til gengæld er det jo glædeligt at der nu kommer det her med nummerpladerne det

alligevel nok kunne være klogt at få lidt kontrol med hvad det er der ligger og kører ind og ud af vores land

meget velkommen at vi får en registrering af nummerplader på biler der kører ind og ud af vores land og husk nu også alle færgeovergangene

påtænkes indført ved de danske grænser

må ligge og køre tom emballage over grænserne så jeg ved ikke

det blev stemt ned her i folketinget af alle de eu tro partier

om at bruge forordningsbestemmelserne om om forvridning af markedet og et værn i den forbindelse og så videre

kunnet skabe flertal i dette ting

set kun vores to partier der har stået for den linje vi har ikke

jo ikke uenig med enhedslisten i intentionerne i forhold til at vi skal have gjort op

generelt skal vi have kigget på eu forordningen men det er nok ikke noget

at bekæmpe problemet herunder at virksomheder i transportbranchen skal omfattes af rut registret derfor kan vi naturligvis støtte

så må vi så bagefter se om der bliver en sag der skal klares af med eu

udenlandske transportører af gods og passagerer bør registreres på lige fod med alle andre udenlandske tjenesteydere i registeret hvis de altså foretager kørsel i danmark en registrering i rut registret vil kunne spille fint sammen med den øvrige kontrol af cabotagekørsel og på den måde bidrage til at ulovlig cabotagekørsel lettere opdages men det her forslag kan ikke stå alene vi må sætte ind på en række

er alvorligt truet

ordet eksportchauffør

ny betydning de senere

det nærmere stået for eksport af chaufførerjobs

indføre fotokontrol ved grænsen vi synes det er godt at regeringen vil se på det

bare det er ærgerligt at det foreløbig kun bliver et forprojekt vi ved jo at fotokontrol virker

det er med at komme i gang med at indføre det permanent

det kan understøtte kontrollen af godskørslen og give os data der kan forbedre den generelle viden om omfanget af kørslen med udenlandske lastbiler i danmark

udpege mistænkelige transportmønstre ved lastbilerne fotoudstyr ved grænsen kan også bruges til at tjekke om

kørsel med tomme containere ikke give adgang til cabotage

derfor det er ærgerligt at regeringen nu alligevel har tilladt at

med tomme containere og returemballage giver adgang til fornyet kørsel i danmark transportministeren siger at det kun gælder når der er tale om reel international transport men hvordan kan det hænge sammen

muligt at lave sådan nogle kreative selskabskonstruktioner hvor ansatte aflønnes efter vilkårene i deres hjemland for eksempel bulgarien og rumænien

det land hvori arbejdet foregår

vi ser at virksomheder bruger udenlandske chauffører

udstedt af trafikstyrelsen

det kræver aflønning efter gældende kollektiv overenskomst

derfor undersøges om det er muligt for trafikstyrelsen at trække virksomhedernes kørselstilladelser tilbage hvis der bruges lidt for kreative selskabskonstruktioner alternativet er

at omgå de danske overenskomster

danske løn og arbejdsforhold

klare regler og skarp kontrol

og i princippet afskærme dele af det danske samfund fra følgevirkningerne af globaliseringen herunder ikke mindst eus bestræbelser på at

fri bevægelighed for produktionsfaktorerne arbejdskraft kapital og

og disse hæderkronede principper som vi er mest optaget af vi tror ikke på at det her er i dansk interesse

kan lade sig gøre at indhegne de rejste problemer

at vi alle bliver rigere hvis vi sikrer de bedste vilkår for frihandel i bred forstand det har historien vist de samfund der kan finde ud af at handle med hinanden ender altid med at vinde de bliver de rigeste hvis vi tror at vi kan få langsigtede fordele ved at afskærme visse faggrupper fra konkurrence så tager vi fejl tænk hvis vi tidligere i historien havde hegnet typograferne ind

af den teknologiske udvikling der kommer udefra vi passer på

og så sidder i ellers bare helt stille og lader som ingenting men lur mig det går ikke over tænk hvis vi

til sypigerne fra herning i skal bare sy videre vi passer på

der tager jeres job og slet ingen udefra nej det er naturligvis ikke den rigtige medicin den rigtige medicin er at vi sikrer en mere ligelig konkurrence ved at sænke skatterne i danmark således at det ikke bliver nødvendigt med de tårnhøje lønninger til de danske chauffører

vi skal være i stand til at produktudvikle

logistik og i højere grad arbejde for mere intelligente og effektive arbejdsprocesser i transportfaget det er i virkelighedens verden det eneste som på lang sigt kan retfærdiggøre en større spredning der må og skal være en produktivitetsforskel hvis store lønforskelle skal kunne opretholdes på lang sigt

er endnu ikke ført bevis for at den form for protektionisme som ligger i beslutningsforslaget har vist sig at være svaret på de internationale lønforskelle

mange niveauer af samfundslivet

hvorfor er det så forfærdeligt at det også skulle gælde for transportbranchen jeg gentager det gælder faktisk allerede for dele af transportbranchen betyder det at herre villum christensen og liberal alliance er parat til at ophæve kravet om at

min tale det grundlæggende problem er

det man har fået udfoldet under for eksempel cabotageforordningen

ulige konkurrence og de vognmandsfirmaer

fair og lige konkurrence

myndighederne også holder øje med at reglerne bliver overholdt jeg valgte bare

ved at hegne nogle faggrupper ind og så prøve at beskytte dem det var det der var

de godt blive overdrevet konkurrenceudsatte så jeg er

er jo fornuftig så længe vi taler om en

afleveret godset dernede og vender tilbage til danmark ja så kan man køre forbi

man skal køre tom fra det ene sted til det andet

er nogle regler for det men det der er vigtigt

er ens i alle landene i eu og det er det vi skal arbejde for at der er fælles regler i hvert eneste land i eu og at de regler vi så vedtager

gjort nok for at kontrollere den cabotagekørsel

kan kontrollere kørslen bedre

håbe at der kom digitale fragtbreve så politiet havde nemmere ved at kontrollere hvilken form for kørsel der om det er en cabotagekørsel eller en anden form for transport

det vil vi gerne være med til og der er jo også givet flere bevillinger til politiet sådan at den kontrol der skal udføres bliver mere effektiv og at de folk der kontrollerer det er bedre uddannet til det og det øgede fokus tror jeg også vil

vi afviser den rut model

administrativt ragnarok at skulle sørge for at de registre som politiet så i givet fald hvis man forestillede sig at det her forslag blev til noget skulle være opdateret

foretages en cabotagekørsel

har nogen gang på jorden og det er i hvert fald ikke et tiltag som det konservative folkeparti kan støtte vi mener ikke

fortolkninger rundtomkring i de enkelte lande det kan

finnerne har jo en meget meget restriktiv fortolkning af hvad forordningen giver plads til de siger ti ture på tre måneder tre ture per international transport javel men ti ture inden for tre måneder det er virkelig restriktivt

eller støtter han den fortolkning som jo er gældende i danmark hvor der kan køres cabotagekørsel lovligt fire og tyve timer i døgnet alle ugens dage

at

at de skal konkurrere mod lønninger på tyve til tredive kroner i timen at de skal konkurrere mod bulgarske og rumænske chauffører der har ophold på rastepladser under kummerlige vilkår og at slå sig igennem i danmark med en sådan ringe løn hvad man jo i bund og grund ikke kan

at have noget læs på i et forsøg på at sige at man vil have reglerne så strikse som muligt

alting kunne gå op i en højere enhed og alle kunne blive enige om den finske model som herre henning hyllested

vi forfølge det det der er afgørende for mig er at vi finder en løsning som tilfredsstiller de danske transportører lige så vel som den tilfredsstiller de andre landes transportører i eu så vi får nogle fælles regler og at de regler vi får

transportørerne kører i en lastbil der er sikker

vognmandsorganisationer som dtl og fdl

er sket og for nylig så vi jo at det faktisk

men også holde liv i de initiativer der kan tages for at komme cabotagekørslen

vi har fået nogle ekstra bevillinger

vi har fået højere bødestraffe endda i to omgange

også ved den såkaldte piratkørsel eller ulovlige cabotagekørsel hvis ikke bøderne falder når det bliver konstateret at der er foregået ulovlig

2009 den såkaldte cabotageforordning det er den der efter vores mening skal udfordres

også at man skal udfordre

kommissionen og eu domstolen

bestemt heller ikke bleg for hvis man skal tage ham på ordet ved godschaufførernes demonstration sidste lørdag herude på slotspladsen der var i hvert fald ingen vaklen i geledderne om

skulle gennemføres sager ved eu domstolen det er rigtig glædeligt det kan jeg kun være helt enig i

jeg tror ministeren har kaldt det en tåget omgang

det giver jo et stort rum og plads til fortolkninger men det betyder

samtidig at der er plads til at udfordre forordningen

formuleringerne er upræcise det betyder at man kan udfordre forordningen at man kan udfordre kommissionen at man kan udfordre domstolen og det er det vi mener der skal til i den her sag det skal man gøre hvis man mener sin modstand mod cabotage alvorligt og ikke kun forbeholder den skåltaler og taler ved demonstrationer

at cabotagekørsel er en direkte og

konkurrence som er påført vognmænd og chauffører fra lande med et helt andet pris og lønniveau end det danske et helt andet og på mange måder fortidigt arbejdsmarked som det så ud i danmark og for den

skyld også andre europæiske lande for hundrede år siden

en svag fagbevægelse med dårlig organisering regulær fattigdom er jo det vi er oppe imod

situation skal det selvfølgelig gå galt når man åbner op for fri bevægelse af arbejdskraft på det indre marked uden at ledsage det med foranstaltninger der skal sikre mod unfair konkurrence og ulovligheder

forslaget her om at udenlandske vognmænd herunder busvognmænd og det glæder mig

ministeriet åbenbart er blevet opmærksom på at der

er jo netop tale om en registrering af hvem det er der drøner rundt på de danske landeveje

eller krav om yderligere dokumentation for den transport

af cabotagekørslen som vi trods alt har været enige om langt hen ad vejen i det her ting skulle udfoldes og det bliver nemmere på den måde

at opdage piratkørsel

mindske cabotagekørslen og det vil selvfølgelig styrke logikken og sammenhængen

hvor er logikken når udenlandske vognmænd skal lade sig registrere i rut

skal ikke være registreret

hvor man slår fast at de dokumentationskrav der nævnes i forordningen er udtømmende men det er jo kommissionens fortolkning af det her og kommissionens fortolkninger

skal man måske en gang imellem være varsom med det synes jeg en tidligere debat har vist og

andre debatter på hele området om vores forhold til eu registrering i rut er jo ikke et krav om yderligere dokumentation for transporten men det er et krav om registrering af hvem der egentlig lovligt arbejder her i landet hvilke firmaer der lovligt arbejder her i landet og hvad de foretager

at gøre men det vil naturligvis gøre det meget nemmere at håndhæve de der tågede regler som ministeren snakker om på cabotageområdet og gøre det lidt mere besværligt

rent faktisk registreret det gælder også chauffører der kører cabotage i belgien der sker det med henblik på social sikring

et led i den sociale sikring i belgien og så har det ikke noget med cabotage at gøre selv om chaufførerne der kører

er omfattet af det her og der kan man jo med

lige så stor ret hævde at det har rut da heller ikke det

registrering af virksomhedernes ophold på dansk jord og hvad det egentlig er de laver og

man lige så godt komme til at stå over for at de kameraer man har tænkt sig

som skal være et led i registreringen

er i overensstemmelse med forordningen det er jo yderligere

forordningen gik ud på så det kan man da lige så godt rende ind i

efter lang tids pres ikke mindst fra 3f som jo har stillet det her krav

for en del år siden at det nu tilsyneladende bliver til noget jeg tror også det kan blive et godt redskab og jeg håber da ikke at kommissionen begynder at fortolke

ud over sf som jeg er rigtig glad for bakker

op og dansk folkeparti som var lidt forbeholdne over for det

det sædvanlige mønster når vi har forslag med om at styrke indsatsen mod cabotage i forhold til selve

kommissionens fortolkninger og

øje og tager slagsmålet med kommissionen og tager

tager det slagsmål at man rent faktisk gør alvor af det

er blevet klargjort så tydeligt og det er som jeg sagde indledningsvis

op på dagsordenen men det skal jo helst ikke blive ved de fine taler og skåltalerne det skulle helst blive til noget helt konkret og derfor skulle jeg mene at det er et rigtig godt forslag men må jo altså også konstatere at det er der nok ikke

ikke sige støt men det er steget igennem en lang række år

folk i den

er i når man er hjemløs ikke bare mangler et sted at bo

lang række andre problemer såsom alkoholisme nogle er psykisk syge nogle er stofmisbrugere og nogle har måske alle tre

så det er klart at der er brug for

få stoppet den negative udvikling i stigningen af antallet af hjemløse vi forsøgte jo

på hjemløseproblematikken altså få folk ud af hjemløshed eller forhindre at unge unge

midaldrende mennesker blev hjemløse

det var endog sådan at en

ikke kunne bruge de midler

få hjulpet de hjemløse

har vi mulighed for at bruge pengene i den kommende periode

vi har vedtaget nemlig at bruge de penge

plan for at

hjælpe de hjemløse og sætte ind for at forbedre deres vilkår sagen er jo

bare at give de hjemløse en bolig mange hjemløse siger

hvor man skal sætte ind er

en helhedsbehandling af de her mennesker ikke bare give dem en bolig men også hjælpe dem hvis de er misbrugere eller

del af finanslovsaftalen går ud på at man

unge mennesker under tredive år som modtager kontanthjælp uddannelseshjælp og revalideringsydelse

en periode på seks måneder

under tredive år som har problemer med huslejen

set et meget fint og godt

der er to ting i forslaget jeg lige vil nævne

jo er en drøftelse værd om

i nogle tilfælde kunne

der mangler jo så at

og der har jeg bedt ministeren om at finde ud af

det så er venstres forslag at gøre det jeg siger bare det er en drøftelse værd med hensyn til det permanente

på fire år og der står i aftalen

i det er der mulighed for at vi gennem forhandlinger i udvalget kan nå frem til et ændringsforslag som kunne forbedre det på det her punkt så spurgte jeg jo ikke til hvor længe aftalen løber men at man skulle kigge på det problematiske i at det kun er en midlertidig hjælp

med den yderligere hjælp man så kan få i det her forslag

efter betaling af boligudgifter have knap otte hundrede og

til mad tøj vask lommepenge og alle øvrige faste udgifter jeg vil gerne høre ordføreren synes ordføreren at det er muligt i længere tid overhovedet at leve

det som er de andre problemer som jeg nævnte fra starten

kan styre sin økonomi eller at man har nogle andre problemer nogle sociale problemer må jo løses på en anden måde det her er jo et helt konkret forslag til at afhjælpe

forebygge hjemløshed blandt unge under tredive år

fattigdomsydelser og givet flere penge til de fattigste pensionister og sat massivt ind så færre familier skal opleve at blive sat på gaden

konkret betydet at der har været et fald i antallet af udsættelser på mellem fem og tyve procent og tredive procent i løbet af de her par år hvor vi har siddet med regeringsmagten og efter at vi har afskaffet fattigdomsydelserne

det forslag vi behandler her i dag ligger så også i forlængelse af det

og det vil sige at det kan være væsentligt at man

huslejen målet med kontanthjælpsreformen er at de unge mennesker får en uddannelse og at flere får mulighed for at blive en del af arbejdsfællesskabet og klare sig selv

halvfemserne oplevede vi hvordan man efterlod en generation til sig selv efterlod dem hjemme foran fjernsynet de fik ganske rigtigt en check så det

komme i gang med en uddannelse hovedsigtet med vores kontanthjælpsreform er at alle dem der kan de skal og alle dem der ikke kan skal til gengæld have

gruppe af unge mennesker som herre finn sørensen taler om kommer til at leve af en su lignende ydelse når vi bliver spurgt

at de unge mennesker kan leve på det særlig længe

jo meningen at de skal i uddannelse og fire gange om året starter der en erhvervsuddannelse man kan starte på det vil sige at på det tidspunkt hvor man bliver erklæret uddannelsesparat vil man kunne indskrive sig og inden for de næste tre måneder påbegynde sin uddannelse

en af årsagerne til at det her forslag så er vigtigt er jo at det ikke er sikkert at man også inden for den tidsramme kan finde sig en ny bolig hvis man havde forestillet sig at man skulle være på kontanthjælp på den gamle høje sats resten af sit liv så har man givetvis fundet en bolig

den forudsætning og det vil sige at det at man kan starte på en uddannelse to tre måneder senere

at der nødvendigvis er en bolig til rådighed

derfor kan det selvfølgelig være nødvendigt at man kan træde til og sige at her er der

får tilpasset sin boligsituation til den nye økonomiske virkelighed men ja vi mener at folk skal kunne leve af en su

den uddannelsesydelse de får hvis de er lærlinge den lærlingeløn de får mens de er under uddannelse men vi mener under ingen omstændigheder at folk skal blive i kontanthjælpssystemet når vi taler om de stærke unge og det er jo den ene gruppe når vi taler om kontanthjælpsreform så er der den anden gruppe og det er dem der har store psykiske eller sociale vanskeligheder der er det vores opfattelse at de selvfølgelig skal være på den gamle og nu siger jeg høje i gåseøjne

der er ikke nogen der skal have den illusion at man har mange penge når man er på kontanthjælp for det har man ikke men den svage gruppe af unge som har sociale og psykiske udfordringer kommer ikke over på den lavere ydelse og de kommer ikke ind i den her

men bliver netop på de ydelser som har været førhen det i erkendelse af at det altså ikke er en gruppe unge der kan de skal til gengæld have noget mere hjælp

unge mennesker ind til den særligt lave uddannelsesydelse det mener vi i socialdemokratiet

det betyder at man sætter nogle unge i en situation hvor

de ikke er reelt uddannelsesparate

der opstår så en situation hvor nogle unge mennesker der reelt ikke kan forandre på deres egen situation bliver sat ned på en ydelse som man ikke kan leve af i længere tid ad gangen den situation ønsker vi ikke opstår og derfor har vi også fra regeringens side taget fat om de kommuner som har visiteret som fanden læser bibelen

og taget en snak med dem om hvordan man kan få rettet op på den visitationssituation det her forslag skal gerne hjælpe til at forebygge at nogle unge mennesker

mister deres bolig undervejs

situation end der er i forvejen og derfor kan

et af de helt store problemer nemlig at kommunerne har mulighed for at visitere unge mennesker til at være uddannelsesparate

det er jo det vi allerede har fået en masse eksempler på og de meget store udsving i procentsatserne på hvor mange man visiterer til at være uddannelsesparat

hvert fald en indirekte indikator

at det er det der foregår også fordi der er nogle besparelser for kommunerne ved

mulighed for at tjene nogle flere penge uden at blive modregnet og du har mulighed for at tage et lån det er altså nogle muligheder som disse unge på uddannelsesydelse

så er spørgsmålet hvorfor skal de være ringere stillet selv om der kommer en forbedring her hvorfor skal de så være ringere stillet end unge på

og ringere stillet end aktivitetsparate som jo både får en højere ydelse og som også kan søge

ganske gevaldigt ned i ydelse hvis de ikke går i gang med en uddannelse så bliver vi også nødt til at følge særdeles tæt

derfor fangede vi meget meget tidligt i forløbet at udsvingene

taget kommunerne ind og vi har ikke sluppet

et helt vanvittigt eksempel om en der var indlagt på en lukket psykiatrisk afdeling og alligevel var blevet

visiteret som uddannelsesparat det mener jeg selvfølgelig er fuldstændig hen i vejret

brobygningsforløb som er su berettigede

uddannelsesforløb på erhvervsuddannelserne

man kan få en uddannelsesydelse og komme ind under et andet sæt regler

samme regler som hvis du eksempelvis har afsluttet din ungdomsuddannelse og skal påbegynde en videregående uddannelse efter sommerferien i det slip der er imellem ungdomsuddannelsen og den videregående uddannelser

berettiget til at få kontanthjælp det kan man jo også diskutere

irriterende nok når man sidder her på christiansborg

fordi vi ikke har et ønske om at folk der ikke tilhører en bestemt kategori

der bliver jeg også indimellem frustreret over hvordan

lovforslaget fremsættes som led i udmøntningen af finanslovsaftalen for to tusind og fjorten mellem socialdemokraterne det radikale venstre socialistisk folkeparti venstre og det konservative folkeparti det fremgår af aftalen at der er behov for en særlig indsats for unge som er i risiko for hjemløshed i aftalen om finansloven for to tusind og fjorten blev partierne derfor enige om at afsætte en reserve på tyve million kroner årligt fra to tusind og fjorten til to tusind og sytten en række kommuner har peget på at visse

har vanskeligheder med at fastholde en bolig som de har råd til at betale der er især tale om unge kontanthjælpsmodtagere under tredive år hvor det vurderes at de maksimalt har råd til at have en månedlig husleje på cirka

hjælpe unge har behov for en særlig indsats og som er i risiko for hjemløshed i dansk folkeparti har vi derfor også været med til flere aftaler om at styrke indsatsen blandt andet i to tusind og ti hvor vi fik afsat to og tyve million kroner årligt i årene to tusind og elleve til to tusind og fjorten til nedsættelse af lejen i problemramte boligafdelinger samt fyrre million kroner

og tolv til to tusind og seksten og vi har for nylig

et lovforslag hvor kommunalbestyrelsen og en almen

kan aftale at almene

med et bruttoetageareal på mellem halvtreds og

billige boliger til unge mennesker det lovforslag vi behandler i dag

hjemløshed hos unge der er i en udsat boligsituation og som ikke har mulighed for at flytte eller blive anvist en bolig med en lavere husleje huslejehjælpen kan ydes til unge som ikke har mulighed for at betale huslejen det er vurderet i lovforslaget at det

to tusind personer der vil være i denne målgruppe vi tror at målgruppen vil være væsentlig

i hvilke konkrete situationer der kan ydes hjælp

lovgivningen på samtidig vil hvordan ministeren vil sikre at de ekstra midler der bliver bevilget til kommunerne også kun bliver brugt til formålet

anført i høringssvarene at det ikke er en forpligtelse for kommunen at yde hjælpen hvis en kommune får midlerne til dette

er der vel også en forpligtelse til at

ønsker at pengene specifikt bliver øremærket til de unge og der bliver lavet en form for kvalitetssikring i forhold til billige boliger til udsatte unge har vi blandt andet i to tusind og fjorten afsat ni og tredive million kroner til etablering af nye

når der bliver tilknyttet en social vicevært

forsøgsordningen med skæve boliger

så kommunerne kunne ansøge om tilskud til etablering af boliger til udsatte grupper boliger der var tilpasset deres behov formålet med skæve boliger var at ordningen med tilskud til etablering af skæve boliger skulle skabe passende økonomiske rammer for etablering til en bred vifte af byggerier blandt andet til hjemløse og særligt udsatte befolkningsgrupper som havde svært ved at indpasse sig eller som ikke magtede at bo i et traditionelt udlejningsbyggeri vi har fra folketingets side gjort en række tiltag for at forbedre indsatsen og forebygge hjemløshed

lovforslag gør vi endnu en indsats så derfor støtter vi i dansk folkeparti

sunde unge mennesker der sagtens kan tage en uddannelse og også er i stand til at tage

måde vil være rimeligt og et ordentligt incitament at give unge mennesker at det bedre kan betale sig at blive derhjemme end at komme i uddannelse

vi glade for den kontanthjælpsreform

nogle unge mennesker der akut blev bragt i en situation hvor de sad i en for dyr bolig ikke kunne finde et job der gjorde at de var i stand til at betale

heller ikke umiddelbart kunne starte på en uddannelse og derfor

at bløde den her meget bratte overgang

så jeg synes det skal ses i forlængelse af kontanthjælpsreformen

at udfylde det hul hul

økonomisk hjælp til visse unge under tredive år som står i en presset boligsituation

forslaget omhandler primært unge der modtager kontanthjælp uddannelseshjælp eller revalideringsstøtte og som risikerer at ende som hjemløse hvis ikke de tildeles økonomisk støtte til at klare huslejen den støtte vil sf gerne være med til at give fordi vi tror på at vi på den måde kan være med til at bringe noget stabilitet ind i de unges tilværelse som i stedet for bekymringer om boligsituationen kan fokusere mere på job eller uddannelse

vi er også interesseret i at de elementer af kontanthjælpsreformen som har vist sig at have en uheldig effekt skal lappes repareres forbedres og det her er et skridt på vejen

også dem op til tredive år skal leve for nogle meget lave ydelser som gør at det

er det her er en tilstrækkelig løsning på det eller kan vi forvente ordførerens hjælp om jeg så må sige

pres på regeringen for at vi får nogle vil jeg sige egentlig langtidsholdbare

pernille rosenkrantz theil og andre måske ville have forventet

dræbende kritik af den elendige reform

en opfordring til fru pernille rosenkrantz theil som desværre ikke er i salen men så

et andet tidspunkt kan vi nu ikke snart slippe for den der henvisning til det kommunale selvstyre hver gang man bliver præsenteret for at man har lavet en lov der skaber nogle problemer fordi kommunerne

nogle udsatte mennesker i en endnu mere udsat position det er jo det der er sket med den lov kan vi ikke bare slippe for det

er der jo ingen smalle steder

ikke noget kommunalt selvstyre kommunerne må ikke selv

bare finde ud af at opkræve noget mere i kommuneskat det må de skam ikke de må ikke bruge bare så meget som en lillebitte bøjet femøre mere end det budget

uden at de bliver straffet i hoved og i den anden ende og

individuelt den kommune der forsynder sig men kollektivt og sådan kunne vi blive ved

stilling til de problemer man skaber med den lovgivning man laver herinde i folketinget

i folketinget der har ansvaret for de rammer kommunerne skal administrere inden for så lad os dog lade være med at give dem nogle rammer der kan medføre de problemer som vi så skal forholde os til her når det er sagt vil jeg selvfølgelig sige at det jo er fint at regeringen og forligspartierne indser at man med den kontanthjælpsreform har indført nogle forsørgelsesydelser der er så lave at en række unge mennesker under tredive år ikke har penge til huslejen det er jo det det handler om så tak for det det er jo en erkendelse det er jo en tilståelsessag det er også klart at der ligger en forbedring i det her og det vil enhedslisten selvfølgelig stemme for men inden

vi skal kigge på hvad realiteterne er i det som man foreslår den foreslåede ordning er jo langt ringere end den særlige støtte som kontanthjælpsmodtagere over tredive år

unge der modtager aktivitetstillæg kan få hvis de søger efter § fire og tredive i aktivloven

en enlig få hjælp til den del af de samlede boligudgifter som overstiger to tusind otte hundrede

og så videre til de boligudgifter der gives hjælp til det er jo ret absurd at unge der i forvejen får en ekstremt lav hjælp som

ikke kan leve af nu skal spises af med en meget ringe huslejehjælp som kun gives for en halv år og kun gives efter kommunens skøn det er bare for at sætte tingene i relief

det er jo en forbedring fra et meget meget lavt niveau vi har regnet på det og muligvis regnet forkert men så vil udvalget få mulighed for at efterprøve vores udregninger dem vil vi

vi har sat en husleje på fire tusind kroner om måneden som ikke er en ualmindelig husleje for et ungt menneske i københavnsområdet der vil boligsikringen

det vil betyde at den unge kan få fire hundrede kroner om måneden

selvfølgelig bedre end ingenting hvis huslejehjælpen blev udregnet efter principperne i § fire og tredive og vi satte udgifter til el og varme til ni hundrede kroner om måneden

fem hundrede kroner om måneden i huslejehjælp

vil den unge efter betaling af boligudgifter have knap otte hundrede og halvtreds kroner om måneden til mad tøj vask lommepenge og alle øvrige faste udgifter enhver burde kunne se at det ikke holder en meter

det unge mennesker have knap tolv halvtreds

skal sættes ud af deres bolig før regeringen kan indse at det er nødvendigt at forhøje de lave ungeydelser og give en tilstrækkelig hjælp til boligudgifter så man kan sikre

til at spise sig mætte hver dag og til at deltage i det almindelige sociale liv som unge mennesker også skal deltage i men som jo også koster penge vi forstår heller ikke hvorfor

være midlertidig hvad skal kommunen stille op når de seks måneder er gået og det ikke er lykkedes at anvise en billigere bolig eller få

tjene nogle penge eller tage et lån skal man så bare acceptere at de bliver sat på gaden for nu har de brugt deres kvote for midlertidig hjælp vi forstår heller ikke at huslejehjælpen skal gives efter et skøn og at det ikke er en retmæssig ydelse alle unge på den lave uddannelsesydelse og lave kontanthjælp som har en husleje på over tre tusind vil jo mere end opfylde de økonomiske betingelser for huslejehjælpen til sidst vil jeg selvfølgelig bare sige at ja det er en forbedring der er heller ikke nogen nye forringelser i det så derfor vil enhedslisten støtte det

vi håber da at noget af det der bliver sagt ikke falder på stenet grund og at vi undervejs

til rådighed til at betale husleje for og leve for så hvorfor skal det overlades til et skøn

end hvis der slet ikke er noget yes men

ned på en lavere ydelse altså mener man at at alle unge skal have det samme som de ældre

sådan lød det lidt på indlægget eller om det er fordi vi generelt er ude efter princippet om at man skal skelne mellem de unge

af den lave ydelse til unge under fem og tyve år vi er da dobbelte modstandere af at man så også udvider en uretfærdighed der bliver begået mod unge under fem og tyve

den også rammer unge under tredive

med at undgå at blive sat ud af deres lejlighed

kunne herre finn sørensen ikke lige forklare

anstændigt liv hvor de kan være en del af det almindelige sociale liv og så har jeg faktisk kvitteret for at man har erkendt at man har skabt et problem med den kontanthjælpsreform det erkender man ved

kommer med et forslag der lapper en lille smule på det

udmærket godt at enhedslisten er tilhænger af lapper hvis det ikke er muligt

og det går jeg ud fra at herre finn sørensen gerne vil gentage

så kan herre finn sørensen godt snakke om alle mulige andre ting kontanthjælpsreform og alt muligt

noget konkret med det her lovforslag at gøre det her lovforslag

nu bliver der et forslag

de her unge mennesker under tredive år var det ikke det herre finn sørensen skulle have fokuseret på nemlig lovforslaget og ikke alle mulige andre

og sætte det konkrete forslag vi forholder os til i relief og ind i den virkelighed som de unge mennesker har det var formålet med det

jeg meget klart og tydeligt i ordførertalen at der er en lille forbedring i det her og den støtter vi og da der ikke er nogen forringelse pakket ind i

altså når vi lægger det ud til kommunerne

er det jo i erkendelse af at den vurdering kan man ikke sidde og

i kontakt med de unge mennesker og derfor kommer vi ind i den struktur det handler ikke om ansvarsforflygtigelse men blot et spørgsmål om at den slags

det her til men jeg mener det er fuldstændig urealistisk det kan være herre finn sørensen har et rigtig godt forslag til det

er et problem at der er rigtig mange unge mennesker der er blevet kategoriseret forkert men jeg vil gerne høre om der er et konkret

er sådan at man netop skal gøre det ude i virkeligheden

det grundlæggende problem der er i kontanthjælpsreformen men det

at fru pernille rosenkrantz theil argumenterer på den måde som man nu har gjort omkring den her reform

de unges muligheder for at få uddannelse

det er klart at hvis man laver sådan en lovgivning

træffe nogle afgørelser og visitere

unge mennesker får det endnu sværere end de har

fuldstændig vanvittigt at sige til unge mennesker

få så mange penge hvis du tager

jeg medgiver at langt de fleste unge mennesker tager en uddannelse fordi de har lyst til det de er jo i gang langt de fleste unge mennesker tager en uddannelse men der er altså en gruppe hvor vi kan konstatere at det faktisk er stærke unge mennesker som er klar til at tage en uddannelse

kommer ind og at det kommunale system får hånd om dem så det kommunale system også kan hjælpe dem med at finde sig til rette

incitamentinstrument men også en mulighed for det kommunale system til at tage hånd om de

og afhjælpe hjemløshed blandt unge som er i en udsat boligsituation og som ikke har mulighed for at flytte til eller blive anvist en bolig

som ikke selv har mulighed for at betale

er kan man jo kun få dækket nogle rimeligt begrundede enkeltudgifter og altså ikke løbende udgifter som eksempelvis husleje men i en situation hvor alt er kaos hvor massive sociale problemer tårner sig op

for midlertidigt at yde hjælp til den udsatte også inden borgeren bliver akut udsætningstruet med for mange ubetalte huslejeregninger til følge

mødte jeg på et tidspunkt nede i gågaden en fyr der hed allan allan var misbruger og han var også hjemløs

mig sin historie historien var den at han egentlig var startet som rigtig mange andre med en god familie og et godt job og et fint liv som kørte på skinner

det startede hans deroute

fastholde sit arbejde og endte også med at blive udsat af sin bolig

et samfund som ikke kan passe på netop sådan en som allan en hjemløs og en misbruger sådan som han var endt og som ikke kan sikre at der også

hånd om sådan en som ham havde allan fået den mulighed som vi nu åbner op for og som vi nu giver kommunerne mulighed for

jo slet ikke sikkert at han var endt på den bænk den bænk hvor jeg i øvrigt traf beslutningen om at melde mig ind i konservativ ungdom for snart fjorten femten år siden

ikke om en lavere kontanthjælp for unge som udmærket kan komme i uddannelse og endda kan gøre det i morgen

har hjælp behov og som er i en særlig situation

jeg glad for som konservativ ordfører at kunne stemme for

er jo også lige præcis det det handler om

til de mest udsatte som de fleste også

det et forslag som er fremsat som

led i udmøntningen af aftalen for finansloven to tusind og og fjorten omkring den her særlige indsats for unge som er i risiko for hjemløshed

understøtter de sociale

nedbringelse af antallet af hjemløse og så giver forslaget også som

kommunen mulighed for at yde den her midlertidige huslejehjælp til unge under tredive år som blandt andet også modtager de særlige ungesatser efter lov om aktiv socialpolitik

samtidig også kan stille nogle betingelser for at yde hjælpen det kan være at den unge skal indgå i

skal medvirke til at fastsætte en plan for flytning

mere passende bolig eller skal deltage i gældsrådgivning

har været inde på en midlertidig ordning som skal tages op til revision i to tusind og sytten jeg vil

som jeg plejer naturligvis besvare eventuelle opklarende eller uddybende spørgsmål i forbindelse med

frataget eller nedsat hjælp og hvor ændringen i hjælpen ikke skyldes at den pågældendes funktionsevne er forbedret der er angiveligt to hovedformål med beslutningsforslaget det ene er at borgerne skal have den hjælp

og det andet er ifølge forslaget at fjerne incitamentet for kommunerne til at frakende eller forringe hjælp i strid med loven om det første

gerne sige at jeg godt forstår forslaget det er klart at det er frustrerende for den borger der for eksempel får nedsat antallet af timer til ledsagelse

han eller hun skal finde sig i mindre hjælp i en periode hvis nu ankestyrelsen ender med at være uenig med kommunen men vi må også huske på at udgangspunktet for det jo ikke er at kommunerne

øret fra den ene dag til den anden stopper al hjælp til en borger med massive hjælpebehov

typisk vil der være tale om at borgeren får mindre eller en anden hjælp i den periode en hovedregel om opsættende virkning vil medføre betydelige udgifter og være uforholdsmæssig

for samfundet opsættende virkning i klagesager på handicapområdet som foreslået vil nemlig ikke alene betyde uændret hjælp i klageperioden for dem som får medhold i deres klage hjælpen vil rent faktisk også skulle ydes uændret i alle de sager hvor ankestyrelsen når frem til at kommunens afgørelse var rigtig

omkring to tredjedele af klagesagerne efter serviceloven princippet i vores system bør være at det skal koncentrere sig om at

borgerne har behov for og og ret til efter loven vi skal ikke lave en struktur som helt generelt fører til at der leveres ydelser borgerne ikke har behov for eller ret til

trangssituation eller i øvrigt være behov

for det mens en klage behandles så har ankestyrelsen efter retssikkerhedsloven mulighed for at træffe en

endelig kan en kommune selv eller ankestyrelsen helt undtagelsesvis tillægge en konkret klage opsættende virkning hvis den har vidtrækkende konsekvenser

genoprette og det tror også er vigtigt at tage med i betragtning der er altså en principiel mulighed for at ankestyrelsen i helt særlige situationer kan trække i nødbremsen

klagesag hvis styrelsen mener at borgeren har eller kan have behov for hjælp der åbenbart ikke kan afvente en endelig afgørelse den sikkerhed er der om kommunernes incitament til

at træffe rigtige eller forkerte afgørelser vil jeg gerne sige helt klart at jeg ikke tror at kommunerne har en strategi

i overensstemmelse med dansk forvaltningstradition har vilje til at følge de gældende regler men jeg tror også

kan være tvivl om lovgivningens grænser og nogle kommuner ønsker at teste grænserne i klagesystemet det jeg hører

fra blandt andet handicaporganisationerne er imidlertid at deres oplevelse er at kommunerne tilsidesætter reglerne af økonomiske hensyn og når organisationerne fortæller mig at mange mennesker oplever det på den måde så tager jeg det ganske alvorligt serviceloven giver ikke ret til at alle kan få præcis den hjælp de selv ønsker men alle skal naturligvis have afgørelser og ydelser der er i overensstemmelse med loven det skal der på ingen måde herske tvivl om og de skal kunne have tillid til at de netop får den hjælp kommunerne skal

og målsætningen er at de rigtige afgørelser træffes i første omgang er det tilfældet får

borgerne tillid til systemet og det er selvfølgelig rigtig rigtig vigtigt derfor har vi løbende fokus på at understøtte den kommunale sagsbehandling og udbrede viden om

korrekt praksis og anbefalinger på områder hvor der er tvivl jeg kan for eksempel nævne ankestyrelsens juridiske hotline til kommunale sagsbehandlere

også nævne ankestyrelsens anbefalinger til kommunerne om skriftlige og begrundede afgørelser der redegør

det kommunale serviceniveau og de faktiske forhold der ligger til grund for afgørelsen som sagt tager jeg det alvorligt når mange mennesker oplever at deres retssikkerhed er under pres jeg er også åben for dialog

om vi kan orientere bedre om de muligheder der findes og om der er konkrete uhensigtsmæssigheder

der lytter jeg selvfølgelig gerne til gode ideer men det fremsatte beslutningsforslag om om

opsættende virkning er i den sammenhæng uhensigtsmæssigt og vil indebære betydelige udgifter for samfundet

kommunerne har givet en bevilling er hovedreglen at kommunen ikke kan trække den tilbage medmindre der er sket ændringer i

hjemmeside så

den femogtyvende februar har fået et brev tilsendt om de her problemstillinger netop af en rådgiver for muskelsvindfonden som som giver en række eksempler

masser af henvendelser også fra muskelsvindfonden

sig ud af socialdemokraterne fordi han

fjernes det kan være at man får en anden hjælp eller mindre hjælp og så husk også de to tredjedele

den opsættende virkning men vi er da helt klart enige om at der er nogle udfordringer

jeg vil bare holde fast i

uanset om der er opsættende virkning eller ej igen vil jeg bare sige at det håndtag som ankestyrelsen og kommunerne

hvor de selv i en konkret sag

at man har et håndtag som man i yderste konsekvens godt kan bruge og det har jeg tillid til

retfærdig behandling af kommunerne

sætter dansk folkeparti fokus på en vigtig problemstilling

vi ønsker også at forbedre forholdene for borgere med handicap så vi er sikre på at de får den støtte og den hjælp de har behov for det er præcist defineret at det skal handle om at give opsættende virkning i klagesager for borgere med handicap der har fået frataget eller nedsat hjælpen selv om den pågældende ikke har fået forbedret sin funktionsevne

er læst og forstået

borgere i møde der er ingen tvivl om at retssikkerheden for borgerne

er meget vigtig og borgeren skal kunne regne med at når der bliver truffet en afgørelse så

derfor skal vi være hurtige og vi skal have de rigtige kommunale afgørelser det betyder at vi i venstre er meget optaget af at kommunerne minimerer antallet af klager og når man så

have en afgørelse hurtigst muligt det er ikke tilfældet i dag sagsbehandlingstiden i ankestyrelsen er urimelig lang så vi er meget enige med dansk folkeparti i at

vi synes det er rigtig ærgerligt at vi har borgere som er berettiget til en hjælp

mister den men vi må også sige at konsekvensen af forslaget jo vil være at mange flere klager og at man derved kommer til

ventetiden i ankestyrelsen så faktisk ender det

at vi får en helt anden situation

negativ forholden sig til hele området i stedet for at man positivt samarbejder om at få

vi får truffet de bedste afgørelser

lave yderligere arbejde ved at de får flere klager ind omvendt tænker vi

ville det altså være en stor

kan komme til at arbejde noget mere med det her

men omvendt vil jeg sige at jeg synes vi virkelig kunne gøre noget hvis vi mødtes i udvalgsarbejdet og forholdt os til det

hvis vi kunne lave et samarbejde om det

hendes opgave siger eyvind vesselbo socialordfører for venstre

det var under den tidligere minister fru annette vilhelmsen

at vi har en fælles opgave herinde i folketinget

enig med ordføreren i at de lange sagsbehandlingstider er helt uhørte men vi står jo også bare med en regering

indkaldt til samråd om sammen med dansk folkeparti netop fordi vi skal have kigget på den problemstilling men er det helt udelukket at venstre kan støtte det her beslutningsforslag hvis vi nu

det har nu vil det ikke kunne finde hundrede procent støtte i venstre men jeg er sikker på at vi

takke for at det her spørgsmål bliver bragt op på samme måde som venstre har sagt at løsningen måske ikke helt

må man sige at der bliver peget på noget der er fuldstændig centralt nemlig at handicappede borgere naturligvis skal have tillid til den sagsbehandling der er i forbindelse med den hjælp og støtte de skal have så de kan

i socialdemokratiet er vi altså også åbne for at vi

hvor vi kan imødekomme hinanden på tværs af partierne med det her spørgsmål så vi kan komme frem og ud over isen for

tror at de fleste af os er enige om problemformuleringen på det her område og derfor

godt sætte os sammen og se om vi kan finde en løsning på det vi hører jo desværre fra handicaporganisationerne at de er bekymrede for

kvaliteten af sagsbehandlingen i kommunerne ligesom borgere med handicap oplever at ventetiderne på at få behandlet klager i ankestyrelsen er alt alt for lang og det er en bekymring som vi selvfølgelig som samfund og ikke mindst herinde fra christiansborg skal tage ganske alvorligt men vi mener som sagt ikke at løsningen ligger i at give opsættende virkning i klagesager for borgere med handicap og det vil

give et par ord med på vejen en opsættende virkning tager ikke hånd om

vi mener er det reelle problem altså kernen i det her problem nemlig at der er en oplevelse af at afgørelserne i kommunerne er mangelfulde

det er det der er kernen i problemet og der mener vi ikke at den opsættende virkning løser problemerne selv med opsættende virkning vil vi stadig væk ligge og bokse med at sagsbehandlingstiderne er for lange og det løser jo ikke det problem at sagsbehandlingen i kommunen er mangelfuld

nemlig at man ikke

som handicappet borger har tillid til

at kommunen gennemfører sagsbehandlingen på

for lange så vi mener altså at man først og fremmest skal understøtte at sagsbehandlingen i kommunerne bliver ordentlig og at kommunerne træffer de rigtige

at borgerne ikke skal opleve at skulle gå i gang med at klage altså det er jo sådan set der vi allerhelst skal hen retssikkerheden

tiltag vi mener der er blevet sat i værk i forbindelse med den nye struktur af statsforvaltningen hvor formålet jo netop er at øge kvaliteten

de lange sagsbehandlingstider men vi har altså også at gøre med et område her hvor vi må se på om der kan være andre flere

som vi skal have bragt i spil og det vil jeg hermed gerne tilkendegive at vi selvfølgelig

og kigge på så vil jeg sige at problemet med lange sagsbehandlingstider jo ikke

altså klagesagsbehandlingen var lang og stigende i de sociale nævn da behandlingen overgik

til ankestyrelsen per første juli to tusind og tretten der er blevet iværksat en række initiativer for at nedbringe sagsbehandlingstiderne og for at afvikle den sagspukkel som ankestyrelsen overtog fra nævnene der er for eksempel oprettet en hotline i ankestyrelsen for kommunale sagsbehandlere ligesom ankestyrelsen kan

hvor man kan se at der er problemer generelt i kommunerne og udviklingen i sagsbehandlingstiderne følges tæt for sagsbehandlingstiden skal selvfølgelig være kort og rimelig når sagerne har så stor betydning for de borgere vi har med at gøre her så for at opsummere

vil jeg sige at socialdemokratiet ikke kan støtte det her konkrete forslag fordi løsningsmodellen ikke får fat om det der er det egentlige problem men vi er enige i målsætningen om at vi skal understøtte kommunerne i

få skabt en ordentlig retssikkerhed kunne træffe hurtige afgørelser og rigtige afgørelser og dermed

det der foregår i kommunerne så lad os sætte os ned omkring et bord og lad os se om vi ikke i fællesskab på tværs af alle folketingets partier det ville der også være noget ekstraordinært kønt

kan få kigget på og måske få lavet en beretning med hinanden tak

lange sagsbehandlingstid så det med opsættende virkning

de borgere som ikke har fået forbedret deres funktionsevne men som altså pludselig får frataget deres hjælp og det er det vi hører

at man lige pludselig får frataget sin hjælpeordning eller andet og står og mangler den hjælp til at få sin hverdag til at fungere så altså der er jo flere løsningsmodeller og det

en løsningsmodel der kan tage noget af

gang dukker op når der er så stor mistillid til systemet

derfor skal man også tage fat dér hvor problemet er i stedet for at forsøge

man bliver nødt til strukturelt at gå ind og kigge på systemet og det er jo også det vi har sat gang i

initiativer vi har taget det kan godt være at vi skal gå ad en anden vej

men jeg mener ikke det nytter noget at hoppe fra tue til tue og forsøge at løse nogle enkeltsager hvis vi alle sammen kan se at det der egentlig er tale om er et mere strukturelt fænomen

hvad det rimelige antal aflastningsdøgn er for sådan en familie det synes jeg i hvert fald kan være temmelig umuligt men det som i virkeligheden gør størst indtryk på mig i den sag er jo sådan det helt kafkaske sagsforløb med at man klager og så venter man rigtig mange måneder og så kan

at afgørelsen er at den skal hjemsendes til fornyet behandling så går

der kommer en ny afgørelse og så vil man måske klage over den og før man har set sig om

måske gået halvandet år eller mere det er i virkeligheden den del af problemstillingen jeg godt kunne tænke mig at dykke en lillebitte smule mere

vi kan nå nogle rimelig hurtige sagsbehandlingstider

vil det være det bedste

dårligere service det kan jo ende med at

var helt i orden at nedsætte serviceniveauet for den enkelte borger det kan man nok godt leve med de par måneder men det her med at man går i mange mange måneder ligefrem år i uvished og har en sag hvor kommunen og ankestyrelsen sådan spiller bold op og ned ad hinanden må være meget frustrerende

af hensyn til det kommunale selvstyre for det er klart at hvis

laver en regel om opsættende virkning

gør det jo at hver gang man som kommune nedsætter serviceniveauet og det er man i sin ret til medmindre man sænker det så langt ned

med et handicap så vil klage over

jeg godt nok passe på med at have et for højt serviceniveau fordi det bliver rigtig svært at justere i det serviceniveau hvis det betyder at hver gang

skal bruge rigtig mange ressourcer til så

har friheden i kommunerne til at sætte serviceniveauet og måske betyder

at man for en sikkerheds skyld sætter det lidt lavt i udgangspunktet fordi et højt serviceniveau vil give problemer hvis man senere

et eller andet minimum det kan være svært at sætte en konkret barre for det fordi alle sager er forskellige og

skal man tage højde for men det er kommunerne der alligevel afgør

være ud over det der minimum som vi selvfølgelig skal yde der er jeg bare bange for at det her faktisk kommer til at virke modsat at man så netop går med livrem og seler og ikke yder for meget fordi det kan bringe en i problemer senere det vil

problem hvis der er rigtig mange der klager en ting er at kommunen

passer på med det høje serviceniveau fordi det kan ramme dem selv i nakken

kan blive ekstremt belastet og så sker der igen det modsatte af

ankestyrelsen så kommer til at vælte sig i endnu flere sager og det ville også være uheldigt så i lighed med mange af de andre heroppe

der er problemer på det her område og jeg er især interesseret i

hvordan sagsgangen mellem kommunen og ankestyrelsen er og hvor mange gange man sådan kan kaste bold til hinanden

ventetider henholdsvis hos den ene part og den anden part

det synes jeg er ekstremt relevant og det peger de sager som vi jo

for uanset hvad den indholdsmæssige begrundelse så er eller hvad der er den saglige rigtige vurdering

er nogle borgere der føler at de er taget til fange i et eller andet stort bureaukratisk system

at gennemskue så vi kan ikke støtte forslaget men vil meget gerne deltage i den videre udvalgsbehandling hvor vi kan komme

i dybden med med problemstillingen og se om vi eventuelt kan gribe

behov for mere hjælp skal

serviceniveauet i en kommune når man skærer

jo stadig væk overholde lovgivningen fordi det kan være at

skal sende flere penge til ældreområdet eller hvad der ellers kunne være

man sørger for at man overholder lovgivningen det vil sige at man giver den støtte der er nødvendig for at den enkelte handicappede kan leve et værdigt

ikke pludselig får frataget en hjælp og står uden den mens sagen kører i ankestyrelsen i måske en eller op til to år fordi der netop er pingpong frem og tilbage

sådan kan det gå og man kan blive fanget i det her system i ret lang tid og stå uden den hjælp man behøver og man kan endda forværret sit handicap og blive mere skadet

hårdt presset fordi der er mange arbejdsløse eller

men måske stadig væk giver en ydelse eller en service som er meget bedre for den enkelte handicappede end i andre kommuner den frihed synes jeg man bliver nødt til at give kommunerne

at hvis de hver gang så skal i ankestyrelsen når de ændrer på deres serviceniveau så ville jeg hvis jeg var kommune

hele tiden ligge på et minimum

radikale venstres og regeringens

først med at vi omkring to tusind og seksten kan nedbringe sagsbehandlingstiden

så man må bare erkende at det er et langt sejt træk det vidste vi også godt da vi indførte den her reform af

ja umuligt at nedbringe sagsbehandlingstiderne fra den fra den ene dag til den anden men vi tror på

kan huske for det er jo politiske initiativer men administrative initiativer der handler om sagsgange

det her system mere effektivt og kan

se de problemer som fru zenia stampe nu selv står og siger

der skabte de her problemer og der er det bare mit spørgsmål er er det tilfredsstillende for det radikale venstre og fru zenia stampe og for regeringen at man først får løst det her problem med at få nedsat sagsbehandlingstiderne i 2016

en idé at vi i fællesskab kunne finde ud af at få sat mere tryk på

sagsbehandlingstiderne kom meget meget hurtigere ned så

én ting er at man kunne kaste en masse penge efter

et personale som overhovedet er i stand til at overtage alle de opgaver og derfor tror jeg at hvis hvis udgangspunktet

tør lave ændringer fordi der altid vil være en overgangsfase

aldrig nogen sinde at man får foretaget nogen ændringer

nøje for vi ved godt at det er os der så at sige er skyld i den pukkel der er nu og de lidt længere sagsbehandlingstider men det er prisen vi betaler for at få et system som vi tror på lang sigt bliver mere effektivt men

også forpligtet til at følge op på det og hvis venstre i øvrigt vil hjælpe os i den sammenhæng

har vist er der altså nogle udfordringer med det forslag der ligger her vi ser også en økonomisk udfordring

ikke se hvad det her forslag sådan rent faktisk koster

jo fuldstændig rigtigt hvad der også står i i forslaget at det

med en pris på hvad det her forslag de facto kunne koste det er vi lidt bekymrede

komme til at vedtage forslag her i folketinget

har en økonomisk konsekvens for kommunerne så andre borgere der så skal holde for og kommer til at betale det synes vi ville være uhensigtsmæssigt

at vi i udvalgsbehandlingen finder ud af hvad prisen for det som dansk folkeparti foreslår her

cirkatal som det nok nødvendigvis må

jo sådan i dag at kommunerne

når kommunen visiterer en borger hjælp har de et budget

man jo gå ud fra at de har indregnet det i deres kommunale budget så det handler

at de skal spare så går de jo ind og revisiterer og

yder den hjælp visiterer de en borger til hjælpen men så finder de måske ud

de nu vil til at revisitere borgeren og så på den måde men

er jo lagt ude i kommunerne i forhold til at

visitere borgerne det ligger jo i en budgetramme derfor må man også gå ud fra at man sætter midler af til

mennesker med handicap så de kan få en god hjælp

der skulle være tale om opsættende virkning nemlig i de tilfælde

meget et forslag som enhedslisten selv tidligere har

vil jeg sige jeg forstår det egentlig ikke det burde jo være en selvfølge at hvis kommunen vil fratage

før borgerens klage over denne fratagelse af hjælp er blevet behandlet sådan er det jo i det civile retssystem

der bliver man jo ikke straffet

det er konstateret at man har begået en forbrydelse men sådan er det desværre ikke i

der på mange måder den situation at retssikkerheden halter langt bagefter de elementære retssikkerhedsprincipper vi har i det civile

forslag som det her jo rette noget op på det jeg synes vi mangler en ordentlig diskussion af hvad der er ondets rod hvad er baggrunden for at sådan et forslag

det er da de nedskæringer der er gennemført i kommunerne igennem mange år fordi den herskende politik i det her land i rigtig mange år har været at det er vigtigere med skattelettelser

der må jeg så måske lige ikke for at

sur gammel mand minde dansk folkeparti om

medansvarlige for at vi er kommet i den situation fordi de igennem så mange år har støttet en

på en statsministerkandidat der går ind for nulvækst og så kan jeg garantere dansk folkeparti for

rigtig mange problemer på det her område hvor der er rigeligt med problemer i forvejen så baggrunden for at vi diskuterer det her i dag er jo at utallige mennesker med et handicap

bedre i stand til at klare sig selv

hjælpemidler det drejer sig om hjemmehjælp det drejer sig om ledsageordninger og om alt muligt andet og hver evig eneste socialordfører

vi modtager alle sammen masser af henvendelser fra borgerne

ville have et stærkt incitament til at træffe de rigtige afgørelser i første omgang

nu sidder herre eyvind vesselbo og nikker så hovedet er ved at falde af men herre eyvind vesselbo kender mig godt nok til at vide at det er enhedslistens natur at se på de lyse sider og prøve at finde de sprækker der kan være

på skolerne daginstitutionerne og så videre vi kigger på hver eneste lillebitte krog

og det er jo fordi vi alle sammen modtager de mange henvendelser fra borgere der er i den her situation derfor synes jeg det er interessant at alle ordførere har sagt

jo konstateret hvor flertallet ligger

er enhedslisten selvfølgelig også åben over for det

borgernes muligheder i hvert fald i dansk

vi har været med til om den ændrede struktur den ændrede klagestruktur og omlægningen i statsforvaltningen vi følger det meget tæt og jeg kan meget godt tilslutte mig fru zenia stampes

det har jeg også gjort til et medie det er ikke tilfredsstillende og vi er nødt til at kigge på

tilstrækkelige ressourcer til at bestride den opgave ellers vil jeg bare sige at enhedslisten ikke er enig i

forringet retssikkerheden ved at nedlægge de sociale nævn og beskæftigelsesankenævnet det er vi ikke enige i det er en diskussion

her folketing synes at det er vigtigere med skattelettelser end med velfærd og at man derfor har lagt kommunerne i et økonomisk jerngreb gennem en budgetlov som dansk folkeparti har støttet ligesom dansk folkeparti igennem mange år støttede en regering

er jo nødt til at se tingene i deres helhed

den politik har jo konsekvenser for handicapområdet og hjemmehjælp og så videre men det er jo ikke det samme som at jeg så forklejner at dansk folkeparti forsøger at rette op på nogle af de skader som de et eller andet sted selv har et

kommer ikke til pludselig at stå uden hjælp mens den pågældende klagesag behandles og kommunernes praksis med at føre sociale klagesager for at fastslå minimumsstandarder vil blive begrænset hermed får kommunerne et

til at behandle klagesager hurtigere idet der ikke vil kunne opnås en besparelse under sagsbehandlingsforløbet incitamentet til at frakende eller forringe hjælp i strid med loven forsvinder idet kommunerne fremover ikke vil kunne opnå en besparelse mens en klagesag pågår retssikkerheden for borgere med handicap vil desuden blive øget så hovedvægten kommer på netop social retssikkerhed frem for

nedsat funktionsevne ikke længere skulle lide under at deres liv uretmæssigt falder fuldstændig fra hinanden mens de venter på at klagen færdigbehandles i ankestyrelsen

frataget hjælpemidler alene for at spare penge ude i kommunerne

for mennesker med handicap have uoverskuelige konsekvenser hvis man bliver frataget hjælpemidler som man har fået for at kunne leve et liv på samme måde som hvis man ikke havde et handicap det kan være mennesker som har så alvorlige handicap at de har brug for eksempelvis borgerstyret personlig assistance en bpa eller andre hjælpeforanstaltninger

er afgørende for at de i det omfang det er muligt kan klare sig på samme måde som hvis de ikke havde det her handicap det er måske lidt afgørende for at de kan blive i deres eget hjem eller at de kan være sammen med deres familie

hjælpen så kommer tilbage

vi i princippet også tilhængere af at kunne gives en form for opsættende virkning i klagesager for borgere med handicap som enten får frataget eller nedsat hjælpen selv om den enkelte ikke fået forbedret sin funktionsevne men der er også elastik

er den enkelte får forbedret sin funktionsevne

bliver i stand til at kunne leve uden det her hjælpemiddel eller ej

der er også et men

og det er altså vigtigt at tilkendegive at handicapområdet er et særligt område for det andet har vi en meget stor bekymring for at forslaget ikke er udgiftsneutralt som

skriver i beslutningsforslaget for hvis folketinget træffer beslutning om opsættende virkning vil man ikke alene blande sig i det kommunale selvstyre det gør man jo sådan af og til nej så risikerer man også at pålægge kommunerne besparelser andre steder som risikerer at kunne komme til at ramme hårdere

det er jo lige nøjagtig sådan med budgetstyringen i en kommune at har man budgetteret med en besparelse på handicapområdet fordi man

og vi kan være rigtig bekymrede for hvor den besparelse

så i givet fald vil skulle findes hvis man tvinger kommunerne til at skulle lave med opsættende virkning på klagesager alternativet er jo sådan set og det vil være mest fair

hvis folketinget binder kommunerne til at skulle kunne lave de her klagesager med opsættende virkning

også bidrager til at betale de øgede omkostninger der er forbundet med det

forslag

er for nogle udgifter der kunne være forbundet med det her område

jo kunne lave et skøn spørgsmålet er

også har en bekymring for hvordan det i praksis vil blive taget imod derude og

risikerer at komme til at

lave noget som er endnu værre for de borgere som

gå aktivt ind i drøftelsen i udvalgsbehandlingen og

får nogle mere klare signaler fra ordførerne fra regeringspartierne

gode beslutningsforslag her i salen

ankestyrelsen afgør ens sag

og det er jo sådan at de ikke kan regne dem ud så man ved jo ikke om der er forøgede udgifter

men når der er en række spørgsmål som ikke er besvaret og

vi går jo meget aktivt ind i de drøftelser der er vi går ind i forhold til

det er jo helt indlysende og afgørende at dem som har handicap

udsatte

på niveau med

mennesker med handicap som har en bpa ordning og

love for at de garanteret også godt kan regne på hvad en eventuel kompensation måtte løbe op i

stiller nogle flere spørgsmål og det kunne man jo gøre så har man

sølund festival som vi jo med herre tom behnke er gået meget aktivt ind i netop fordi

at fremsætte et lovforslag der giver opsættende virkning for borgere med handicap der ikke har forbedret deres funktionsevne

er bekymret for at mennesker med handicap bliver fanget i et klagesystem og kommer til at stå uden hjælp i deres dagligdag borgere med handicap kan klage hvis kommunen fratager eller nedsætter den hjælp som de er visiteret til af kommunen den hjælp borgere med handicap er visiteret til har afgørende betydning for deres hverdag hjælpen kan for eksempel bestå

hjælpemidler praktisk hjælp og ledsagelse forringelser i hjælpen kan finde sted selv om borgeren klager over afgørelsen for eksempel indtil borgeren eventuelt får medhold i sin klage og indtil kommunen får efterlevet afgørelsen denne periode kan strække sig over et

eller flere år hvor borgeren må klare sig uden

og støtte som den pågældende er blevet frakendt efter de sociale nævn er blevet nedlagt er sagspuklen i ankestyrelsen

har gentagne gange påpeget problematikken hverdagen for mennesker med handicap bliver besværliggjort i den periode hvor de uretmæssigt må undvære den hjælp der er med til

almindelige livsførelse det kan gå ud over deres livskvalitet forringe deres funktionsevne forringe deres jobsituation og det kan gå ud over familielivet og slide hårdt psykisk og fysisk og for nogle kan det også medføre uoprettelige skader

det er i strid med loven da det er omkostningsfrit at

sparer kommunerne uanset hvad sagen ender med

jo længere sagsbehandlingstid desto større besparelse hvilket kan være et incitament for kommunerne til at trække sagerne i langdrag denne økonomiske gevinst får kommunerne lov til at beholde også selv om borgeren får medhold i sin klage det er ikke rimeligt og derfor fremsatte dansk folkeparti også et beslutningsforslag

at mennesker med handicap skulle have kompensation hvis de fik medhold i deres klage dette forslag var der desværre ikke opbakning til

beslutningsforslag at indføre at klager får opsættende virkning i de sager hvor borgerens funktionsevne ikke er forbedret det vil sige at borgeren først får frataget eller nedsat

vedkommendes hjælp hvis borgeren ikke får medhold i ankestyrelsen reglerne for opsættende virkning

hovedreglen fremgår af § to og halvfjerds stykke en hvor det er nævnt at en klage over en afgørelse ikke har opsættende virkning men herefter følger

endvidere af § to og halvfjerds stykke

over en afgørelse om botilbud efter servicelovens kapitel tyve opsættende virkning

der har også været en række artikler omkring problemstillingen hvor blandt andet ekstra bladet har beskrevet hvordan kommunerne tjener penge på dårlig sagsbehandling jævnfør artiklen kritik ministeren tager ikke kommunernes lovbrud alvorligt som har været i ekstra bladet den niende januar to tusind og fjorten i artiklen tilkendegiver flere partier at dette ikke er rimeligt også landsforeningen landsforeningen lev har påpeget problemstillingen det er en problematik som lev har forsøgt at rejse over for ministre og folketing gentagne gange lev mener det er dybt problematisk hvis dårlig sagsbehandling og rettighedskrænkelser

ser socialministeren gennem fingre med ulovlig sagsbehandling

den fjortende januar to tusind og fjorten

blandt andet ved en henvendelse til socialudvalget i to tusind og tolv samtidig har de også tilkendegivet det

en artikel i ekstra bladet den nittende marts

har formanden for det centrale handicapråd tue byskov bøtkjær også påpeget at det

slå op under ulovlige afgørelser skal ramme kommunekassen fra politiken fra den toogtyvende november totusinde

sine egne behov her kan det godt være i orden at man gradvis nedskærer så hjemmehjælperen ikke

at komme morgen middag aften og og nat

mener vi at det her beslutningsforslag løser flere problemer på én gang borgerne kommer ikke

klagesag behandles og kommunernes praksis

at føre sociale klagesager for at fastslå minimumsstandarder vil også blive begrænset hermed får kommunerne

klagesager hurtigere idet der ikke

kommer på netop social retssikkerhed

hvis beslutningsforslaget vedtages vil borgere med nedsat funktionsevne ikke længere skulle lide under at deres liv uretmæssigt falder fra hinanden mens de venter på at klagen færdigbehandles i ankestyrelsen i forhold til forslagets

om der vil være nogen merudgifter ved at indføre det her

det har det ikke været muligt at få beregninger på

finansministeriet men vi må også gå ud fra at

forbedret deres funktionsevne og som jeg tidligere

den uvildige konsulentordning på handicapområdet at hvis kommunen

kommunen ikke trække den tilbage medmindre der er sket ændringer i

situation og i ens funktionsevne som betyder at man ikke længere

for debatten og tak for de positive tilsagn om at der skal gøres noget på det her område jeg kunne godt have ønsket at

som det lå for jeg synes det er et rigtig godt beslutningsforslag

har fremsat fra dansk folkepartis side som vil sikre at mennesker med handicap ikke står uden hjælp

fra ganske almindelige borgere som skriver ind til os

finder nogle gode løsninger det kunne jo også være at ministeren

fordi ministeren også gerne ville finde nogle gode løsninger

børn nogle flere formelle juridiske rettigheder beskyttelse af børns rettigheder ligger regeringen meget på sinde ligesom det er vigtigt for regeringen at danmark lever op til sine internationale forpligtelser jeg deler derfor intentionerne bag fremsættelsen af dette beslutningsforslag det er også derfor at regeringen i to tusind og tolv besluttede at nedsætte et udvalg

udvalget er stadig i gang med at vurdere fordele og ulemper ved blandt andet at inkorporere flere menneskerettighedskonventioner i dansk ret regeringen ønsker en ambitiøs

gerne sætte høje standarder for danmarks menneskerettighedsforpligtelser vi skal gå seriøst til det her arbejde med at overholde og implementere vores internationale forpligtelser

forpligtelser og samtidig undersøge om der er steder hvor vi kan gøre det endnu bedre for at sikre fuld gennemførelse af konventionerne regeringen ser meget frem til at læse anbefalingerne fra udvalget når de foreligger og vil efterfølgende træffe beslutning om opfølgning afslutningsvis vil jeg sige at jeg fuldt ud deler ønsket om at beskytte børns rettigheder jeg vil også meget gerne være med til at sætte endnu mere fokus på børns rettigheder og på implementering af fns børnekonvention det udvalg regeringen har nedsat til at foretage en grundig analyse

af fordele og ulemper ved inkorporering af fns børnekonvention er snart klar med en betænkning regeringen vil afvente

betænkningen og på den baggrund træffe

hvordan der skal følges op på den baggrund kan regeringen ikke støtte

børns rettigheder børnene er vores fremtid og vi må som lovgivere være med til at sørge for

men at gennemføre sfs beslutningsforslag og dermed inkorporere børnekonventionen i dansk ret

danmark ratificerede konventionen for mere end tyve år siden det betyder at vi har forpligtet os internationalt til at overholde konventionen og derfor er vores

indrettet med respekt for børnekonventionen en inkorporering er derfor unødvendig

vil også medvirke til at gøre retstilstanden på området mere usikker konventionen er jo beregnet

en lang række lande hvor mange kæmper med nogle helt andre problemer end vi gør i danmark derfor består konventionen af en masse vage og upræcise mål og erklæringer

konventionen anviser ikke nogen konkrete midler til at opnå disse mål det betyder at hvis vi inkorporerer konventionen vil vi få nogle gummiparagraffer hvor det vil være op til fn hvordan reglerne konkret skal udmøntes dermed fjerner vi dele af den lovgivende og udøvende magt fra folketinget og regeringen og flytter den over til fn i fn er det en komité på atten medlemmer der skal bedømme om danmark lever op til konventionen

der har begrænset viden om

de danske forhold det mener jeg vil være et tilbageslag for demokratiet

lige udtrykke min undren over at sf fremsætter det her beslutningsforslag nu selv om tingene kan ændre sig meget hurtigt i politik er det immer væk kun lidt over tre måneder siden sf trådte ud af regeringen

man må jo undre sig over

da de sad i regering når det ifølge forslagsstillerne er så god en idé men jeg tror ikke sf har ændret holdning til det her emne inden for det sidste par måneder

tyde på at det var endnu et af de områder hvor sf måtte give køb på sin politik for

med begge forældre beskyttelse mod økonomisk udnyttelse og barnets ret til at blive hørt og dets synspunkter respekteret vores interesse i at danmark lever op til sine internationale forpligtelser var også baggrunden for at regeringen nedsatte udvalget om inkorporering med videre inden for menneskeretsområdet udvalgets betænkning forventes færdig inden sommerferien vi vil sikre at inkorporere børnekonventionen på den måde der er bedst for børnene derfor afventer vi udvalgets anbefalinger og derfor kan vi i dag ikke støtte beslutningsforslaget men debatten er vigtig

med udvalget har regeringen da også allerede taget en række initiativer for at forbedre børns rettigheder oprettelsen af et børnekontor hos ombudsmanden er helt centralt at nævne i dag men også forlængelsen af børns vilkårs bisidderordning som betyder at børn kan få en professionel bisidder til at hjælpe dem når de har en sag i kommunen

i handicapkonventionens tillægsprotokol den var også en del af det vi tog den faktisk ud og vi fik den

fru julie skovsby se fornuften i at at man igangsætter det arbejde

være en holdning til om socialdemokratiet ser fornuften i at inkorporere

jeg tænker at

er bare nogle af de sådan lidt større initiativer med dertil hørende lovgivning som vi har fået implementeret og så vil det jo også sige at

en løbende opmærksomhed på børns vilkår

behandle et forslag som dansk folkeparti har lavet sammen med de konservative

behandlingsgaranti det beviser jo netop at vi er meget optaget af børneområdet

børns vilkår der er også etableret et børnekontor

ombudsmandsinstitutionen og det vi jo hele tiden hører er at det er meget velfungerende at vi ikke er nået i mål er helt sikkert rigtigt men jeg tror at

vi skal fortsætte ad og ikke så meget ad den vej som forslaget her lægger op til faktisk tror jeg

handlinger som vi udfører og de resultater som vi

vigtigere end at vi får skrevet ned på et papir at vi har inkorporeret børnekonventionen i dansk

som vi jo selvfølgelig ved ratificeret børnekonventionen og dermed også internationalt forpligtet os til at overholde konventionen og konventionen kan så påberåbes og anvendes af domstolene

umiddelbart er det svært at se hvordan det retligt vil gøre den store forskel om fn konventionen inkorporeres i dansk ret eller ej

de internationale aftaler meget alvorligt også i praksis ikke kun på papiret desværre

ikke tilfældet for nogle lande i verden

handel med børn børnesoldater

det skal vi gøre alt hvad vi kan for at bekæmpe jeg mener at man

kunne spørge forslagsstillerne om de tror at det her forslag hvis det vedtages

give nogle mærkbare forbedringer i verden generelt det tvivler jeg umiddelbart på

i citationstegn kunne kalde de pæne lande der efterlever konventionerne

det her forslag egentlig vil gøre en forskel danmark vil til enhver tid og uanset hvem der danner regering det er jeg faktisk ret sikker på have fokus på børns rettigheder og arbejde målbevidst for at forbedre deres vilkår det vil vi gøre både i danmark

også internationalt hvor vi vil sikre børns rettigheder

det er vigtigt at vi sørger for at børn og unge har de bedst tænkelige opvækstvilkår og vi skal have fokus på det hvis der er nogle der lever

jeg tror at det er det vi skal fortsætte med at arbejde hen imod

for at skulle være barnebrud og så videre og så videre men jeg har dog brug for at spørge om de sager vi

min antagelse at havde vi haft børnekonventionen i dansk lovgivning havde man også

meget meget sent i forløbet hvad tænker fru karin nødgaard

vi egentlig sådan sidder og drøfter lige nu

at der er taget rigtig mange initiativer både under den tidligere regering

annette vilhelmsen deltog i regeringssamarbejdet

har fokus på de børn ude i verden

ikke har det godt og der frygter jeg lidt at der er nogle lande der ikke er så pæne i citationstegn og ikke efterlever mange af de ting som

besluttet fælles at vi skal have børnesamtaler børn skal høres og vi har lavet bisidderordning

hel masse ting så det der er vigtigt nu er at det bliver implementeret

sikre på at det også fungerer i praksis og det

hvert fald ikke noget der kan forværre danske børns retsstilling eller situation for jeg går ikke ud fra at man

gøre børns rettigheder dårligere i danmark tværtimod vil det jo være en måde især hvis man også tilslutter sig tillægsprotokollen som er kommet for nylig

gå videre til fn systemet på hvis man faktisk mener at man heller ikke

efter fns børnekonvention altså at den danske lovgivning ikke garanterer en de rettigheder der tror jeg

man skal passe på med at være lidt for selvgod her jeg synes det er et utrolig dårligt argument at sige at de her konventioner mest er

havde rigtig svært ved at brødføde min befolkning

hvis de rige lande ikke kan finde ud af at overholde de her rettigheder

i kortene hvorfor skulle vi så vi kæmper med mange andre problemer vi kæmper for at børn overhovedet får lov til at

en eller anden konvention og ligefrem en tillægsprotokol

skal tage hensyn til alle mulige andre ting som ligger lige ud over det der hedder overlevelse danske børn kan stillet dårligere af at

børnekonventionen og måske ligefrem tilslutter os tillægsprotokoller

dertil kommer at jeg er fuldstændig sikker på at hvis vi skal have lande

have dem til at prioritere det her område så må vi jo gøre det ved at gå foran og sige at vi

det burde vi ikke være så bange for for vi har orden i eget hus

man er bange for at der er sager hvor fn så kan komme og sige i overholder ikke børnekonventionen og helt ærligt hvis der er sager hvor det bliver sagt så vil jeg til enhver tid holde

nu fik jeg så ikke spurgt dem der har været imod

kan godt være at der er kommet en udtalelse fra fn om at

vi ikke har behandlet det her barn ordentligt og

jo bare fn og vi vil bare følge dansk lovgivning

at opsummere min pointe

her udvalgsarbejde så vi konkret ved hvad det vil få af betydning så vi også kan få en vurdering af tilslutningen til tillægsprotokollen

vi tror kun det kan gavne danske børns rettigheder

det

råbe højt og selv om de ikke altid kan

børn har krav på indflydelse på deres eget liv og deres egen fremtid de har krav på rettigheder

både fysisk og psykisk

og det er jo grundlæggende det som konventionen siger når man inkorporerer en konvention som

her i stedet for kun at have tiltrådt

betyder det jo at børn kan støtte ret direkte på

og den har også forrang

konventionen

afskaffede muligheden for

tvangsfiksere børn der er anbragt

og skulle det ske at

fandt på at bruge den bestemmelse som jo stadig væk eksisterer og

lovligt selv om vi alle sammen er enige om at det burde det ikke være

havde det pågældende barn

hævde at konventionens beskyttelse

at man slår det hen med et tænkt eksempel men det er trods alt et eksempel på at der godt kan være nærmest middelalderlig lovgivning tilbage i vores samfund og at vi måske også på et tidspunkt kunne opdage at børn bliver behandlet i strid med de her grundlæggende rettigheder selv om det ikke

vi ønsker så med det in mente altså at

vil have at de her grundlæggende rettigheder skal stå over al anden lovgivning at der aldrig er en undskyldning for at krænke børns rettigheder på den måde og at børnene skal kunne støtte ret

og kræfter på det der er vigtigt for børnene er at konventionen bliver fulgt og det bliver den i danmark derfor

ved sin ratifikation af børnekonventionen har danmark internationalt forpligtet sig til at overholde konventionen og konventionen kan allerede i dag i vidt omfang påberåbes for og anvendes af domstole og andre myndigheder

at dansk ret til enhver tid skal leve fuldt op til kravene i børnekonventionen og det er jo sådan set heller ikke det vi diskuterer i dag for danmark har jo netop ratificeret fn konventionen tidligere ekspertudvalg har vurderet at danmark ikke skulle inkorporere den her børnekonvention blandt andet med henvisning til at konventionen indeholder flere vagt formulerede bestemmelser

karakter af programerklæringer det er ekspertudvalg som har vurderet

vurdering at vores danske love faktisk tilbyder et bedre fundament for børnene end de paragraffer som fns børnekonvention kan tilbyde derfor afviser vi at støtte beslutningsforslaget

er der jo gode muligheder for at arbejde videre med dansk lov og her senere i dag

folkeparti som vi da meget håber at sf vil bakke op om

børn i misbrugsfamilier også bliver sikret en behandlingsgaranti for at kunne modtage rådgivning

terapi og støtte så de kan få håndteret den situation det er at leve i en misbrugsfamilie

selve timingen med det her beslutningsforslag virker jo en anelse mærkværdig i to tusind og tolv nedsatte regeringen det her sagkyndige udvalg til at vurdere om

og udvalget skulle så være klar med sine anbefalinger det var så her i efteråret to tusind og tretten men de forventes først at være klar i næste måned så tænker jeg bare

hvorfor ikke vente til de her anbefalinger ligger klar hvorfor ikke vente til sagkundskaben har talt det virker jo lidt underligt sådan at haste det igennem og hvorfor er det lige nøjagtig fru

som så fremsætter forslaget ordføreren som

så kunne man jo have inkorporeret beslutningen da man rent faktisk selv var minister så jeg

at timingen er rigtig rigtig mærkelig set fra vores

at applicere i danmark

der blandt andet ligger til grund for at vi

folkeparti tidligere har afvist det men det er klart at

det er jo netop derfor at timingen er så besynderlig for hvis nu det her beslutningsforslag var blevet

i efteråret hvor vi havde haft anbefalingerne

at man kunne gå et spadestik dybere og nemlig diskutere hvad anbefalingerne så rent faktisk handlede om lige nu ved vi det jo ikke

det er meget løst og der er ikke kommet nogen anbefalinger endnu og det gør jo at den her debat bliver sådan lidt pseudoagtig

tage

vurderede jo mange forskellige konventioner og man endte med ikke at inkorporere de konventioner som det egentlig blev anbefalet at inkorporere men kun

men jeg kan høre at de konservative nu har besluttet sig for

eksperterne hvis de anbefaler at børnekonventionen skal inkorporeres så er fru mai mercado med

at man lader sig diktere og derfor føler jeg mig da fuldstændig frit stillet over for hvad vores holdning bliver men jeg synes da man skal være noget arrogant hvis man går herop og siger at man ikke vil læse en rapport som bliver udarbejdet af nogle eksperter som rent faktisk sætter sig ned og bidrager med noget sagkundskab

vi stå frit hvis den her debat kommer op igen det

et uheldigt tidspunkt at debatten kommer på det havde jo været meget bedre og det tror jeg da egentlig også at fru pernille skipper er enig med mig i

bedre grundlag at debattere ud fra

desperat at en tidligere minister og tidligere partiformand

planen var også at anbefalingerne fra udvalget skulle være kommet i april måned og da jeg bad om at få det her beslutningsforslag på jeg en forventning om at anbefalingerne var nået at komme så det er sådan forklaringen til det

handler jo ikke om mig det handler faktisk om de børn og unge som jeg gerne

får en større tryghed og sikkerhed i deres

og afvist alt for længe og derfor

og unges tarv og trivsel også gerne bedre end i dag

jeg helt sikker på at vi også kan få sat handling bag og det er sandt vi har

også mens jeg var minister på området og det sker stadig væk vi må dog bare desværre konstatere at der er børn der bliver udvist

bliver lyttet til det synes jeg er et problem vi må tage alvorligt

at vi inkorporerer det i dansk lovgivning er

få en helhedsbetragtning på barnet

og de her børn kan jo ikke placere sig på et ministerområde de placerer sig i deres liv

helhedsbetragtning som jeg tænker inkorporeringen af fns børnekonvention vil give en større sikkerhed for for børnene end de oplever i dag

set også det er bedre end mange andre steder men der er huller i lovgivningen jeg

der har været sager om børn i plejefamilier og

om børn som oplever overgreb også inden for psykiatrien

ikke gøre noget i forhold til det den risiko den utryghed vil jeg meget gerne være med til at fjerne

håber jeg også at vi selvfølgelig kan fortsætte en seriøs drøftelse af det jeg synes et grelt eksempel

gjorde vi fordi vi meget gerne ville hjælpe velintegrerede børn med at blive i landet og det er ikke for at tage fat i enkeltsager jeg undlader meget gerne at nævne enkeltsager og derfor synes jeg næsten det er mere beklageligt

der er faktisk flere sager det er ikke værdigt

et demokrati som vores at vi behandler børn på den måde

tror jeg ikke sagerne havde været så langstrakte og været så belastende for hverken børn eller familier som de blev heldigvis fandtes der en løsning på det

den kunne man have fundet før vil

det vi har gennemført en overgrebspakke det er rigtigt vi har lavet barnets reform vi må bare konstatere at der er børn som ikke oplever sig beskyttet og

tryghed kommunerne har brug for at blive bedre gearet

tage sig af de udsatte børn de børn som står på kanten af samfundet systemet

skal indrettes så det tager sig bedst muligt af de udsatte børn og de udsatte børn og unge skal ikke

og skal med henblik herpå træffe alle passende lovgivningsmæssige og administrative forholdsregler det lyder jo ganske logisk ja det lyder næsten som om det var enkelt og derfor kan det også kun undre mig at det ikke sker jeg vil påstå at hvis vi får inkorporeret børnekonventionen

forstå det som en arbejdsopgave at børnekonventionen skal tages seriøst og at den skal anvendes i

og hvordan standarderne er der

anerkendelse af homoseksuelle om religiøs tolerance

og om at respektere mennesker med handicap så hjælper det faktisk at vi har inkorporeret fns menneskerettigheder i dansk ret når vi går ud og fortæller andre lande

at de bør give børn skole og uddannelse og at de bør hjælpe børn der er forældreløse så vil det hjælpe hvis vi kan pege på os

sige at vi har forpligtet os på de her regler det er signaler som er til at forstå og jeg synes vores børn og unge fortjener det så den helt centrale pointe for mig er vi skal sikre børns rettigheder deres tryghed og deres trivsel og derfor mener jeg vi skal inkorporere fns børnekonvention i dansk ret

det lyder lidt jeg ved ikke om der blev sagt hult eller underligt

skal forstå at vi arbejder seriøst for det så

mellem at håbe på at det bliver tidligt sommer i år og at at

lytter til de anbefalinger der kommer

set meningen at de skulle komme snart men de omhandler jo en række konventioner og anbefalinger jeg vil se meget frem til at vi arbejder videre med den her sag

ville være en fin gave fra danmark

kunne sige det gør vi i danmark vi inkorporerer det også i dansk lovgivning

tusind tak for debatten

i hvert fald alle sammen er optaget af de her børn

siden hvor det handlede om vold mod kvinder og kvinders rettigheder og jeg må sige

at lære af vores erfaringer men samtidig må jeg sige at menneskerettigheder forstås meget forskelligt i verden

kvinders reproduktive

der er en meget stor modstand imod abort

af fns medlemslande

helt usandsynlig en af de ting der står i børnekonventionen

besluttede at børns ret til sundhed også omhandlede børns ret til liv og dermed ville forbyde abort i

at have inkorporeret en børnekonvention som måske kunne forbyde abort i danmark

var i overensstemmelse med vores opfattelse af menneskerettigheder

er en særlig udsat gruppe som er i risiko for omsorgssvigt og mistrivsel og mange af dem

kommer senere i livet til at kæmpe med svære problemstillinger som følge af de opvækstbetingelser de har haft børn og unge skal selvfølgelig have den nødvendige hjælp hvis deres forældre

ikke kan tage vare på dem eller hvis de senere i livet oplever senfølger af en svær opvækst

slår eller som har andre store problemer

bugt med den negative sociale arv vi ved at børn og unge der vokser op i familier med misbrugsproblemer er i fare for at udvikle et misbrug som voksne derfor er regeringen også helt enig i intentionerne der ligger bag beslutningsforslaget som serviceloven er skruet sammen så

og unge i dag ret til at få den nødvendige hjælp fra kommunen hvis de har behov for det det gælder uagtet årsagen kommunerne har en klar pligt til at levere hjælpen og dermed

har barnet også en klar ret til at modtage hjælpen for unge over atten år som enten har været anbragt eller som har haft en kontaktperson umiddelbart op til det fyldte attende år er der mulighed for gennem at fortsætte støtten indtil det fyldte treogtyvende år

de unge over atten år som ikke er berettiget til efterværn er der mulighed for at få støtte gennem servicelovens voksenbestemmelser her er der allerede i dag

at man oplever senfølger eller er påvirket af bestemte opvækstvilkår i familier hvor mor

skal kommunen ud over at tilbyde misbrugsbehandling til forældrene sikre at der tages hånd om familiens samlede situation det er helt afgørende at kommunerne

ikke kun sætter ind over for misbruget men også sætter ind i forhold til familiernes andre problemer det betyder også at kommunen skal reagere hurtigt når der er mistanke om at børn i en familie med misbrugsproblemer mistrives på den baggrund

mener jeg sådan set at lovgrundlaget allerede er på plads de børn og unge der har behov for det skal have den nødvendige hjælp

skal ske uanset hvad årsagen er det har de krav på og det gælder både i forhold til forældrenes misbrug

i forhold til andre problemer i familien jeg ser derfor ingen grund til at indføre en særlig behandlingsgaranti som sikrer

rettigheder når kommunerne allerede i dag helt klart har

når de har brug for det problemer i familier med stof eller alkoholmisbrug kan være meget forskellige nogle er meget komplekse andre mindre

det kan kræve meget forskellige indsatser at komme problemerne til livs der vil for eksempel være børn og unge som har behov for en massiv indsats

for eksempel i form af decideret behandling og hvor for eksempel et gruppeforløb eller psykologhjælp slet ikke vil være nok vi ved også at der er familier hvor mor og far ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv får for meget rødvin i weekenderne men det er ikke det samme som at børnene nødvendigvis har behov for en social indsats med en behandlingsgaranti for alle børn og unge i stof eller alkoholramte familier risikerer vi altså at iværksætte en indsats som slet ikke matcher

det enkelte barns behov i regeringens optik giver det

derfor bedre at vi lader servicelovens bestemmelser forblive behovsbestemte sådan som de er i dag på den måde sikrer vi det

for at ethvert barn eller ungt

regeringen netop sammen med v og k afsat midler

på finansloven for to tusind og fjorten

med til at styrke indsatsen på området for det første er der afsat

hundrede og tolv million kroner i perioden og fjorten til sytten til at styrke den familieorienterede alkoholbehandling

for at reducere eller helt undgå de skader som børn i familier med alkoholproblemer

million kroner i perioden fjorten til sytten til en større forebyggelsespakke som en del af pakken indgår et initiativ der skal fremme samarbejdet mellem kommuner og frivillige organisationer

forebyggende indsats til børn og unge der vokser op i familier med for eksempel alkohol eller stofmisbrugsproblemer

at de frivillige organisationer kan noget helt særligt i forhold til børn og unge med med misbrugsproblemer mange af dem har opbygget en høj faglighed og ekspertise en ekspertise som vi ikke har råd til at sidde overhørig og som vi skal benytte os af vi regner med at melde en pulje ud i juni måned som de frivillige organisationer kan søge afslutningsvis vil jeg gerne gentage at jeg

i intentionerne bag beslutningsforslaget børn og unge der vokser op i familier med alkohol

har lovgrundlaget på plads som serviceloven

har kommunerne pligt til at hjælpe børn og unge der har behov for det det er samtidig regeringens opfattelse at vi skal have understøttet bestemmelserne i loven med initiativer

sætter fokus på børn og unge der vokser op i familier med stof eller alkoholproblemer og med finansloven for to tusind og fjorten har vi allerede taget væsentlige skridt i den retning og igangsat to store og vigtige initiativer

i spidsen gjorde det for nogle år tilbage

høre når man nu hele tiden henviser til serviceloven

§ to og halvtreds og den står jeg med her og det er jo alt muligt omkring ophold familiebehandling døgnophold plejefamilie aflastning anbringelse og så videre

anonymt kan komme hen og få noget rådgivning få noget støtte

at de faktisk har behov for at gøre noget uden om deres forældre der står også i § to og halvtreds at hvis der

hvor de kan være anonymt og få noget støtte så tror at samfundet ville spare rigtig mange penge på sigt det kunne

serviceloven er skruet sammen har de børn selvfølgelig også muligheden for at få hjælp uagtet hvilken slags

problemstilling der er de har også mulighed for

komme ned og få anonym rådgivning

en situation er at der er en fremstrakt hånd det kan være i skolen og det kan være i fritidsklubben det kan være rigtig rigtig mange steder det er det der

det der er uenigheden her og det er en politisk uenighed er om der skal være den her behandlingsgaranti eller ej eller om man mener at de tilbud der allerede er

det er bestemt ikke positivt eksempelvis

københavns kommune nogle undersøgelser som peger på at når det handler om alkoholområdet

at man skal sætte

det er også tankevækkende at i de frivillige tilbud tilbud der er eksempelvis tuba er der to års ventetid

jeg kan blive enige om at når man i forvejen har gået rigtig længe med ensomhed og med ondt i maven over at mor eller far drikker eller tager stoffer

vente i to år så ved vi jo

statistikkerne taler igen deres tydelige sprog at at hvis man er fra en familie med alkoholproblemer

en sandsynlighed på tredive procent for at man selv som barn eller ung

og det er

alt socialt arbejde hvis ikke motivationen er der

uagtet om der er en behandlingsgaranti eller ej

til de allersvageste børn og unge uagtet hvilke slags problemstillinger de

en behandlingsgaranti skal jo ikke stoppes ned i halsen på de her børn og unge for det barn eller den unge

med det længe nok at nu er ensomheden

komme til i et frivilligt tilbud hos tuba

at et barn eller en ung kan sige nu har

at forholde sig til og derfor

jo sådan i serviceloven at har man gået længe nok så kan man gå op og få netop den hjælp som man skal have

i øjeblikket for børn i familier hvor der er misbrug

alkohol eller stoffer

fuldstændig som en embedsmand og

den ene paragraf efter den anden

må sige til ministeren at der altså er en virkelighed

fordi der står noget i paragraf et eller andet i serviceloven så sker det også også ude i kommunerne og det er der ministeren tager fejl for det er nemlig det der er problemet og det er derfor at det her er et meget meget flot beslutningsforslag det sætter nemlig fingeren lige akkurat på det problem som er i ude virkeligheden og som ministeren åbenbart ikke rigtig vil tage stilling til men det er jo egentlig på samme måde som i

så er svaret bare det er ikke mit ansvar og der kan ikke ske nogen forbedringer det der er centralt i det her beslutningsforslag er jo at

børnene og de unge en

og derfor forstår jeg ikke at ministeren kunne sige jamen det kan

nogle der slet ikke har behov for det

jo fuldstændig mistolket

dem der har brug for det og de får det i dag de tal som man kender på det her område viser netop at selv om kommunerne faktisk har pligt til at gøre det her og børnene

og de unge har ret til at få hjælp

derfor er det her forslag jo

vigtigt at vi får sat fokus på det her ministeren siger selv i sin tale ja vi har lavet en finanslov med v og k hvor vi netop har sat penge af til det her formål netop sat penge af til det her formål

undrer det mig at ministeren ikke kan se at der her er en mulighed for at inkorporere de her ting i de beslutninger vi har

og sige vi vil gerne hjælpe

børn og unge med at komme ud over de belastende ting der er sket i deres familie på grund af misbrug

jeg går ud fra at vi selvfølgelig kan drøfte

med misbrugsbehandlingen har jo været at man ofte kun har behandlet den person som var misbruger enten

som har det her misbrug uden at nogen egentlig

sådan at venstre kan støtte indholdet i

meget gerne drøfte med regeringen hvordan vi

vedtaget i fællesskab så med de bemærkninger

at en tidlig og kvalificeret indsats kan være altafgørende for de børn og unge som vokser op i en udsat familie forslaget indebærer en behandlingsgaranti til børn og unge under fem og tyve år der er belastet af en opvækst med voksne der er stof eller alkoholafhængige som ministeren har redegjort for

det allerede fastsat ved lov

er et afgørende argument men også risikoen for at den rette indsats ikke ydes ved en behandlingsgaranti er væsentligt for at vi i dag ikke kan støtte forslaget men lad mig igen understrege at intentionen

at hjælpe børn og unge i udsatte familier deler vi socialdemokrater indsatsen over for børn i misbrugsfamilier er da også styrket markant over de senere år med midler fra satspuljen er der indført familieambulatorier med åben visitation i alle fem regioner kommunerne har som led i satspuljeprojektet børn i familier med alkoholproblemer fra to tusind og fem til to tusind og ti fået mulighed for at ansætte børne og familiesagkyndige hvis opgave det er at hjælpe kommunerne med at organisere indsatsen uddanne de professionelle og indarbejde handlingsvejledninger i institutioner med videre endelig er der afsat midler til at kommunerne kan udvikle og afprøve metoder til at opspore motivere og fastholde gravide alkoholmisbrugere i behandling

er der med finansloven for to tusind og fjorten endvidere afsat en hundrede og tolv million kroner i perioden to tusind og fjorten til

til familieorienteret alkoholbehandling formålet er at reducere eller helt undgå de skader som børn i familier med alkoholproblemer er i fare for at udvikle midlerne skal blandt andet gå til efteruddannelse af alkoholbehandlere og frontpersonale tværkommunalt samarbejde om den familieorienterede alkoholbehandling samt en øget kvalitet i alkoholbehandlingen i kommunerne dertil kommer også den store forebyggelsespakke fra samme finanslov det er vigtigt at have fokus på

familier det skal opretholdes

rigtig lang tid før de kan komme i behandling også den her anonyme behandling som vi taler så meget om så jeg forstår slet ikke hvordan ordføreren kan stå og sige at vi bare skal opretholde

at lovgivningen er sådan at kommunerne skal yde hjælp ja

er den så noget værd hvis man har det rigtig rigtig skidt lige lige nu og går og dækker

masse skeletter der vælter ud af skabene derhjemme jeg forstår

hen ikke hvordan ordføreren som socialdemokrat faktisk kan være imod de her ting som vi foreslår i

behovsbestemt rammelov med fokus på det enkelte menneske det synes jeg vi skal holde fast i

fokus på hvordan vi hjælper de her børn og unge

det gøre at vi gik ind og indskærpede

jeg oplever nogle ting i mit liv derhjemme

så som kommune sige vi har desværre ikke hjælpen

ude i kommunerne kommunerne skal

og jeg vil også tillade mig at forvente at de yder den hjælp de skal men samtidig vil jeg også som socialdemokrat sige at jeg er åben over for det udvalgsarbejde som vi nu skal i gang med

erfaringer der er hvad det er for nogle initiativer der virker om redskabet så skal laves om vil jeg gerne være med til at se på det vigtige for mig er at vi holder fokus som jeg sagde i min ordførertale

og måske erkendte

sige jamen loven er fin når vi jo kan se at loven ikke er fin

det tager to år fra man anmoder om anmoder om at få hjælp

kommer med i en støttegruppe hos tuba

økonomisk ansvarlighed skal vi da være de første til at kunne forstå men

psykiske problemer eksempelvis depressioner så er det almindelige tal for børn i helt almindelige familier

børn i misbrugsfamilier

seks og tredive procent

går og tumler med depression med med tanker som er rigtig rigtig uhyggelige og som jo egentlig har brug for at der er nogen der tager hånd om dem og giver dem

arbejder jo i i socialudvalget med andre lovgivninger reforem hvor vi siger jamen vi har lovgrundlaget på plads

i i de her udsatte familier

hvordan de virker

bestemt at det er et arbejde som som vi kan dykke

og i samme tempo som tidligere set og det er jo rigtig positivt der er på det her område som på de fleste andre områder

i børns opvækst ikke tvivl om at børn ofte kopierer de mønstre som de har set i hjemmet og hos deres forældre på godt og ondt endvidere er det også således at børn såfremt forældrene agerer med et ændret adfærdsmønster for eksempel som følge af alkoholindtagelse ofte er utrolig solidariske med deres forældre beskytter dem og dækker over deres adfærd

i kortere perioder men på længere sigt kan det få utrolig stor indflydelse på barnets eller den unges eget liv det kan faktisk gå hen og blive helt invaliderende som lovgiver mener jeg det er folketingets opgave at tage vare på disse børn og unge som vokser op i misbrugshjem

det er selvfølgelig årsagen til at vi er to partier de konservative og dansk folkeparti der har valgt at fremsætte det her beslutningsforslag

der sikrer behandlingsgaranti for misbrugere selv men ikke har et net der kan sikre behandling inden for en overskuelig tidshorisont for de børn og unge der lever eller har levet

folketingsmedlem arbejdede jeg i mange år som folkeskolelærer og i det job har jeg oplevet børn der har levet i sådanne familier

har lidt i det stille og hvor det ofte først var meget sent i forløbet at der blev observeret mistrivsel på grund af forældrenes misbrug eller åbnet for børnenes oplevelser desværre

igen til udtryk at der har været en særlig evne hos barnet eller den unge til at skjule og dække over virkeligheden for at beskytte de mennesker man holder allermest af trods omsorgssvigt nemlig ens forældre og ydermere dække over det

forhold til omgivelserne da det ofte er tabubelagt ofte fordi man føler sig så umådelig flov og tror man

eneste i verden der har sådan et problem når et barn igennem en årrække ser en af sine forældre ændre

væremåde og ofte også udseende når man helt umotiveret bliver skældt ud måske udsættes for vold finder fyldte eller tomme flasker bagest i klædeskabet som er forsøgt skjul og når der i urtehaven ikke er gravet løg ned men tomme flasker

er noget galt hvem skal man gå til hvem kan tro på ens beretninger når det virker så forkert og uvirkeligt sikkert ingen tænker barnet og man være med at tale om det

at ens mor over for omgivelserne dækker over det hvis ens far drikker og hun er jo også flov

en årrække gjort alt for at skjule over for børnene

hun har som ægtefælle også lidt i det stille og derfor finder jeg det vigtigt at det netop som vi foreslår i forslaget ikke skal være en af de nærmeste der skal agere rådgiver for

familien i detaljer en person

hensigtsmæssig måde i forhold til misbrugsmønsteret

også med et afslappet forhold til alkohol og stoffer hvor

ikke fastholdes i en negativ social arv og selv ender som misbrugere som vi har noteret i bemærkningerne er det en ret stor gruppe der vokser op i misbrugsfamilier og derfor tror jeg faktisk at hvis vi

blive enige om at vedtage det her forslag om en større åbenhed i form af gratis og anonym terapi og rådgivning

at de har behov for at få behandling også kan få det så skal der selvfølgelig

i samme forbindelse også udtrykkes et ønske om at der er mange flere mennesker

selv inklusive omkring børn og unge som er opmærksomme på om et barn mistrives

opvækstbetingelser så vi er sikre på at de kender deres rettigheder og deres muligheder fordi de også skal have et godt og trygt liv i dagens danmark

vil sige at jeg er meget glad for at der allerede er kommet tilkendegivelse fra venstre om

og ligger i en åben krig som er fuldstændig ødelæggende for barnet

og siger nu skal vi lave noget særligt for denne gruppe når sagen er

derfor mener jeg at kampen må handle om at sørge for

forholdt sig til en finansiering altså hvor

det er forslagsstillerne når frem til at det vil koste

jeg det var lettere at diskutere

må man jo alt andet lige konkludere

så blive taget fra ville de så blive taget fra de børn

eller som selv har nogle psykiske problemer hvor kommer pengene fra det synes jeg er problemet med det her forslag det er

men man fortæller ikke hvor

og føle at man har svigtet når man ser at børn og unge i den her situation ikke bliver hjulpet

ligger ovre på sundhedsområdet og

der forebyggelsespakken som er på to hundrede og firs million kroner

femten million kroner til det her område som blandt andet skal gå til samarbejdet med en forening som tuba

derude eller folk herinde ikke skal sidde med den forestilling

bruge de penge og dem vil vi bruge rigtig fornuftigt på nogle indsatser som jeg også tror ordførerne bakker op om i hvert fald

jeg ønske at forslagsstillerne også var kommet med et konkret

der ikke er nogen penge og hvis man gennemfører det uden at sende penge

det vil jo alt andet lige betyde øgede omkostninger

fra nogle andre og jeg er bare bange for at det kommer til at gå fra nogle af de børn har lige så ondt i livet

fokus på området men det kunne lige så godt have været organisationen for

der vokser op i familier

har altså ikke noget at gøre med at en organisation lige tilfældigvis har henvendt sig til mig

de konservative foreslår inden for tredive dage faktisk skal have nogle bedre muligheder det var den ene del af

så jeg tror da det vil være nærliggende at den her gruppe så bare vil blive prioriteret før andre grupper af udsatte

tuba på nogen måde det er en rigtig god organisation

at vi har valgt at støtte den i forebyggelsespakken

vokset op i familier der er præget af psykiske lidelser

jeg stille et lignende forslag

at vi skal kæmpe for at de børn der

hvor man ville støtte børn af forældre der er under behandling for alvorlige lidelser misbrug alkohol og så videre

en masse om finansiering at jeg hørte ministeren som jo

den måde vi har i vores forslag sagt

ikke huske hvad det var man regnede sig frem til at alle de forslag

mange mange mange milliarder samtidig med at man

se sig nødsaget til at stemme for det er jo egentlig helt reelt og det er ok

være økonomisk ansvarlig men på den anden side

hjælpe lige nøjagtig sådan en gruppe her på bekostning af andre

og jeg også tør tale på vegne af dansk folkeparti

bestemt organisation det handler om at lave en indsats for børn og unge der vokser op i misbrugsfamilier som kan komme og få

er jo et godt eksempel på hvor fremragende de gør det jeg

sådan en behandlingsgaranti på ét område vil ske på bekostning af indsatsen for børn som er mindst lige så udsatte men hvor der er andre problemstillinger der gør sig gældende

se på om vi kan gøre endnu mere for børn i misbrugsfamilier men jeg synes vi skal tage det op når vi også har nogle penge

afvisende over for det men jeg synes det er underligt at

at pengene må tages et sted fra men det er forslagsstillerne så ikke modige nok til at fortælle

hvem det så er det skal gøre

ud over at en stor andel af dem jo i

meget klart og tydeligt at den her

bare et forsøg eller en pulje det vil jo være noget som så rækker ud i tiden derfor tror

dårligt sted at finde den finansiering

ad den vej hvor det ville give mening og det synes

andet end kommunerne der sidder de med en pose penge og vi kan jo se hvem

en forpligtelse ud til kommunerne uden at sende penge gør at de så må finde pengene

ind under den her kategori

ingen tvivl om at når en eller flere personer i en familie har et alkohol eller stofmisbrug så rammer det ikke blot misbrugeren men hele familien som ofte er mindst lige så belastet som misbrugeren selv det gælder både på kort og på lang sigt fordi vi for eksempel ved at børn der er vokset op med en mor eller en far der drikker for meget eller tager stoffer i højere grad selv risikerer at udvikle et misbrug samtidig viser al evidensbaseret forskning på området at børn fra misbrugsfamilier også er i større fare for at udvikle psykiske problemer og blive indlagt på en

afdeling og at de oftere må anbringes uden for hjemmet og at de typisk er overrepræsenteret i statistikkerne for både selvmordsforsøg og andet blandt

også derfor at sf tilbage tusind og ni foreslog at der blev etableret en mulighed for familieorienteret alkoholbehandling forslaget tog ikke bare udgangspunkt i at hjælpe den misbrugende

at hjælpe familien og især de børn der var i familier med misbrugsproblemer

blandt andet har dagens forslagsstillere jo for eksempel skiftet holdning

nogle kommuner tilbyder i dag diverse former for hjælp til børn i form af gruppetilbud og botilbud med pædagogisk støtte uden for hjemmet

at forskning fra blandt andet casa viser at misbrugsproblemer og børnenes negative oplevelser først og fremmest afhjælpes ved at problemerne italesættes og behandles gennem familieorienterede tilbud af samme grund mener sf fortsat at den bedste måde at hjælpe disse børn og unge på foregår via gode familieorienterede behandlingstilbud hvor der ydes professionel rådgivning og støtte og hvor misbrugeren samtidig hjælpes til at erkende sit misbrug og misbrugets konsekvenser

det betyder imidlertid ikke at

det her forslag ikke mindst hvad angår ønsket om at hjælpe de børn og unge har brug for det men vi har problemer med at støtte det her

fordi forslagsstillerne ikke har noget bud på hvordan de skal finansiere det

konservative vil invitere sig selv med til efterårets finanslovsforhandlinger for at finde pengene men her havde vi nok set et lidt mere konkret udspil

forslagsstillerne oplyser er at det formentlig vil koste i omegnen af halvfjerds million kroner at finansiere forslaget

om dansk folkeparti har fået adgang til en gratis gavebod eller om det er lykkedes dem at finde krukken med guld for enden af regnbuen hvis det er tilfældet

hvor alle de fantastiske milliarder til at finansiere de mange løfter til vælgerne skal komme fra

de her penge skal tages det er sådan

på sigt kan spare nogle penge ved at gennemføre det her forslag

i første omgang koster og koster betragteligt det virker altså en lille smule utroværdigt at både dansk folkeparti og det konservative folkeparti med den ene hånd peger på en statsministerkandidat der drømmer om nulvækst og velfærdsforringelser og med den anden peger på initiativer der skal løfte den offentlige velfærd for millioner af kroner jeg vil gerne

man altså ikke både kan blæse og have mel i munden

endnu en gang er ude med et ufinansieret forslag vores konklusion er at selv om forslaget rent indholdsmæssigt er godt og sympatisk

fordi forslaget ikke indebærer noget som helst konkret bud på en finansiering sf

er mere positivt stillet over for vores

det ene udelukker det andet i forhold til det familierettede

bare gerne høre ordføreren om man ikke er enig i

skyde med kanoner og alt

det bliver så utopisk at dansk folkeparti sidder med til finanslovsforhandlingerne til efteråret altså

at der har været valg inden men jeg synes bare

se at det her er så væsentlig en problemstilling at det er noget vi skal gøre

ordførerens egen faglige baggrund er

forsvare at støtte det her forslag ved at der er fundet en finansiering

ligesom skal udskrive en blankocheck det er okay at man har den holdning at finansieringen altid kan komme på et eller andet tidspunkt

hvor vi ved at kommunerne har været ekstremt

uden at have nogen som helst angivelse på hvordan

så er det skruen uden ende og så står vi her igen om et halvt år

de beslutningsforslag vi vedtager her i folketinget det kan kommunerne ikke hvis vi ikke også anviser hvordan tingene skal finansieres

det er derfor jeg synes det er vigtigt at man gør sig den umage at fortælle folketinget hvordan man tænker tingene finansieret før man forventer at andre partier skal bakke op jeg deler helt intentionerne i forslaget

vi støtter intentionerne i det her forslag men i har jo med vilje ikke skrevet at det her skal satspuljefinansieres

den store baggrund for at sige

at sådan skal det finansieres jeg konstaterer at man

en finansiering

muligt at få tallene fra ministeriet og at det derfor bygger

nu vil vi ikke længere kigge på at børn bliver behandlet på den

men sikre at der kommer en garanti så de kan få den hjælp og rådgivning

konservative formand melde ud at der er en ting der står øverst på den konservative

skattelettelser

være interessant hvis de konservative vil ulejlige sig med at fortælle

finansiere de her fine velfærdsforslag samtidig med at man som

det handler om at skabe arbejdspladser når man skaber arbejdspladser

jeg tror ikke at jeg vil bruge lang tid på at snakke om hvor vigtigt det er for børn og unge mennesker

forældre med et misbrug at de får behandling

det ofte medfører for børnene som individer

ikke udelukkende skal være en behandling som sker i relation til misbrugeren men

at have forældre der har et misbrug

der er mange der har forklaret hvor vigtigt det her er

en debat der har været rigtig længe i medierne og jeg tror at jeg kan konkludere at alle partier er enige i at det her er et hensigtsmæssigt forslag så er der nogle diskussioner

finansieringen der vil jeg sige at jeg har noteret mig at forslagsstillerne har lagt op til at det er noget man kan forhandle det synes jeg er positivt så vil jeg

at det at investere i forebyggelse det at investere

at vokse op i en alkoholramt familie ikke betyder at man selv får en social deroute resten af livet men men faktisk kommer igennem en uddannelse og får sig et arbejde og ikke selv får et misbrug og ikke giver det videre til ens børn kan betale sig på den lange bane at vi sparer penge på den lange bane ved at investere i forebyggelse

kan finansministeriet ikke helt regne sådan af en være en

kan vi ikke blive enige om at det er en god idé at finde pengene til den her tidlige forebyggelse

vi ved at det gavner både vores samfund som helhed vores fællesskab de individer som bliver trukket ud af en ellers negativ social spiral og vores samfundsøkonomi det er bare super ærgerligt om ikke andet

er ikke sikret nogen hjælp til trods for at rigtig mange børn har akut brug for hjælp til aktivt at få håndteret de oplevelser de problemer og ikke mindst også de følelser de har som børn i misbrugsfamilier

dansk folkeparti om at skabe en behandlingsgaranti for børn og unge der lever

de anonymt og i et forum uden om de kommunale myndigheder kan få rådgivning terapi og støtte inden for tredive dage så de lærer at håndtere

har brug for en behandlingsgaranti

eget tydelige sprog at vokse op i en misbrugsfamilie giver en øget risiko for angst depression lavt selvværd og ikke mindst også risiko for at børnene selv udvikler et misbrug senere hen således vurderer sundhedsstyrelsen at tredive procent af børn i alkoholmisbrugende familier selv bliver alkoholafhængige tredive procent så er den negative sociale arv massiv men til trods for at vi kender statistikkerne

et problem og at der er brug for en indsats så

ikke en egentlig systematisk indsats til at hjælpe de her børn og unge til vejen mod et bedre liv et bedre liv som på alle måder kan gavne den unge og som også kan gavne samfundet hvor den unge med den rette rådgivning i større grad bliver herre over eget liv og kan reflektere over de valg som han eller hun gør og dermed bliver markant bedre til også at håndtere sit eget liv det betyder jo at den unges eget misbrug bliver mindre at den unge kan få færre depressioner fordi man selv kan mestre sit eget liv tager færre stoffer

lang sigt vil sådan en forebyggelse jo kunne spare rigtig rigtig mange penge

må være hensynet til den enkelte unge som får en redningsplanke ud og væk

af alle midler på alkoholområdet går til den misbrugende

og dermed reducere den andel af penge der går til misbrugsbehandling og den misbrugende

at også børn og unge har brug for hjælp til at knække den negative sociale arv frem for bare at lukke øjnene for det

gribe ind nu i to tusind og fjorten er ventetiden til rådgivning i eksempelvis tuba som netop hjælper børn og unge med at håndtere livet i en misbrugsfamilie steget til op mod to år

som aktivt søger hjælp til at få bearbejdet deres problemer passivt må se til fra ventelisterne det er også børn og unge som først henvender sig efter mange års isolation og efter at problemer i rigtig lang tid det viser statistikkerne nemlig også med det her forslag kommer børn og unge ikke længere til at vente i to år

vi jo meget at vi havde fået folketingets opbakning i dag

i en drøftelse om hvordan midlerne tilvejebringes men det bliver sådan skudt ned både med henvisning til skattelettelser og til at den økonomiske ramme ikke er på plads jo jo indrømmet

også derfor at vi lagde det meget åbent frem

er positive

kunne tage det et skridt videre

vil betyde en forbedret livssituation for den enkelte og det er jo vigtigt i det her også at fokusere på at især de menneskelige gevinster

handler om børn i misbrugsfamilier dertil kommer

mulighed for at gå ind i en satspuljeforhandling

i lige så høj grad vigtigt at få et signal fra partiernes ordførere

bro til eksempelvis en finanslovsforhandling

er åbnet og den første der får ordet er ministeren for børn ligestilling integration og sociale forhold værsgo

det er regeringens holdning at det vigtigste er at der i landets dagtilbud fritidshjem og klubtilbud er fokus på kvaliteten af det tilbud der møder de børn og unge

hver dag bruger rigtig mange af deres vågne timer det er helt centralt at børnene og de unge trives lærer og udvikles for at understøtte kvaliteten stiller vi i dag en række krav til indholdet i tilbuddene

er det fastsat at der i alle dagtilbud skal udarbejdes og evalueres pædagogiske læreplaner samt arbejdes med sprogvurderinger og sprogstimulering herunder skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med alle tilbud som etableres efter dagtilbudsloven på den måde understøtter vi

at alle tilbud arbejder aktivt med at fremme børnenes og de unges trivsel læring og udvikling samtidig

skal kommunerne fastsætte og offentliggøre et sæt godkendelseskriterier som alle privatinstitutioner skal leve op til for at blive godkendt godkendelseskriterierne må hverken være mere lempelige eller mere restriktive end de krav som stilles til kommunens egne institutioner kravene skal være saglige og konkrete og kan for eksempel vedrøre normeringer fysiske rammer uddannelsesmæssig baggrund hos det udførende personale og så videre det betyder feks at hvis den enkelte kommune stiller krav

en bestemt normering i de kommunale daginstitutioner

krav også skulle gælde privatinstitutionerne omvendt kan kommunen ikke stille krav til privatinstitutionerne hvis de ikke stiller de samme krav til de kommunale institutioner kommunerne følger gennem det løbende tilsyn op på at alle tilbud lever op til de centralt og lokalt fastsatte krav som stilles til dem hvis vi kigger ud i landskabet

er der for nuværende ikke store private koncerner som driver dagtilbud fritidshjem og klubtilbud i danmark og de private institutioner udgør kun en mindre del af området en stor del af de nuværende private institutioner er tidligere selvejende daginstitutioner eller puljeordninger som tidligere har haft en driftsaftale med kommunen eller

i områder hvor kommunen har valg at lukke institutioner samtidig ved

vi også fra forskellige undersøgelser at forældrene er rigtig glade for de nuværende privatinstitutioner

noget som peger i retning af at kvaliteten skulle være dårligere i de private dagtilbud i så fald ville der næppe være mange forældre som ville vælge en plads i et privat dagtilbud i forlængelse

jeg gerne slå fast at regeringen selvfølgelig ikke ønsker at tilstedeværelsen af private leverandører skal føre til at børn opdeles i a og b institutioner der er på nuværende tidspunkt ikke noget der tyder på at

opdeling sted men regeringen vil følge udviklingen på området fremadrettet der stilles i dag fra centralt og lokalt hold en række krav til indholdet i de dagtilbud som etableres og drives med hjemmel i dagtilbudsloven kravene gælder for alle tilbud uanset om de drives af kommuner eller private leverandører hvis tilbuddene lever op til disse krav ser regeringen som udgangspunkt ikke grundlag for at fratage en privat leverandør muligheden for

et overskud ud af driften på den baggrund ønsker regeringen

begge institutioner blev beskrevet i berlingske

ser vi ikke et problem i det ellers ville vi jo have stemt for forslaget

det er jo i sagens natur

veldrevne institutioner hvor pædagogerne er glade hvor forældrene er glade og

det må være det som er omdrejningspunktet når det er sagt

fordi vi ikke ønsker a og b institutioner

tjene penge på ikke overraskende ser enhedslisten spøgelser

dato ingen store private leverandører på det danske marked for daginstitutionsdrift der er heller ingen på vej og selv hvis de skulle komme kan forældrene jo bare vælge dem fra enhedslisten kæmper altså en kamp hvor der intet er

er små institutioner båret af ildsjæle og forældre typisk er det tidligere kommunale eller

der har været nødt til at blive private for at kunne beholde frirummet til at gøre tingene på deres egen måde

at give frihed til de danske familier i venstre synes vi det er vigtigt at familierne har frihed til at indrette hverdagen som de vil familierne ved bedst selv hvilken daginstitution der passer bedst til deres børn

her spiller de private daginstitutioner en vigtig rolle de sikrer nemlig at forældrene har forskellige valgmuligheder der passer til forældrenes forskellige behov

som er etableret af forældregrupper efter at kommunen lukkede det lokale dagtilbud der findes private naturbørnehaver hvor børnene oplever naturen på tæt hold og får masser af jord under neglene og der findes private daginstitutioner der er startet af dygtige pædagoger der ønsker større selvstændighed mere tid med børnene og mindre bureaukrati end i i de kommunale daginstitutioner undersøgelser viser da også at forældretilfredsheden er høj hos de private daginstitutioner for et par år siden viste

udbudsrådet at forældretilfredsheden faktisk er højere hos de private institutioner end hos de kommunale analysen viste også at private private institutioner er billigere i drift og at serviceniveauet er det samme i de private som i de kommunale der er altså ingen forskel i normering åbningstid antallet af lukkedage

en undersøgelse fra sidste år foretaget af analyseinstituttet epsi gav lignende resultater

høj i hele daginstitutionssektoren

forældre med børn i private institutioner er særlig tilfredse ifølge undersøgelsen føler forældrene

selv at de får mere kvalitet og bedre service i de private institutioner de oplever et større engagement og mere nærvær mere nærvær hos de ansatte i sidste ende kommer det selvfølgelig børnene til gode

at diktere hvad alle disse gode private daginstitutioner skal bruge deres overskud på konsekvensen er selvfølgelig at de private daginstitutioner får ringere forhold og dårligere muligheder for at indrette sig som de ellers gerne vil i et forsøg på at nedkæmpe en fjende som slet ikke eksisterer vil enhedslisten altså ødelægge forholdene for alle de andre med andre ord er enhedslistens beslutningsforslag en utrolig dårlig idé

institutioner er også med til at skabe udvikling på dette område som er så vigtigt for vores samfund heldigvis ser vi ikke den udvikling som beskrives i beslutningsforslaget store selskaber der trækker millionoverskud ud af driften er ikke virkeligheden

de danske børnehaver og vuggestuer derimod ved vi at de fleste private institutioner er tidligere selvejende daginstitutioner

puljeordninger som enten har fået opsagt deres driftaftale eller har ønsket en højere grad af frihed fra kommunen ligesom vi ved at det kun er meget få institutioner hvis konstruktion tillader at de kan trække et overskud ud af driften vi skal altså værne om den mangfoldighed og vi skal også følge udviklingen tæt men når det er sagt må det væsentligste

at tilbuddene lever op til de centralt og lokalt fastsatte kvalitetskrav fokus skal være på børnene og de unge så de gives de bedste vilkår for at lære og udvikle sig

uanset om tilbuddene er kommunale selvejende eller private

en lovændring

en opdeling af børn i a og b institutioner

men selvfølgelig skal udviklingen følges tæt

den socialdemokratiske dagsorden og hvor venstre ønsker at indføre nulvækst i den offentlige sektor har vores regering sammen med blandt andet enhedslisten taget en lang række initiativer

ekstra til at løfte kvaliteten i vores dagtilbud kommunernes anlægsinvesteringer er øget med to milliard kroner i to tusind og tretten og og fjorten så blandt andet nedslidte kommunale børnehaver kan få et løft og så arbejdsløse håndværkere kan få et arbejde

normeringer i dagtilbud og der er flere initiativer over

at forbedre de kommunale institutioner står venstres forslag om nulvækst som ifølge arbejderbevægelsens erhvervsråd vil koste omkring tre tusind pædagogiske stillinger for at opsummere at vi skal fortsætte med at investere i den offentlige sektor så forældre ikke fravælger det kommunale tilbud på grund af kvaliteten men vi skal også bevare

store kommunale besparelser også på børneområdet forekommer

endvidere decideret virkelighedsfjernt

at lovforslag virker mere optaget af at sikre nogle private aktørers økonomiske interesser

private der er alle de selvejende institutioner

daginstitutioner i danmark som hiver store markante overskud

at vi skal se på udviklingen at vi skal se på hvordan vi får skabt en mangfoldighed

at vores bekymringer om

skal følges meget nøje i forhold til hvad

på de mere bløde områder som institutioner dansk folkeparti var i sin tid med til at bære lovforslaget igennem så det blev muligt at have et mere markedsorienteret tilbud til forældrene på den måde får forældrene mulighed for at vælge mellem et kommunalt og et privat tilbud vi tror på at forældre er kloge nok til at foretage det valg vi tror også på at forældrene vil søge andre græsgange hvis de private tilbud ikke lever op til forventningerne private institutioner er afhængige af kundernes tilfredshed lever de ikke op til forældrenes forventninger

meget hurtigt lukke vi synes derfor at enhedslistens bekymringer er lidt teoretiske private daginstitutioner er ikke nogen økonomisk guldgrube vi har endnu ikke set en dansk iværksætter blive mangemillionær på at lave private vuggestuer

heller ikke set at der i danmark er blevet hevet millioner ud af en børnehave til at købe store biler for

enkle grunde til de private institutioner skal leve op til de samme krav som de kommunale og nu er en kommunalt drevet institution jo heller ikke nogen garanti for høj kvalitet

en analyse af det meget høje sygefravær i københavnske institutioner ole henrik hansen har også i sin phd afhandling vist hvordan vuggestuebørnene bliver svigtet af personalet i kommunale københavnske vuggestuer københavns kommune er som bekendt ledet af et flertal bestående af blandt andet enhedslisten så mon ikke man skulle feje for egen dør først vi tror på at flere tilbud til forældrene kan inspirere de kommunale og de private

blive bedre at mangfoldighed for forældrene er en god ting også på institutionsområdet vi tror på at kommunale institutioner kan lære af private ligesom private kan lære af kommunale det giver en bredere vifte af tilbud

bliver mulighed for et mere personligt pædagogisk præg og en større forældreinddragelse end man kender det fra en kommunal institution det er også værd at huske på at de private skal leve op til loven og at kommunerne skal føre tilsyn jeg citerer fra lovbemærkningerne til l 200 kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med de udliciterede daginstitutioner fritidshjem og klubtilbud jævnfør lovens § femte

desuden baseret på den indgåede aftale mellem kommunalbestyrelsen og den udliciterede institution kommunalbestyrelsen bør derfor ved indgåelse af aftalen sikre at de forhold

den konkrete udførelse af tilsynet må derfor afvejes i forhold til den enkelte aftale mellem kommunalbestyrelse og den udliciterede institution grundlæggende betragter vi det her beslutningsforslag lidt som et drilleforslag er skrevet for at udstille regeringen dansk folkepartis linje er uændret og vi kan derfor ikke stemme for enhedslistens forslag

og hvis man på den led kan skabe en institution der giver tilfredse forældre og glade børn

krav der gælder det er den samme ydelse vi får

nogen kan finde ud af at gøre det på en måde så de kan tjene penge på det

tidligere vk regering var der et særlig stort fokus på vilkår og rammebetingelser for de private institutioner vi er i radikale venstre

set mere optaget af at prøve at dreje diskussionen over på kvaliteten og derfor har vi igangsat en undersøgelse af kvaliteten for lige præcis at blive klogere på om de nuværende regler for forskellige typer af dagtilbud faktisk styrker kvaliteten som fru rosa lund også ved

i radikale venstre i sin tid imod vks forslag om at åbne op for

også gerne sige til fru rosa lund i dag at det ikke er et mål i sig selv for mig at institutioner skal kunne trække overskud ud men nu er reglerne sådan der er nogle få institutioner som fungerer på den her måde og derfor er det relevante spørgsmål jo i dag

det et problem og nej det ser det ikke ud til at være en stor del af de nuværende private institutioner er tidligere selvejende daginstitutioner eller puljeordninger som tidligere har

med kommunen eller forældredrevne institutioner som er åbnet i områder hvor kommunen har valgt at lukke institutioner vi kan se at tre ud af fem institutioner har valgt at blive private på grund af besparelser i kommunen

fem institutioner har ønsket mere frihed fra kommunens regler og knap en ud af fem har valgt det for at dyrke en særlig profil

jeg ville dele enhedslistens bekymring hvis der var store koncerner som lavede dårlig pædagogik bare malkede penge ud af systemet eller knækkede samfundet over i a og b institutioner

altså ikke noget der tyder på så derfor

har vi i radikale venstre valgt at vi stemmer nej til enhedslistens forslag og venter

rigtig dårlig idé at gøre indsatsen til genstand for kold og kynisk forretning hvor overskudsspekulation og cool cash prioriteres over børnenes bedste og det

deler enhedslistens bekymring om at det er at

med den bløde og borgernære kernevelfærd og kvaliteten af tilbuddene når private aktører har mulighed for at trække overskuddet ud af institutionerne det er vel også kun en naturlig bekymring fordi man godt ved at

overskud på bundlinjen og at få et overskud ud til ejerne mere end det er

børnenes bedste i modsætning til for eksempel selvejende institutioner og nonprofitinstitutioner hvor man har brugervalgte bestyrelser og hvor man har en regel om ikke at trække et eventuelt overskud ud af institutionen men lade

det overskud gå tilbage i institutionen

indrette lovgivningen på virkeligheden men åbenbart ikke her

at byde på børnepasning og gudskelov for det men når det nu ikke er sådan og når det nu

sådan rigtig ønsker at det skal være i hvert fald kan man høre det mellem linjerne hvorfor så ikke indrette lovgivningen efter den virkelighed som vi alle sammen ønsker vi ønsker mangfoldighed i opgaveløsningen

vi ønsker at der er rigtig mange forskellige måder at drive institutioner på så længe målet om børnenes gode pædagogiske udvikling er det overordnede så hvorfor ikke indrette lovgivningen på den virkelighed som det lyder som om vi alle sammen ønsker

efterhånden er et presserende behov for at få et klart overblik over området og de forskellige fordele og ulemper der er ved de forskellige driftskonstruktioner også fordi der er respekterede forskere som ole helby og kurt

der påpeger at der altså ikke foreligger nogen som helst valid og evidensbaseret forskning der kan dokumentere at udlicitering og private leverandørers indtog på markedet fører til en bedre kvalitet

den borgernære velfærd

så venter på socialministeriets rapport der skal kigge på ejerforholdene for institutioner under dagtilbudsloven hvornår kommer den rapport eller den redegørelse og hvad kan vi vente os af politiske reaktioner og intentioner med det rapporten fortæller det vil vi rigtig gerne have svar på i sf

men vi støtter helt igennem intentionerne i enhedslistens forslag lad os dog indrette lovgivningen på virkeligheden så det ikke

er folk der tjener penge

profit på pædagogik

jeg har tjent penge på pædagogik faktisk så mange penge at jeg kan betale for det sted hvor jeg bor

min bil det er godt nok en brugt volvo men alligevel

hørt rygter om at det samme er tilfældet for andre af

annette vilhelmsen er nogle af de navne jeg vil bringe i spil

og det pædagogiske område lego de sælger over hele verden ting og sager der skal

nok med tilståelserne

lever i hvert sit univers kan man sige når det handler om

skal indrette samfundet

og sige jamen det her med at indrette samfundet på en måde så ingen skaber profit men at man centralt beslutter hvad der skal produceres hvordan det skal foregå og hvem der skal have hvad har været afprøvet

fører til fattigdom det fører til nød det fører til elendighed

undertrykkelse fordi borgerne ikke kan gøre det de vil det er centralt besluttet hvad det er man skal gøre hvor meget man får og hvordan og hvad man kan skrive sig op til det har

at det er en hel del mere fleksibelt

hvad vi gør det til hver især

for profit men vi er derimod meget meget bange for et samfund hvor man ikke giver mennesker mulighed for

undertrykkende jeg mener

at når der gennemføres tilfredshedsundersøgelser kan man se

fordi private institutioner ikke er underlagt så meget bureaukrati som de offentlige

om forældrenes frie valg

i private lommer jeg

dagtilbudsloven og inviterede private firmaer ind på grøn stue

jeg

til aktionærerne

en konkurs med øjeblikkelig effekt stoppede undervisningen og lukkede klasseværelserne

konkurs fra den ene dag til den anden

til sidst

at socialdemokraterne og radikale venstre har skiftet holdning så vil

og jeg synes

det os at der kom svar på

at der skal være profitvuggestuer

vi mener at vi skal prioritere en fælles

i at diskutere i enhedslisten vi var interesseret i at diskutere